i dag er der følgende anmeldelser beskæftigelsesministeren lovforslag nummer l otte og halvfems socialministeren lovforslag nummer l ni og halvfems og

hundrede og tre titler på de anmeldte sager vil fremgå af

hundrede og fem og firs to hundrede og syv og fyrre tre hundrede og otte og tyve til tre

fire hundrede og otte og firs fire hundrede og seks og halvfems til

fem hundrede og fem fem hundrede og seks og fem hundrede og ti er der nogen der ønsker at optage disse ændringsforslag det er ikke tilfældet så er ændringsforslagene bortfaldet

gøre opmærksom på at både ændringsforslag og det samlede forslag i sin helhed kan kommenteres

de fleste familier bliver der her omkring årsskiftet lagt et budget hvor man ser på indtægter og udgifter man prioriterer mellem forskellige ønsker inden for de muligheder som familiens økonomi giver mulighed for nogle gange vælger man noget fra for at få bedre råd til andre eventuelt vigtigere aktiviteter og ikke mindst i perioder hvor

samme måde er det med finansloven der er danmarks budget også her skal vi prioritere mellem de mange ønsker der er inden for den økonomiske ramme situationen er jo sådan set relativt enkel at vi aldrig før har brugt så mange penge som i disse år og to tusind og elleve bliver ingen undtagelse til gengæld har indtægterne været svigtende

ikke nytte at vende det blinde øje til rudekuverterne og fortsætte med at øge udgifterne og forbruget det bliver regningen ikke mindre af og ét er sikkert de forsvinder ikke af sig selv

vi jo nok med stor garanti komme til at høre ordførere fra s og sf tale om regeringens nedskæringer og udsultning og massakre af den offentlige sektor

det er intet nyt lad mig derfor sige det helt klart det er usandt fra ende til anden det er usandt når venstrefløjen forsøger at tegne et billede af at der bliver skåret ned i de offentlige budgetter det er usandt når venstrefløjen påstår at regeringen er skyld i nedskæringer i kommunerne det er usandt når venstrefløjen påstår at regeringen er skyld i fyringer på regionernes sygehuse for faktum er at fra to tusind og et til to tusind og elleve vokser forbruget i den offentlige sektor med fire og halvfjerds milliard

købet korrigeret for pris og lønstigninger per år blandt andet bruges der nitten milliard kroner mere på uddannelse og grundforskning tre og tredive milliard kroner mere på sundhedsområdet mens det sociale område har fået tilført fem og tyve milliard kroner ingen anden regering i danmarkshistorien har via udgiftspolitikken prioriteret offentlig velfærd højere end den nuværende vk regering samtidig med at vi har afdraget på gælden i de gode tider alligevel alligevel bliver venstrefløjen ved med at kræve mere mere forbrug selv om forbruget i den offentlige sektor

i forvejen er verdens største øgede skatter selv om skattetrykket i forvejen er verdens største der er intet nyt fra den kant

ville en øget gældsætning og øget offentligt forbrug betyde betydelig uro omkring dansk økonomi hvis vi i danmark som det eneste eu land gik modsat af alle andre der bringer deres gæld og deres forbrug

øget uro betyder højere risikovurdering af danmark og dermed højere renter for danskerne og dansk erhvervsliv ekstra renteudgifter vil dermed fortrænge andre velfærdsydelser ligesom bare en procent

tredivetusind flere ledige man kan se det meget klart af den økonomiske redegørelse som finansministeren på glimrende vis fremlagde i mandags heraf fremgår det med al sin tydelighed at de lande som har rimelig styr på økonomien har den højeste vækst

de lande hvor der er tiltro til at man kan styre de offentlige udgifter og den offentlige gæld har det laveste rentespænd til tyskland det vil sige den risikopræmie som vi skal betale på renten også her ligger danmark blandt de bedste mens lande som irland

at hvis familiens kassekredit

overtrukket og indtægterne svigter

i banken og bede om at få et ekstra lån og øge sit forbrug

ikke nogen tvivl om at banken vil vurdere ens risiko til at være højere og dermed sætte renten i vejret dermed kommer familien til i de kommende år at bruge flere af deres sparsomme indtægter på at betale renteudgifter i stedet for at betale til andre mere konstruktive aktiviteter i familien

at se i øjnene at vi bliver kreditvurderet når vi skal ud på lånemarkederne derfor er det vigtigt både

og ikke mindst for den enkelte familie og den enkelte dansker at indtægter og udgifter nærmer sig hinanden der skal lægges en klar og troværdig plan for genopretning af økonomien efter krisen

nok bare at komme med nogle fængslende overskrifter om tolv minutter og skinnende reklamer og en forklaring til kreditorerne om at vi skal nok finde pengene vi ved bare ikke lige helt hvordan man bliver nødt til at tage fat om nældens rod have mod til at reformere og prioritere mellem de absolut nødvendige udgiftsposter og de lidt mindre nødvendige og sikre at pengene varer længst muligt

det er lige præcis det som finanslovforslaget og den aftale der er indgået mellem venstre konservative dansk folkeparti og kristendemokraterne indeholder af centrale områder som bør prioriteres med dette års

sundhedsområdet blandt andet med en ny kræftplan flere unge i uddannelse herunder oprettelse af flere praktikpladser samt en vækstpakke blandt andet med mere risikovillig kapital til små og

store virksomheder sundhed uddannelse vækst i enhver privat virksomhed vil en ansvarlig leder løbende tilpasse sin organisation og sine omkostninger til de ordrer som virksomheden vinder derfor er det også tankevækkende at selv om næsten

er det ifølge venstrefløjen udtryk for en massakre og udsultning hvis måske hundrede lærerstillinger i den offentlige sektor skal nedlægges fordi der er færre elever på årgangen men det er egentlig også sørgeligt at der ikke er en større kreativitet på venstrefløjen end kun til at stirre sig blind på ressourceforbruget i stedet for se på resultaterne for ressourcer og resultater er langtfra altid ligefrem proportionale størrelser det drejer sig også om ledelse organisering arbejdsgange engagement og meget mere tag blot hjemmehjælpersagen fra københavns kommune som eksempel på hvad manglende ledelse kan betyde her havde flere penge ikke hjulpet eller tag modsat plejehjemmet lotte hvor kreativitet og dygtig ledelse har gjort en markant forskel for beboerne og de ansatte heldigvis har vi rigtig mange lotter rundtomkring i landet

konstaterer derfor blot at verdens største offentlige sektor på centrale områder stadig ikke giver verdens bedste resultater og vi tillader os derfor at konkludere at flere ressourcer ikke nødvendigvis er svaret på hvordan vi får bedre service og slet ikke i en situation hvor vi ikke har ekstra midler da vil gældsætning være direkte skadeligt

send flere penge og har vi ikke pengene ja så låner vi dem det er et hurtigt velfærdsfiks som måske kan give en kortvarig rus men som vil give store tømmermænd når tågerne letter og regningen skal betales og regeringens linje

hvor der er mod til at prioritere hvor nødvendige reformer på dagpenge su og førtidspensionsområderne bliver gennemført

at det bedste man kan gøre når man gerne vil have ordet er fra starten af ordførerindlægget

at trykke på knappen på pulten så har vi registreret det og så kan vi se på hvordan vi i givet fald

simon emil ammitzbøll

er registreret og vi skønner at hvis man bruger tiden fuldt ud er der plads til femten

os her til de offentligt ansatte

til danskerne at nulvækst

har i dag plus lidt til nogle prisstigninger og til nogle lønstigninger vi lader det være fuldstændig op til danskerne

ikke har nogen konsekvenser eksempelvis har vi konstateret at kommunernes formand jan trøjborg har været ude at sige at op mod titusind job bliver nedlagt i kommunerne som konsekvens af regeringens politik nu ser vi så at venstres ordfører ønsker at forlænge

prioritere det vi beder kommuner og regioner om er at holde budgetterne i to tusind og elleve

giver det jo ikke nogen problemer hverken i forhold til balancen

eller i forhold til den eu henstilling som vi også er underlagt men det der giver konsekvenser på den lange bane

fortæller og signalerer til markeder udeomkring i verden at vi fører en økonomisk politik hvor der er en balance mellem indtægter og udgifter og

prioritere mellem de absolut nødvendige og de

mindre nødvendige initiativer

men gør det

offentlig nulvækst indtil to tusind og tyve jeg spurgte bare om det var det venstre ønskede

man stadig væk vil fastholde at nulvækst ikke har nogen konsekvenser som man siger i venstre

vil man stadig

når eksempelvis kommunernes formand jan trøjborg er ude at sige

op i nærheden af titusind stillinger

tilbage som har svært ved at forstå hvad så årsagen er til de enorme

at nulvækst ikke har nogen konsekvenser men jeg mener at konsekvensen er den modsatte af det som

det at vi holder det historisk høje serviceniveau den historisk høje ressourcetildeling vi har aldrig nogen sinde i danmarkshistorien brugt så mange midler på offentlig velfærd som vi gør i år vi bruger flere penge i år

vi gjorde året før og så videre

betyder også at når vi er i en situation hvor indtægterne svigter efter en international krise

alle andre eu lande og faktisk også andre lande

betaler af på deres gæld forsøger at dæmpe forbruget

venstres ordfører i at det afgørende er at der er er en sammenhæng mellem indtægter og udgifter at der er styr på budgetterne

så kunne man godt fristes til at spørge venstres ordfører sådan i en stille stund og hvis vi nu lader

at give ufinansierede skattelettelser i to tusind og fire og syv

og den eneste

det har herre morten bødskov påpeget

med skattereformen for en hundrede og syv og tyve gang den er fuldt finansieret og den bidrager til holdbarheden i dansk økonomi med omkring fem milliard kroner uden skattereformen

og det skyldes selvfølgelig at skattereformen er med til at øge arbejdsudbuddet det som vi skal leve af nemlig at folk

i forhold til skoleområdet

men pointen er bare at hvis vi kigger på folkeskoleområdet under et

at de samlede udgifter også hvis man kigger på

argumentere for de fuldt finansierede skattereformer er det ligesom at høre statsministeren argumentere for at der ikke foregået overbetaling af de private hospitaler der er kun to det er statsministeren og venstres ordfører suppleret med finansministeren som har den opfattelse ingen andre i samfundet har den opfattelse

derfor

udgifter er der noget den her regering ikke har haft styr på

som rækker frem til to tusind

rigtigt at vi går ind og prioriterer men i den prioritering

det det handler om altså uddannelsesdelen vi friholder den del af det

vi gør det også sådan at det ikke ud over undervisningen og det er tilrettelagt sådan at det friholder de kompetencegivende uddannelser så man kan sige

ole sohn en kopi af det efterfølgende og de ligger også på finansministeriets hjemmeside kan vi

dem som har bedst styr på de offentlige finanser

par enkelte lande som overgår os luxembourg tror

men ellers ligger samtlige andre lande inden for

helt rigtigt påpeger at det er afgørende at man også fra omverdenen kan have tillid til at der er styr på økonomien

men jeg synes også at herre jacob jensen

må erkende at regeringen og venstre ikke har modet til

at gøre noget aktivt ved problemerne i stedet har man en chancesejlads der hver eneste gang der kommer en ny økonomisk redegørelse viser sig ikke at holde stik med den seneste redegørelse der kom i mandags kan vi se at at nulvækstforudsætningen er bristet med fem milliard

ekstra der skal findes hvis man fastholder sit mål om at nå strukturel balance i to tusind og femten herre jacob jensen talt om at der skal være nulvækst i de offentlige udgifter

statsministeren i tv forleden aften love

jo ikke os altså regeringen der har brugt for mange penge det skal vi

det vi kan se allerede nu i de budgetter som vi kan se kommunerne arbejder benhårdt for og som

uanset hvad konsekvensen så måtte være har kommunerne jo sagt nej

det er jo præcis doktrinen fra venstre i den økonomiske politik ansvarsfralæggelse

ikke træffe beslutninger på christiansborg som bringer orden i økonomien men det

nationalbanken vurderer at der bliver behov for at finde ti milliard

at få balance i to tusind og femten dertil skal så lægges den reformmangel man i forvejen havde på vel omkring

ens egen økonomiske plan til at hænge sammen

princippet at der er kommunalt selvstyre de prioriteringer som

finder sted ude omkring i kommunerne

set er en en fornuftig løsning og en fornuftig ramme for de løsninger der skal findes lokalt skal selvfølgelig også besluttes lokalt så vidt det kan

jeg fralægger mig intet ansvar jeg tager gerne det ansvar at vi har brugt for tre og halvfjerds milliard kroner mere end da s og r sad i regering i to tusind og et oven i købet fremskrevet med pris og lønudviklingen mere end da herre morten østergaards parti sad i regering det ansvar tager jeg gerne på mig men jeg tager også gerne det ansvar på mig at vi skal sikre at der er troværdighed og

holdbarhed i dansk økonomi derfor har vi jo blandt andet fremlagt reformer på dagpengeområdet det har vi

de penge som vi tjener i to tusind og elleve er regeringen jo også

interessante man kan se i redegørelsen er at der skal ske

en enorm vækst i det private forbrug i indkøbet af biler og varige forbrugsgoder det skal vokse dramatisk hvorimod

beskyldt for at der bliver brugt for mange penge der er brugt fem milliard kr nogle siger ti milliard kr for meget i kommunerne

problem ja

og fakta er det som jeg har sagt både i min ordførertale og i nogle af de svar

i danmarkshistorien har brugt på offentlig velfærd tre og halvfjerds milliard kroner bruger regeringen mere

det vedkender vi os det ansvar tager vi gerne på os

ord der nærmede sig et svar på det spørgsmål jeg stillede ikke et ord der var gentagelser

man kan se i finansministerens økonomiske redegørelse

varige forbrugsgoder elektronik og den slags man prioriterer altså de private indkøb de skal vokse samtidig med at der også skal spares i det offentlige

det private færre penge til det offentlige det er jo de tal der står i redegørelsen de

prioriterer sådan set bedre plejehjem bedre folkeskole bedre ældrecentre

omtalte det gør vi ud fra to principper ressourcetildelingen har været så høj som aldrig før det vil den også være til næste år

undtagelse det betyder jo selvfølgelig at vi på et tidspunkt bliver nødt til at se i øjnene at når indtægterne svigter som de har gjort på grund af den internationale krise bliver vi nødt til at sige at ok for ikke at skabe usikkerhed og utryghed og dermed

skal vi finde ud af hvordan vi så kan bruge pengene endnu mere kvalificeret

nogle af de mange mange eksempler der er rundtomkring i kommuner og regioner

flere penge i år end sidste år og sidste år end

og så videre det kan man selvfølgelig være uenig i og det kan

samuelsen er men jeg forstår også på venstrefløjen at de synes at vi skulle have brugt endnu flere penge

nu bare havde holdt udgifterne i ro igennem de år hvor liberal regering

hvis man havde haft styr på økonomien

hvorfor gør man det ikke

noget ved efterlønnen at pensionsalderen skal sættes op

vi har haft styr på økonomien i den grad at vi faktisk på et tidspunkt da det gik rigtig godt havde nettoformue vi havde betalt vores gæld af til forskel fra hvad vi var blevet tudet ørerne fulde af fra venstrefløjens side vi skulle have brugt endnu flere penge vi skulle have øget gældsætningen vi skulle have øget skatterne

sektor endnu mere end vi har gjort vi havde styr på økonomien og vi havde også mod til at sige

så skal vi også turde lægge til side betale af på vores gæld så vi har fedt på kroppen den dag det måtte gå galt

det er derfor at når jeg kan fremvise nogle af de plancher

underskud er langt bedre rustet end stort set samtlige andre lande inden for eu

meget stor respekt for samtlige af mine folketingskollegaer uanset om de kommer fra det ene eller andet parti

set at det ikke er mangel på intelligens jeg tror

det er et spørgsmål om at man gerne vil fremstille et forkert billede af den politik som regeringen godt støttet af dansk folkeparti

har været garant for så jeg tror det er et spørgsmål om at

i de her nulvæksttider hvad har konsekvenserne så været for yderdanmark i forbindelse

de arbejdspladser og dermed den aktivitet

et lidt negativt ladet ord men lad os nu bare blive ved det

det vil sige at hvis ikke vi havde ført den økonomiske politik

betydet at endnu flere havde været ledige i udkantsdanmark at endnu flere arbejdspladser var forsvundet fra det område som

nu er jeg ikke minister man

en del af at vi kunne lempe planloven og det er også noget af det som har givet mere frihed og kan give mere frihed til at kunne planlægge lokalt hvordan man ønsker

at sådan skal det være vi ønsker bare at give den mulighed og dermed

mulighed for at udvikle sig i den retning man lokalt ønsker

to tusind og tyve

procent i to tusind og tyve

at der er en enorm kreativitet omkring det at udvikle sine serviceydelser

fokuseret på eksempelvis i holbæk kommune kender jeg

fokuseret på sygefraværet og det er lykkedes man har gjort andre ting i københavns kommune hvor man har udliciteret renovationen

bare sagt at nu har vi en offentlig sektor der er historisk stor den er større end noget andet sted

ikke mindst af hensyn til den offentlige sektor

opfinder tal som oppositionen snakker om jeg snakker om regeringens eget konvergensprogram

en sjov størrelse og det det handler om er jo hvor mange penge i kroner og øre der er til rådighed og hvis man har en lavere procent men af et meget større beløb altså fordi økonomien

venstre forestiller sig at der skal ske

ikke kan misforstås der skal være stigende sundhedsudgifter

mange af de ting som vi har lagt frem er med til at gå i den retning som fru margrethe vestager

der var noget strategi som gjorde at fru margrethe vestager

stemme for alligevel men den er dog en del af det og en del af det at få finansieret den velfærdsstigning

årene fremover vi har lagt en dagpengereform frem som fru margrethe vestager også vil stemme for det kvitterer jeg for

vi har lagt en su reform frem som jeg også håber at vi kan gå ind i nogle konstruktive forhandlinger om vi har lagt en førtidspensionsreform frem som jeg

reformforslag frem som skal være med til at sikre den langtidsholdbare økonomi men det allerallervigtigste for at sikre holdbarheden er at der er troværdighed og sikkerhed omkring den økonomiske

at det skal være med sikkerhed

her på christiansborg men så sandelig også ude i kommunerne vi har striber af rigtig mange gode venstrefolk ude i kommunalbestyrelser og byråd som borgmestre gruppeformænd

som arbejder benhårdt for at få de her ting til at hænge sammen

i øvrigt også andre partier skal jeg hilse at sige det synes jeg faktisk skal kvittere for men jeg synes også vi skal holde fast i at når vi har lavet en økonomisk ramme i fællesskab en aftale mellem regeringen og kl

når der er en overskridelse på eksempelvis fem milliard kr som vi så det her forleden

kommunerne selv

pengene mangler

at regeringen spiller smart for en femmer pengene hænger simpelt hen ikke sammen med de løfter regeringen giver venstres ordfører står her og siger jeg forholder mig bare til fakta men de svar vi får fra regeringen selv viser jo at der er en rekordstigning i antallet af skoler

også af regeringens egne svar at der er flere skolelukninger end der har været

også se at der er en rekordstigning i antallet af elever i folkeskolen hvordan kan venstres

de samlede kommunale udgifter til folkeskolen

jeg konstatere at enhedsudgiften per elev er steget med fem procent i perioden fra

kommunerne i gennemsnit treogtredstusinde og syvhundrede kroner per elev

ni brugte de syvogtredstusinde

det er jo en stigning så det med at sige at vi har skåret ned

både læsning og matematik

konstatere at det går fremad i de små klasser udfordringen er selvfølgelig at fastholde den fremgang for de små klasser og så hele vejen igennem folkeskolen og pisa undersøgelsen måler jo på femten årige og det er selvfølgelig

udfordringen ligger sådan at den kvalitet der kommer ud af folkeskolen sikrer at de elever

også kan tage en mellemlang og videregående uddannelse hvis de

flakke rundt med tallene som man har lyst til sagen er den at kommunerne også har fået langt større ansvar langt flere opgaver de

pensionsbyrden som man selv skal stå for i kommunerne

tal der også viser at går man ind og måler på den enkelte elev på normalområdet

per elev nu end der var tidligere det er kommunernes eget revisionsinstitut der har fremlagt

at venstres ordfører på en og samme tid kan tale om at vi skal have en

at løsningen er at grund af sparehensyn

står her med en artikel fra berlingske tidende fra fredag den tredje december hvor der står elever døjer med hørm og hede sagen er

er elendigt indeklima i de her folkeskoler venstres

ordspillet fejler jo ikke noget men men pointen er at indholdet

jeg kan bare konstatere at under vk regeringen

i fornyelse og vedligeholdelse af folkeskolernes fysiske rammer

cirka to milliard kroner om året

milliard kroner under vk regeringen så vi har faktisk stort set

portion midler vi stiller til rådighed for at forbedre de fysiske rammer det er fakta

benægte men så benægter herre rasmus prehn altså fakta ordspil eller

der skal være flere i klasserne eller ej

at hvis man har meget små klasser som der typisk

det er at man nu vil indføre brugerbetaling på sundhedsområdet og vel at mærke brugerbetaling på behandling på offentlige sygehuse

kunstig befrugtning altså fertilitetsbehandling her argumenterer regeringen så med at det skal være med til at løfte en kræftplan i to tusind og fjorten

noget om fire år er det sådan regeringen

føre ekspansiv finanspolitik det var det sundhedsministeren kaldte

fat i det sidste først hvor mange ekstra personer personaler på de offentlige sygehuse der er

er blevet ansat omkring tolvtusind ekstra personer på offentlige

mindst tre tusind læger og tre tusind otte hundrede sygeplejersker så er det da muligt og det er jo rigtigt at der er steder hvor man har haft for mange ansatte i

til det antal operationer aktivitetsniveau der har været men det er jo ikke et regeringsansvar det er et regionalt ansvar vil

vi taler om ekspansiv finanspolitik også på sundhedsområdet

venstres politik ekspansiv finanspolitik er jo ikke når man tager fra en kasse og

over i en anden inden for samme sundhedsvæsen det får man jo ikke ekspansiv finanspolitik jeg bare høre

den økonomiske politik men det der også er interessant

mange af inden for sundhedsvæsenet

og det kunne jo tyde på at regeringen har

at sundhedsindustrien ikke bare med en masse administrative medarbejdere men

jeg vil gerne give ansvaret blandt andet til regionerne

indsats der bliver gjort ude blandt personalet min egen kone er sygeplejerske så jeg ved hvor hårdt de arbejder hver eneste dag så det ansvar vil jeg gerne give men jeg vil også gerne tage ansvaret i forhold til de rammer som vi stiller op for

i forhold til tilførte midler som jeg har nævnt

tolvtusind ekstra personaler heraf tre tusind læger og

der bliver opereret som aldrig før der blev sidste år opereret

og otteogfirstusind flere personer end der blev gjort i to tusind og et når man så kigger på tilfredsheden blandt de mennesker som er inde over sundhedsvæsenet altså

tilfredse med deres indlæggelse det danske sundhedsvæsen er nummer to i europa

jeg tror

det er sikkert også med vilje

år efter år er blevet flere

det er selvfølgelig der hvor jeg igen prøver at understrege at vi går ind for at det er regionerne

i de opgaver som vi har lagt udeomkring i regioner og kommuner og den prioritering ønsker jeg sådan set ikke at gå ind og blande mig i det er selvfølgelig et ansvar

der vil sige at de har fået bedre vilkår i deres kommune jeg tror der er rigtig mange som oplever at der bliver fyret og skåret ned og det er der blevet igennem lang tid

der har aldrig været så mange ansatte i den offentlige sektor som nu jeg nævnte

også nævne de andre områder

aldrig været brugt så mange penge i offentlig velfærd som vi gør nu

er steder hvor man af forskellige prioriteringsmæssige årsager bliver nødt til at indrette sig i

til den virkelighed som også findes men prioriteringerne og tilrettelæggelsen ude lokalt og regionalt

vi skal lave en prioritering af de økonomiske rammer og de vilkår man kan arbejde under og det gør vi

et frit valg så man udnytte ressourcerne bedst muligt så der

det socialpolitiske område og der hører man stort set altid både fra v og k at folk må tage mere ansvar for deres eget liv for deres egne gerninger og dermed også for deres fremtid

at en regering der taler så meget om

at påtage sig ansvaret nu har vi været i gang med

på besparelser ude omkring i landets kommuner der har været talt om fyringer på vores

det sådan

lave de økonomiske rammer og lave de lovgivningsmæssige rammer men der er

så den lokale prioritering og tilrettelæggelse af arbejdet ude lokalt jeg synes bare det er afgørende når vi kigger på hvad det er fru mette frederiksen

og der må man jo sige også på det sociale område og måske ikke mindst i særdeleshed på det sociale område hvor vi har udsatte grupper og andre som netop har behov for fællesskabets hjælp at de mennesker

indtægter i vores samfund til at give den hjælp og indtægterne i samfundet kommer altså kun hvis der er styr på de offentlige udgifter og når vi i forvejen har verdens største offentlige sektor

så er det altså fattigt at komme med det svar som jeg kan forstå at fru mette

nok altid en fordel hvis venstre udlægger venstres politik og vi socialdemokrater udlægger

besparelser der pågår rundtomkring

eller det er enkelte skoleelever der oplever en forringet undervisning vi taler om at samtlige landets kommuner skal spare

regioner oplever besparelser og dermed at alle

mellem de overordnede økonomiske rammer som jeg kan forstå

ordførerens indlæg at alle mulige tillægsord i

vi vil gerne tage ansvar og vi vil også gerne tage ansvaret for at de ting der sker i det danske samfund udvikler sig i

på hvordan man kan gøre tingene bedre og mere kvalificeret jeg nævnte

leder går ind stærkt engageret dynamisk og tilrettelægger nogle ting på en måde som gør at man kan få tingene til at fungere på en hensigtsmæssig måde de får ikke flere penge end man gør alle mulige andre steder

et spørgsmål om alene at stille ressourcer til rådighed for hvis det var det

at de gør men derfor er det jo stadig væk sådan at det er regeringen der har udspilsretten og det er også regeringen der ligesom lægger linjerne for det

der altså sidder på det her område men det passer overhovedet ikke derudover hører vi gentagne gange at der bliver skåret ned på området

socialdemokraterne sidder med på det her område

men jeg vil også gerne stadig væk understrege for ligesom at gøre billedet fuldstændigt at vi også er inde at prioritere omkring uddannelsesområdet det har jeg vedkendt mig

i i udgifterne til normalundervisning fra to tusind og to til to tusind og ni på folkeskoleområdet på seks procent det viser den uvildige

at når venstres ordfører taler om at der er afsat flere penge til folkeskolen

men nu skal de overenskomstansatte lærere have pension fra kommunerne

jeg gerne vil forholde mig til jeg øvrigt glad for at vi bliver ved folkeskolen for det synes jeg er et helt centralt emne er at de resultater der kommer ud af det uanset hvad man så medregner eller ej det der kommer ud af det er at vi har bedre elever i forhold til for eksempel læsning

nu i tredje klasse som de før gjorde i fjerde klasse og eleverne er nu lige så gode til matematik i fjerde klasse som de før var i femte klasse det jeg så i et tidligere svar prøvede at give udtryk for

det er så interessant at venstres ordfører netop henholder sig til resultater

er jo den pisa rapport der viser

er det blevet markant dårligere med de femten årige

læsning matematikkundskaber og så videre

handler om at der ude i kommunerne er uuddannede lærere som bliver ansat som vikarer fordi kommunerne ikke har råd til at ansætte

handler om at der er blevet fyret cirka dobbelt så mange lærere som det faldende elevtal

er tale om at der aflyses timer i et hidtil ukendt antal

er for et resultat herre jacob jensen tror der kommer ud af den her førte politik der er som sagt brugt seks procent mindre på normalundervisningen i folkeskolen fra to tusind og to til to tusind og ni

investeret massivt i fagligheden i folkeskolen som jeg kan forstå at fru pernille vigsø bagge også interesserer sig for det synes

siden to tusind og tre har der været afsat mere end fem milliard kroner

i dansk og matematik for de yngste klasser og det er jo noget af det

før man læser bedre og man regner bedre i de små klasser udfordringen er så og det er

det pisa undersøgelsen egentlig dokumenterer at den

positive udvikling i de små klasser selvfølgelig også

men det helt afgørende for mig er at slå fast at vi har et velfærdssamfund og en offentlig sektor herunder på folkeskoleområdet sundhedsområdet og ældreområdet som aldrig før har haft så mange ressourcer

de elever der forlod folkeskolen før sommerferien uden hverken at kunne læse regne eller skrive ordentligt startede i første klasse i to tusind og et da venstre konservative og dansk folkeparti fik ansvaret for danmark i ni år har regeringen haft alle muligheder

og nu er dens svar så kommet megaklasser og flere karakterer til vores børn børnene skal stemples og det hele skal selvfølgelig offentliggøres

hvordan vil regeringen klare sine egne test

femten seksten til at blive tre og tredive hun dumper men hun får en ny chance for som alle andre i hendes generation

to og firs har været undervisningsminister i seksten år finansministeren ligger også lavt europas førende økonomiske avis rangerer ham som

af nitten europæiske finansministre selv den græske finansminister ligger foran det er også dumpekarakter

skolelærere pædagoger og sygeplejersker

fyres nu i stort omfang børn må i disse dage derfor sige farvel til deres yndlingslærer på plejehjemmene tager

ældre afsked med sin hjælper som i årevis har været en tryg samtalepartner i en ofte ensom hverdag og ind ad brevsprækken hos børnefamilierne dumper i det nye år nu en mindre børnecheck mange børnefamilier lyttede sikkert til de konservative da de i valgkampen lovede

lander regningen i børneværelset i strid fra valgkampen må børnefamilierne nu leve med at børnechecken beskæres at der er færre penge til børnene det er simpelt hen ikke fair hver dag knokler

børnene passes mor besøges på plejehjemmet enhver svarer sit

regningen for megaskattelettelserne til bankdirektørerne hvorfor skal deres mor på plejehjemmet have en ringere omsorg hvorfor skal deres børn have dårligere pasning i børnehaven og færre undervisningstimer i skolen hvorfor skal de betale regningen for de ufinansierede skattelettelser sig nu sandheden for det passer jo ikke når statsministeren siger at regningen er betalt fortæl almindelige familier at det er deres børn deres far og mor på plejehjemmet som nu betaler regningen for de ufinansierede skattelettelser

regeringen har konsekvent taget fejl af krisens omfang først undervurderede man krisens konsekvenser for arbejdsløsheden og for væksten man gav bankerne frit løb og bankdirektørerne store ufinansierede skattelettelser

danske virksomheder nye eksportmuligheder så kan vi gøre det vi kan styrke samarbejdet mellem vores universiteter forskningsmiljøer og erhvervsliv til gavn for vækst og nye arbejdspladser investerer vi nu

danske arbejdspladser igennem generationer

af viden og uddannelse men desværre halter uddannelsen af vores børn og unge gevaldigt vi sakker bagud regeringen

ansvaret de sidste ni år haft

så skal man ikke citerer være flov på nationens vegne

tørre det af på andre

vi skal satse på uddannelse hvis vi vil vinde kampen om fremtidens arbejdspladser men hvad gør regeringen

op mod seks milliard kroner

det er forkert vi skal investere mere i uddannelse og forskning vi skal løfte folkeskolen og ikke indføre mega klasser og gennemtvinge mega besparelser flere skal have en ungdomsuddannelse vi taber unge på gulvet nu og vi taber vækst og velstand hvis mega besparelserne

og forskningsområdet får lov til at fortsætte

vandrer sygeplejersker og andet godt personale ud fra vores fælles sygehuse med en fyreseddel i hånden overbetalingen af privathospitalerne stopper i det sekund et nyt flertal får magten

for at alt bliver undersøgt

skal pengene bruges på vores fælles sygehuse patienter skal have valgmuligheder og dem med størst behov skal behandles hurtigere de kræft og hjertepatienter der venter på bedre behandlinger skal selvfølgelig sikres det vores ældre medicinske patienter og vores psykisk syge skal have bedre pleje og omsorg det er dem vi skal bruge pengene på ikke

at der er to klare veje i dansk politik

investeringer i fremgang det er valget for danskerne yderst på højrefløjen står regeringen og dansk folkeparti privathospitalerne overbetales

skal fjernes nye besparelser vil ramme almindelige familier vores børn de ældre og uddannelserne samfundets top forstår vi nu skal sikres nye store skattelettelser snævre flertal og endnu mere blokpolitik på midten af dansk politik står et nyt flertal parat til at påtage sig ansvaret for danmarks fremtid og sikre at der investeres i uddannelse vækst og arbejdspladser

derfor skal millionærer og bankdirektører betale mere til fællesskabet og samtidig skal vi alle blive lidt længere på arbejdsmarkedet gør

kan vi sikre vækst og velfærd i fremtiden finansloven byder heldigvis også på enkelte brede aftaler satspuljen er fordelt igen blandt andet på uddannelse forskning politi og kultur

til at nå hinanden og det er rigtig godt for danmark efter ni års regeringsansvar kræver regeringen nu ro i folkeskolens klasser ej heller her kan man sige at regeringspartierne går foran som et godt eksempel finanslovaftalen bæres igennem på det yderste af det yderste mandat ugers uro har præget regeringspartierne vi forstår at mandat nummer halvfems stemmer for finansloven mere af nød end af lyst regeringens

grundlag støtter ikke aftalen og står ikke bag den førte økonomiske politik der er en anden vej for danmark en ny start er der behov for så danmark kan komme i gang igen

alle med og alle dele af landet skal med men det kræver forandring

ikke at vedtage en finanslov som hæmmer væksten

thulesen dahl mike legarth simon emil ammitzbøll kristian jensen pia kjærsgaard rasmus jarlov michael aastrup jensen hans kristian skibby mads rørvig bent bøgsted

er steget men vi overlader det trygt til danskerne

at der ikke var problemer med regeringens førte økonomiske politik hvordan kan det så være at kommunernes formand nu siger

som en konsekvens af regeringens økonomiske politik

det svarer jo nogenlunde til at poul nyrup rasmussen havde sagt

flere penge på det offentlige end poul hartling gjorde væksten stiger i samfundet men det man skal forholde sig til

prøve at gå ud i en folkeskole man kunne prøve

besøge en daginstitution man kunne prøve

at besøge et sygehus man kunne prøve

at besøge et uddannelsessted der

der kunne man så prøve at starte med at spørge har i oplevet besparelser ja ville

spørge hvad tror i årsagen er til det ja det er at regeringen blandt andet

laver gode nok aftaler med kommunerne og regionerne som sikrer at vi har penge til at afholde de udgifter vi rent faktisk

er det der presser kommunernes økonomi ja det er eksempelvis at der kommer flere ældre og hvad er det regeringen har gjort i forhold til lige nøjagtig det faktum at der kommer flere ældre

finansminister altså den mand der håber at der kan komme et regeringsskifte og at

har vi nogen sinde brugt

til danskerne om de oplever at det er nok

så skal der mere gives er det ansvarlig politik

fra den socialdemokratiske finansordfører

er eksempelvis forud for et folketingsvalg i to tusind og syv

blev sagt af den tidligere finansminister som

til stede i salen i dag megaløft i velfærden socialdemokraterne lover heller ikke på et pressemøde inden et folketingsvalg århundredets reform af den offentlige sektor

der det går galt når man lover da man laver en finanslovaftale med dansk folkeparti

er en god dag for børnefamilierne fordi nu går lukkedagene i graven sagde den tidligere vicestatsminister bendt bendtsen

siger tingene som de er

de ting som han siger og som han har sagt talrige gange fra den her talerstol er at der er megabesparelser i de offentlige budgetter hvis vi så samtidig kan konstatere her i dag på denne onsdag at der aldrig nogen sinde

brugt så mange penge i den offentlige sektor har der så været megabesparelser

hvis man vil sige tingene som de er

er at vi aldrig nogen sinde har brugt så mange penge på offentlig velfærd som vi bruger i

i blå blok måske ikke mindst dansk folkeparti

er jo konsekvensen af en uansvarlig økonomisk politik hvor børnene i kommunerne hvor pensionisterne i kommunerne hvor eleverne i folkeskolen eleverne på ungdomsuddannelserne

og de ansatte på sygehusene

jeg tror ikke at vi to spørgere skal gå rundt i ret mange byrådssale for rent faktisk at finde budgetplanlægninger som har betydet megabesparelser

når man ikke fra den her regerings side og som det eneste parti der stemmer for bloktilskudsaktstykket i finansudvalget vil sikre at kommunerne har penge eksempelvis til det pres der kommer fra flere ældre at man har penge til at indfri det faktum

for det er det der sker rundtomkring i kommunerne og jeg

i den borgerlige blok har nogen fornemmelse af at der skulle være foregået nogen besparelser i kommunerne eller i regionerne

holdt finansministeren

pressemøde om sin økonomiske redegørelse næste år er der minusvækst

finansministeren siger selv at der skal fyres op mod tre tusind i kommunerne og i regionerne og i staten

virkelig ikke kan se at der foregår

på ældre på børn på udsatte grupper

lavet store redegørelser for at finde ud af årsagerne til

det handler om at man har lavet nogle økonomiaftaler med kommunerne

slår en tyk streg

de demografiske udfordringer for kommunerne

udgifterne til pleje dermed stiger når finansministeren

kommunerne mulighed for i tilstrækkelig grad

det skred der er i udgifterne de penge man skal bruge på

udsatte grupper og når man ikke vil give penge til at

børn i folkeskolerne som har behov for specialundervisning rent faktisk

jamen altså så er det da klart at

og når kommunerne har de udgifter så skrider budgetterne men jeg synes bare man

og man kan have den type af synspunkter som fremføres i øjeblikket fra højrefløjens side så synes jeg man skal gå ud i kommunerne og

det indrømmer ordføreren men om det er nok kan man ligesom lade stå hen i det uvisse men nok er nok når det gælder udgifter i det danske samfund

jørgensen ikke har været statsminister forgæves

kan se at førende økonomer advarer imod

almindelige mennesker skal få en bedre tilværelse hvordan ganske almindelige mennesker

skal almindelige mennesker skal kunne få deres børn til at gå i en ordentlig skole

et spændende indlæg og jeg glæder mig til at se

en lad lad mig så sige det forhåbentlig ikke nyvalgt borgerlig regering men

man så kan stå og anklage folk for at bruge for meget uden at sige hvordan

finansieres synes jeg måske at

man opfattelse at selv hvis man fjerner topskat

at der er behov for reformer af det danske samfund

udgave af sloganet for avisen dagen altså fra folk der ikke kan tale til folk der ikke

eneste svar

og af liberal alliance i særdeleshed fordi vi tager lidt mere ansvar

smile med lidt korslagte arme osv

at den almindelige metaltræthed skal sørge for at herre morten bødskov bliver minister

sundhedssystemet

vil sikre væksten hvordan socialdemokraterne vil sikre

der skal laves reformer som sikrer at folk bliver længere på arbejdsmarkedet

at tage fat på men problemet er jo at vi har et handlingslammet flertal og i øvrigt et

at forlade en finanslovaftale og dermed er der jo ingen samling om den økonomiske politik i den blå blok vi har

at anklage socialdemokraterne for tror jeg mere eller mindre aldrig at

tage et ansvar for de nødvendige reformer jeg skal bare minde om at hvis ikke socialdemokraterne i to tusind og fem og to tusind og seks var gået i spidsen for behovet for reformer tror jeg at de fleste herinde er enige om

været lidt svært med den daværende velfærdsaftale den velfærdsaftale var med til at

bliver bedre når vi får en ny regering der kommer for eksempel flere i arbejde vi får bedre indsats for velfærden vi får en bedre indsats for

selv om vi gør en god indsats for at få flere i arbejde så vil der

kommer nogle reformer for de arbejdsløse der sikrer

for de arbejdsløse som gør at dagpengene får en højere værdi vi ved jo alle sammen at dagpengenes værdi er

er at en ny socialdemokratisk ledet regering vil have øjnene og blikket stift rettet mod behovet for at skabe vækst skabe arbejdspladser skabe fremgang for danmark det er det bedste vi kan gøre for dem der på grund af den modsatte

fra den her regerings side er havnet i arbejdsløshed det gælder de unge det gælder de langtidsledige og det gælder dem som er

som vi kan se af de ændringsforslag der

til finansloven at fattigdomsydelserne også vil blive fjernet så der er en hel række af initiativer i det udspil

de der fattigdomsydelser som er indført under den her regering ingen tvivl om det

helt sikker på

det bedste alternativ men vi kan altså også se at arbejdsløse og det er

i dagpenge når man bliver arbejdsløs det er derfor jeg appellerer meget til at socialdemokratiet tager den side af

fordi de store virksomheder fyrer folk i bundter

kan leve et nogenlunde normalt liv og ikke er tvunget til at flytte fra hus og hjem fordi deres økonomi

det er netop derfor at vi tager fat på fattigdomsydelserne som den her regering med dansk

der kommer jo et ændringsforslag til afstemning

hænger fast omkring den her finanslov

for virkelig at vise at de mener det når de siger at de er modstandere af fattigdomsydelserne

og halvtreds timers reglen kontanthjælpsloftet og starthjælpen det gælder kristendemokraterne og jeg har også forstået at liberal alliance

om der er vilje til at forfølge den hjertevarme som

jeg vil egentlig også sige

er behov for at der bliver ydet en ekstra social indsats ved at vi har en pulje

at sikre at væresteder behandlingstilbud og så videre kan fortsætte at mellemindkomstfamilier får råd til

selvfølgelig gøre det men et af de punkter

diskuterede før med herre frank aaen og som jeg har forstået er centralt for kristendemokraterne er at sikre at

ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet som hænger fast i kontanthjælp som

et helt centralt punkt hvor man hvis man ville

man kom i folketinget

til de socialt udsatte i forhold

lægge op til at der frem til to tusind og tretten

den finanslov der lige er kommet her skal spares op imod seks milliard kroner på uddannelse og

sikre at vi kunne få gang i danmark igen ja så skulle man bare

pointen jo bare

per ørum jørgensen er blevet lullet ind i er den samme gamle kedelige blokpolitik

herre morten bødskov ikke kommer med noget svar

talerstolen med en kollapset økonomisk plan der er undsagt af store dele af fagbevægelsen og dumpet af førende økonomer

medføre øget gældsætning

hvis man ikke mener der er foregået nedskæringer i vores velfærd så ved jeg simpelt

rundt til kommunerne og gennemse deres budgetter

de rent faktisk sparer på det er undervisningstimer i folkeskolen det er lærervikarer som ikke er læreruddannede som der står på

det er indsatser over for socialt udsatte grupper

svære kår at man ikke længere kan have sociale medarbejdere på gadeplan det er den type af indsatser som er med til at styrke vores velfærd og holde vores samfund sammen som kommunerne lige i øjeblikket blandt andet er inde

hvorfor

den her regering med det her flertal

rammer for økonomien med kommunerne og regionerne som ikke gør det muligt

i to tusind og ti end i to tusind og ni

man man har siddet

at få kastet virkeligheden på bordet det er svært

når man

århundredes reform af den offentlige sektor laver finanslovaftaler hvor man siger at dette er en god dag for børnefamilierne

nu går lukkedagene i graven så er det klart at

kan være noget af en overraskelse der er virkeligheden bare den at det der sker i kommuner og det der sker i regioner er at der er

rent faktisk er berørt af de her besparelser

hvordan oplever børnefamilier at

undervisningstimer i den lokale folkeskole bliver sænket at der ikke længere er penge i kommunekassen til at man eksempelvis kan have en tolærerordning til at sikre ordentlig indskoling i

nok at man bruger flere penge fra år til år og det er også rigtigt nok at der er afsat

penge men det man bare skal huske på er at udgifterne

nok til at indfri de udgifter der rent faktisk er

derfor at det går galt for jer

lidt småirriteret over at danskerne åbenbart ikke er taknemlige nok

man mener man har gjort det det forstår jeg helt fint men

der er besparelser der sker besparelser på vores sygehuse der sker besparelser i vores folkeskole der sker besparelser på vores

givet

er er problemet jeg mener faktisk at man laver temmelig at kommunerne

hvor fire regioner ud af fem

har fået syn for sagen i de her måneder

konsekvenserne af regeringens førte økonomiske politik

som dansk folkeparti står bag det parti som må man forstå siger et

hvad er det man står bag fra dansk folkepartis side det er en økonomisk politik som betyder at der sker afskedigelser i tusindvis i kommunerne lige i øjeblikket det er en økonomisk politik som betyder at der sker besparelser på ældreområdet på sundhedsområdet på daginstitutionsområdet og

ikke fordi de offentligt ansatte ikke løber stærkt nok

til at løbe endnu stærkere nej

pia kjærsgaard er at man laver aftaler med kommunerne og regionerne som ikke gør det muligt at afholde de udgifter

hvis dansk folkeparti virkelig mente

de nederste i vores samfund der skal have mere pisk så skal efterlønnen fjernes

der skal være enorme besparelser i det offentlige det er ligesom svaret det har jeg hørt herre rasmus jarlov

og de konservatives finansordfører sige gentagne gange

folk mærker konsekvensen af den førte politik de mærker konsekvensen når de skal aflevere deres børn i daginstitutionen når eleverne

hæftet eller klistret sammen det er det der er virkeligheden det kan man godt forsøge at benægte

men så skal man også bare være klar til at tage konsekvensen af det

er at vi får en ringere folkeskole at vi får dårligere pasning

det udstiller jo bare hvilket kaos der er om den økonomiske politik i blå

man forstår at de konservative også tidligere formænd og nuværende økonomi og erhvervsminister kæmper en indædt hård kamp for i den

ikke en afskaffelse af efterlønnen med så i hvert fald en væsentlig forringelse af efterlønnen

så fået en kold klud i ansigtet

efterlønsafskaffelsen med i regeringens kommende

den lader vi lige stå et øjeblik jeg vil bare sige

bliver med socialdemokratiske stemmer og jeg synes man skal melde klart ud og sige hvis det er det man vil hvis man mener

men jeg kan så forstå at en ansvarlig finanspolitik skal afløses af følelser

her følelser det vil sige at hvis man sådan føler at der er

det virker meget desperat det må jeg sige og det virker meget meget virkelighedsfjernt altså hvis man vil forsøge at foregøgle den danske befolkning en virkelighed

der er ingen problemer overhovedet alt kører bare derudad

der står i aviserne om at der sker store besparelser på uddannelse at der bliver fyret folk på vores sygehuse at pensionisterne

må vi forstå som skriver dårligt om en regering som virkelig gør det godt

oplever den her regerings førte politik tale med dem fornemme hvad det er de har af bekymringer og prøve at gøre de bekymringer til

bekymringer det er det vi gør og det er derfor vi har fremlagt en plan som betyder at vi styrker den grundlæggende velfærd en hvor vi beder folk der har tjent styrtende på den her regering om at betale mere

vi samtidig ansvarligt siger at med henblik

så langt ude at man i en situation hvor danmark vel næppe har været i en mere udsat og sårbar position og

af den her regerings indsats når det handler om konkurrence når det handler om uddannelse når det handler om forskning når det handler om forberedelse af dansk økonomi med henblik på reformer som en

beskæftige sig med det statsministeren sidder for bordenden og så meget må man dog snakke med ham så tror jeg man kunne få en god diskussion om hvad det er for udfordringer det her land står over for

bare sige det stille og roligt hvis man ikke vil være med til at tage ansvar for det tager vi andre

handlingslammet i forhold til de reformer som skal til

lade være med at holde alle de her skåltaler

har en følelse af at tingenes tilstand

jeg forstår godt at måske særlig dansk folkeparti kan have lidt svært

at acceptere at danskerne reagerer som de gør

men der er jo en årsag til

forud for folketingsvalget

lave kvalitetsreformer som nærmest skulle være guld og grønne skove for de offentligt ansatte måtte

stort set ikke den ting der ikke skulle ske når vi lyttede til

i valgkampen i to tusind og syv og så kommer virkeligheden

den er at den økonomi som man er klar til at give kommunerne og regionerne

staten for den sags skyld

hverken til at indfri de løfter man har givet eller til at sikre at der er en fornuftig udvikling af servicen det er der det går galt og det er der hvor jeg godt

den danske økonomiske udvikling siden to

elegant udenom

der sker andre ændringer i forbindelse med nedskæringer i ens kommune eller

besparelser på vores uddannelsesområde inden for socialområdet på kulturområdet og

andre områder som er med til at sikre at vi kan have et godt og trygt liv og kan forny vores samfund

kollektiv virkelighedsflugt fra venstre konservative og dansk

gå ud og spørg dem hvad er jeres bekymringer

man få svaret fra børnefamilierne fra pensionisterne fra børnene

at antallet af lukkedage måske er på vej op i en kommune

af undervisningstimer i nogle kommuner bliver skåret ned at der er forringelser

den grundlæggende velfærd det er konsekvensen af regeringens økonomiske

at man ikke vil lytte til almindelige menneskers

er jo bare det bedste billede på at man har siddet alt for længe

betyder det det betyder jo at almindelige hårdtarbejdende familiers hverdag er blevet ligegyldig for

syvende december i forhold til at man vil hæve de offentlige

vi har fremlagt en plan som er fuldt finansieret og som gør det muligt at sikre at vi kan løfte de offentlige udgifter

det kan være vanskeligt for højrefløjen i dansk politik

ufinansierede skattelettelser igen de konservative forstår vi

rent faktisk har bedt dem der har tjent styrtende på den her regering om at bidrage lidt mere til fællesskabet det er det vi gør hvorfor gør vi det

at det her land satser på uddannelse satser på vækst og satser på arbejdspladser vi synes ikke at det en god idé at der skal spares

kroner på uddannelses og forskningsområdet frem til to tusind og tretten

svaret er det ganske enkle at der er fremlagt en plan som muliggør at vi kan løfte de offentlige udgifter at vi kan sikre at de

ikke finder sted

dem der har tjent styrtende på den her regering om at bidrage til derfor kan vi øge det offentlige forbrug det gør vi gerne og det gør vi fordi alternativet i dansk politik er så klart en ting er som sagt at man har fjernet sig så enormt langt fra virkeligheden som den debat vi har haft her i den seneste tid er udtryk for men noget andet er jo at i en tid hvor arbejdsløsheden stiger væksten halter af sted

at der kommer flere arbejdsløse når der er behov for færre arbejdsløse at væksten falder

vi får gang i væksten at man skærer ned på uddannelserne når der er behov for at man øger investeringerne i uddannelse

i dansk politik og det er det alternativ som jeg er glad for rent faktisk er blevet bekræftet her i dag at det så er blevet krydret

den tidligere sr regerings

overraskelse det er derfor vi har fremlagt en plan som gør det muligt at sikre at de store besparelser som finder sted i kommunerne og regionerne bliver slettet

regeringen har med dansk folkepartis hjælp forsøgt at bilde befolkningen ind

vi

det handler om at man har

så er det jo bare vi spørger hvis det virkelig var så enkelt hvordan kan det så være at der udrulles den ene store

denne omgang næste

og at landet var i en forholdsvis god gænge

ordfører og jeg skal da lige love for

nedskæringer som herre morten bødskov

så kommer den tredje ordfører i rækken dansk folkepartis ordfører og har så en mulighed for

og komme lidt tættere på den virkelighed som vi rent

befinder os i end de to første ordførere gav udtryk for for sandheden er jo i virkeligheden at vi har haft en finanskrise det har ikke været berørt

vi har haft en situation hvor vores samlede velstand her i landet er drattet ned som den er i stort set alle verdens lande

er for mange danskere der som følge af den krise bliver ramt af eksempelvis ledighed fordi vi ved at det rammer

skabe store problemer for en families økonomi

sat gang i ting vi har sat turbo på

for eksempel anlægsinvesteringer i det offentlige vi har villet have at der blev investeret i og renoveret flere daginstitutioner flere skoler flere ældrecentre fordi vi har vidst at det

skabe beskæftigelse på på et tidspunkt hvor der ellers ville være problemer for mange danskere det er jo lykkedes på en en fin måde at sikre langt flere i beskæftigelse end det der var frygtet vi har kunnet se at udviklingen i ledigheden er blevet bedre at der er færre der er blevet ledige end det man

ledighedstallene nedjusteret

procent til to procent i vækst i det danske samfund

lykkedes vi havde også

den offentlige gæld var blevet til et nettotilgodehavende og det er klart at hvis man kommer ind i krisen med en stor gæld så har man

hvis man kommer ind i krisen når gælden er betalt væk

set også meget godt at det var lykkedes så vi er ikke på samme måde som england irland grækenland spanien og portugal ramt så hårdt vi har bedre muligheder for at komme igennem krisen på en god måde samtidig har vi kunnet sikre en historisk stor offentlig sektor det er også været et kendetegnende debatemne her i dag at den offentlige sektor aldrig nogen sinde i historien har været større vi har aldrig brugt flere penge på offentlig velfærd end vi gør denne onsdag

set godt det er godt vi har haft mulighed for det en masse mennesker har

jeg mener hvis vi bruger fire og tyve milliard kroner mere på sundhedsvæsenet

gjorde i to tusind og et så er det blandt andet derfor at

flere patienter hvert år kan behandles

set meget godt for de patienter der ellers ville stå på en venteliste at de nu kan blive behandlet det synes vi i dansk

godt vi kan også konstatere at den

i forhold til vores samlede velfærd aldrig har fyldt så meget den fylder en del mere end det herre poul nyrup rasmussen i to tusind mente at der var plads til i år det skulle man så tro at fra nogle der gerne vil have at den

alligevel ikke stor nok men den fylder altså en del mere af vores samlede

som den daværende socialdemokratiske statsminister mente der var plads til i år det er da interessant i forhold til den debat der lige har været de sidste par timer også med venstrefløjens aktive engagement hvis vi kigger på antallet af offentligt ansatte

der heller aldrig været så mange der er lige kommet tal der viser at der kommer tolvtusinde flere i år

velfærd ud af pengene men hvis man rent faktisk mener at de offentligt ansatte er dygtige og engagerede yder et aktivt bidrag til at ældre bliver plejet til at de syge bliver behandlet på sygehusene

rigtig mange dygtige engagerede offentligt ansatte

er meget godt gået at vi vi har præsteret det men nej der er kun ris der er ikke ros for det og hvad skyldes det så ja det skyldes jo at man fornægter at det rent faktisk er virkeligheden

godt nok at vi siger tingene som de er men når vi så

at vide at de ikke er som vi troede så taler vi om hvordan folks følelser måske er så vi overlader trygt til danskerne at

har man jo sagt at selv om vi altså har den største offentlige

jeg ved ikke hvordan man beregner det i nordkorea og cuba det kan godt være at man der mener at kunne beregne det på en måde så man har en større offentlig sektor end vi har i danmark men ellers er vi vel det land i verden der

der er nogle spørgere her i formiddag der får mindelser

halvfjerdserne om anker jørgensen

finansieres man skal betale regningen

set også været villig til at sige ja skatterne skal stige med over tredive milliard kroner de næste tre år kære danskere i skal betale over tredive milliard kroner mere i skat de næste tre år det er da et synspunkt at have

de skattestigninger der vil komme så altså løftet er skattestigninger på over tredive milliard

skattestigningerne er kun første fase af de stigninger man vil se fremover

det radikale venstre udstikke et princip som jeg så på et tidspunkt her i efteråret om

må finansiere øgede offentlige udgifter med stigende skatter

den kan vi jo bare lade stå

hvordan man så vil kombinere s sf planen med det princip bliver jo efter den debat vi har haft i formiddag

iagttage hvis nogen får lov til at gøre forsøget på et tidspunkt vi vil ikke anbefale det men vi har dyb respekt for vælgerne så vi må jo se hvad de afgør på et tidspunkt i den aftale vi har lavet om finansloven for næste år

gode ting gode forbedringer som ingen har været inde på endnu jeg synes

flere penge til sundhedsområdet næste år to milliard

der bliver sat initiativer i gang for bedre rehabilitering

af kræftplaner til gavn for nogle af de mest udsatte i vort land der er flere hospicepladser så hvis man desværre ikke

får man bedre vilkår og bedre pleje i den sidste sidste tid af sit liv

det er noget vi har kæmpet for i årevis nemlig at der skal være tilstrækkeligt

døende patienter så de ikke ligger på en hospitalsgang men faktisk har nogle ordentlige omgivelser i den sidste svære tid det er også godt for deres familier der kan blive aflastet på den vis der er initiativer for en generelt bedre rehabilitering vi ved at der er rigtig mange der bliver genoptrænet eksempelvis efter en blodprop efter svære skader mange bliver godt hjulpet i kommunerne på genoptræningscentre men vi ved også at der er nogle som ikke får et tilstrækkeligt tilbud og de skal have et bedre tilbud der sættes en hundrede og halvtreds million kroner af over de kommende år til at løfte rehabiliteringen altså genoptræningen af de her blandt andet svært hjerneskadede patienter

noget vi så har sat fokus på og fået sat penge

udlændingeområdet hvor vi viderefører bestræbelserne fra to tusind og to

der kommer her til landet rent faktisk også

at danmark er blevet et lukket land at der ikke er nogen

østeuropæiske bander der huserer de folk der kommer her til danmark og udnytter danmark forsøger at plyndre

vi skal have det opklaret vi skal have det opsporet og de ansvarlige skal fængsles

til ansvar for det de gør alle de ting er også en del af finanslovaftalen for to tusind og elleve

nogle af de ting som vi har lagt meget vægt på fra dansk

fem kommuner der får lejlighed til

eget ansvar finde ud af hvordan de gør det vi er nemlig ikke drevet af det her med at statslig styring i sig selv er et mål vi er drevet af at borgerne får den bedst mulige service for de penge vi nu engang har i den offentlige sektor vi har

for at forvalte folks penge så ansvarligt som muligt

den her finanslov for to tusind og elleve

der er mange af den type ting som ikke har været en del af debatten her i formiddag men som nok turde

alle folketingsmedlemmer har læst den samlede finanslovaftale men der kan være enkelte borgere ude i det ganske danske land som endnu ikke har fået sat sig ind i alle enkeltheder

først nævner jeg de ordførere vi har registreret

herre jacob jensen herre ole sohn herre morten østergaard og herre frank

flemming møller mortensen fru margrethe vestager herre steen gade

fra vores side valgt at lægge rigsrevisionens beretning til grund vi

vi synes det er meningsløst at gå ud i en langstrakt

om rigsrevisionen ser rigtigt eller ikke ser rigtigt de har påpeget nogle ting de har påpeget at de mener at man kunne

det tager vi til efterretning og så må man arbejde videre vi kan konstatere at i den periode

til det her med om der har været overbetaling eller

overbetaling har det frie valg været suspenderet på grund af den strejke der var i to tusind og otte det betyder også at vi synes at

hvorvidt man i den periode hvor det har været suspenderet har grebet tidligt nok ind fordi det gav nogen mening når det har været suspenderet så så

handler overbetalingssagen jo faktisk om at man systematisk har overbetalt privathospitalerne og at man kunne have

i aktionærerne i de private sygehuse og det er altså ikke sikret at der er

har været ført i forhold til sygehusene også i forhold til det at der har været en frit valg mulighed og

kunne komme på et privathospital hvis man ikke kunne blive behandlet på et offentligt sygehus inden for fristen har samlet set været til meget meget stor gavn for patienterne det er der

også været til gavn for den effektivisering der

på de offentlige sygehuse når de offentlige sygehuse i dag behandler langt flere patienter end man gjorde tidligere

uanset pengepung altså uanset om man var minister eller man ikke var minister uanset om

behandlet på et offentligt sygehus inden for en vis frist det har været til stor gavn for patienterne det har sikret at de offentlige sygehuse

langt flere patienter end de gjorde tidligere så samlet set har vi fået langt mere sundhed for pengene

det er også derfor det har været til gavn for patienterne så kører der

en meget specifik debat om hvorvidt man på et givent tidspunkt lidt tidligere i processen kunne have forhandlet sig frem til bedre priser

ud i nogen lang diskussion med rigsrevisionen fordi vi også har interesse i helt ærligt at rigsrevisionen er en autoritet i det her samfund og at rigsrevisionen kan

morten bødskov tidligere at socialdemokraterne vil lægge følelserne til grund for den økonomiske politik som de agter at føre altså hvis

ikke føre økonomisk politik på den måde i virkeligheden

er det jo lidt pudsigt når man når man hører de synspunkter der er kommet til udtryk om om følelserne hvis nu man konstaterer at det offentlige forbrug er tredive procent af vores samlede bruttonationalprodukt

tal hed seks og tyve procent af vores samlede bruttonationalprodukt så kan man jo konstatere at når vi så i dag ligger på tredive

ikke mener det er nok

kan føre økonomisk politik på det tror jeg de fleste ved hvis der stadig væk sidder nogle der så

den opfattelse at de ikke vil lede landet på den måde hvis de kom til

også bliver fremført at vi på den ene side

påstande til at hænge sammen

det fordi man tager den graf man kigger på og vender den på hovedet

vender den på hovedet passer den jo ikke hvis hvis pilen peger opad

man måske bruge dagen på at komme tilbage til

det rent faktuelle og få vendt papirerne på den

det er en fantastisk intelligent debat der foregår mellem finansordførere man

og ordfører fra en talerstol det er helt imponerende

i at det gælder om at bruge de sparsomme midler vi har

historien om palle alene i verden står statsministeren jo helt alene med et synspunkt om at der ikke har været overbetaling af de private hospitaler

at hindre at den form for

af private hospitaler ikke fortsætter sådan at man kan bruge flere penge til at behandle syge det kan være medicinske

samlet set har vi fået langt mere sundhed for pengene igennem de senere år end vi fik før to tusind og et det er jo derfor at der

der bliver behandlet

der rent faktisk er flere mennesker der får gavn af det tidligere var det jo sådan og det ved herre ole sohn også godt

kunne komme på privathospital når de ønskede det de kunne springe ventelisten over de behøvede ikke stå og vente bag ved nogle andre de kunne springe ventelisten over og gå direkte på et privat sygehus

offentliges penge at blive behandlet på et privat sygehus

gjort det uafhængigt af folks pengepung vi har gjort det uafhængigt af om du har det rigtige job om du er minister folketingsmedlem eller direktør der kan betale sig igennem eller du i virkeligheden er

som jeg kan høre herre ole sohn i virkeligheden forsøger at bekæmpe

en massiv overbetaling som der

grundlag for og som embedsmændene og rigsrevisionen nu er begyndt at sørge for

have en unfair konkurrence havde en fair konkurrence og dermed havde flere midler til behandling af flere syge for eksempel psykisk syge

om patienterne bliver behandlet det er om folk kan komme ud af ventelisterne kan blive behandlet når de har en alvorlig sygdom kan komme tilbage til arbejdet eller familien eller hvad der nu er er perspektivet

ideologisk ønske som jeg ved socialistisk folkeparti har om at bekæmpe at der er nogen i det private

den historie der er omkring alt det her at det er en sf’er der stiller sig op og

på en efterskole giver vi mere end vi

elev i en folkeskole betyder det at vi overbetaler efterskolerne men skal der være mulighed for at nogen kan gå på efterskole ja det skal der være

blive behandlet et andet sted ja det skal der være og hvad koster det

jeg skal love for at herre kristian thulesen dahl kommer bredt ud over isen her i forsøget på at redegøre for hvad dansk

synspunkt egentlig er om den her overbetaling af

hvor vi lægger til grund hvad rigsrevisionen er kommet til

at de her private sundhedsydelser ikke er erhvervet under skyldig hensyntagen til økonomien

der ikke i tilstrækkelig grad er taget hensyn til og fulgt op på kvaliteten af de behandlinger der er udført

enige om det der så er tilbage er at finde ud af hvis ansvar

er sådan at dansk folkeparti hele vejen igennem hvor man jo har stemt for al den lovgivning der har ligget til grund for den her ordning har været bevidst om at man har betalt for meget

politiken hvor dansk folkepartis sundhedsordfører

det punktum

morten østergaard trækker den beretning frem som vi har afgivet i finansudvalget

at man ikke anfægter rigsrevisionens autoritet

jeg mener vi har et fælles behov for

vi har syntes at det rigtige

at lægge rigsrevisionens vurdering af det her til grund og det er derfor at det også er udtrykt i beretningen som det er og som herre morten østergaard så udmærket læser

rigsrevisionens vurdering af det her til grund

at herre kristian thulesen dahl står ved den klare kritik finansudvalget dermed tilslutter sig af at der er blevet købt for dyrt ind uden skyldig hensyntagen til økonomien

vurdering om man synes det har været til gavn for patienterne det kan

men det der så er pointen er har det været bevidst

år efter år har lagt stemmer til at der er blevet betalt for meget og at kvaliteten ikke er blevet tjekket

side som sundhedsordføreren antyder eller er man ligesom alle os andre blevet

blandt andet jo af en statsminister der på det tidspunkt var finansminister og som fik et notat fra sine egne embedsmænd

det er fantastisk at herre morten østergaard her kan glæde sig over at jeg tilslutter mig en kritik jeg selv har været pennefører på altså

initiativ til en beretning som jeg er glad for at vi i fællesskab har kunnet afgive i finansudvalget

så forhandlet de konkrete formuleringer

jo fantastisk at man kan glæde sig over at jeg så er enig i den beretning jeg selv har været pennefører på og som vi har kunnet afgive i enighed det må jeg sige at det kan være en overraskelse for

til det andet har dansk folkeparti bevidst ønsket at overbetale de private sygehuse nej

har ikke bevidst ønsket at overbetale de private sygehuse vi har det synspunkt at man ikke skal overbetale de private sygehuse man skal betale den pris der er nødvendig for at tingene kan fungere med et frit valg der også sikrer at de offentlige sygehuse har en motivation til at få behandlet patienterne

vi har været drevet af er at patienterne bliver behandlet at patienterne ikke skal stå unødig lang tid på en venteliste at når man er ramt af en hård sygdom så er der et system for en der hjælper en og at det ikke er pengepungen der afgør at nogle så bare kan hoppe over til et privat sygehus

er lavet en finanslov og det er jo det som dansk folkeparti har aftalt med regeringen så laver man også samtidig sådan en

har fået fra finansministeren om at sådan vil danmarks økonomi på den baggrund se ud

er meget sigende i den finansredegørelse vi har fået er at der påregnes en væsentlig stigning i privatforbruget særlig i forbruget af biler og særlig i forbruget af andre varige forbrugsgoder

skal spares skæres direkte ned i den fælles

jo sådan at de budgetter som for eksempel kommunerne har lagt skal kommunerne

de sidste par dage at nu var der sådan nye besparelser på vej over for kommunerne

set at overholde de budgetter de nu selv

handler jo om at når der er en krise i samfundet er der rigtig mange af os

har handlet fuldstændig rationelt og fornuftigt

er krise i samfundet vi ved ikke hvordan det kommer til at udvikle sig i de kommende år vi er nervøse for om vi bliver ramt af ledighed

med at forbruge med at købe ting med at skifte vores bil ud

tingene man kan se at ledigheden gudskelov ikke udvikler sig så negativt som vi havde frygtet midt under finanskrisen og hvad sker der så ja så er der selvfølgelig nogle af danskerne der siger at nu tør de godt

skifte bilen ud de tør godt købe en ny cd afspiller

bruttonationalproduktet det viser lidt om hvilken indtjening

der kan vi bare notere os at konsekvensen af dansk folkepartis politik sammen med regeringens er at

der større omsætning i fona større omsætning i elgiganten og der bliver flere større og dyrere biler det er helt indlysende hvorimod den offentlige sektor skal på skrump

om der har været krise eller folk har været kede af

gå i butik skal have lov at vokse hvorimod at vores fælles

det man går ned og køber hos bilforhandleren er en en større og dyrere bil

det er en mindre bil når jeg spørger min lokale bilforhandler hvad han sælger mest af så er det små biler efter den afgiftsændring vi lavede

er det faktisk de små biler der er rigtig meget salg i så det behøver ikke at være billedet af

det ender vel også med at vi bliver spurgt om det er en cadillac man så går ud og køber næste år det kan jo godt være en lille smart

er ganske fornuftigt at skifte den gamle ud

klogt at bruge af offentlige kroner i forhold til vores samlede velstand det er det som herre frank aaen rigtigt kalder bruttonationalproduktet

den regering som herre frank aaen støttede dengang sagde at i år hed det tal seks og tyve procent af vores samlede velstand det hedder tredivete

så hvis vi kan konstatere at der rent faktisk er

dahl der svarer på korte bemærkninger og den time der

rigsrevisors vurdering kritik til efterretning og dermed jo også

men samtidig siger

politik og dermed vil jeg jo hævde

af rigsrevisionens kritik vi ser rigsrevisionen som en hjælper

en hjælper i forhold til hele tiden at kigge ministrene over skulderen og

det gør rigsrevisionen jo gudskelov dygtigt og det gør rigsrevisionen på rigtig mange områder og det betyder at vi

spot på de steder hvor rigsrevisor mener

man ikke forvalter skatteydernes penge

ministrene og sige at der vil vi have mere for pengene og der kan vi se

det har vi jo også brugt den her beretning til så på den måde

betalingen til private sygehuse sig såmænd ikke grundlæggende

har sagt tidligere sundhedsordføreren

den tyvende maj to tusind og ni

de citater jeg hører blive nævnt her er fra to tusind og ni det vil sige en periode hvor det frie valg er suspenderet

ikke er en diskussion om betalingen til privathospitaler det vi forholder os til er jo da rigsrevisor kommer med sin beretning og

vi afviser forsøget på at mistænkeliggøre rigsrevisors motiver og lignende

i folketinget udviser respekt for

instrument som en hjælper i

man på et tidligere tidspunkt kunne have sikret sig lavere priser så siger vi jamen det nytter jo ikke at gå ud i en lang diskussion om det vi må lægge rigsrevisors vurdering til grund det er hans bedste bud og så må vi bruge det som et redskab til

for det at give danskerne valgmulighed fra den

vores holdning har taget udgangspunkt i patienten

herinde ofte sådan en systemdebat vores hensyn har været

man ikke skulle stå på venteliste men man skulle blive behandlet hensynet til

man har skullet kunne komme videre i systemet hvis det offentlige sygehusvæsen ikke kunne behandle en hurtigt nok

hvad var alternativet ja det var at det var pengepungen der afgjorde

så har der skullet etableres et system der jo sikrede at det var en reel mulighed

aftaler i forhold til og i første omgang er det jo ikke noget vi

i forhold til det rigsrevisor når frem til der har vi så på et tidspunkt bare sagt at

at man havde et sundhedsvæsen som var til rådighed for borgerne og

selvfølgelige ønske om at det bliver gjort til en rimelig ordentlig

at med en ordentlig og lav pris

forklaret om hensynet til patienten som det afgørende for os

man bare ligeglad nej det afgørende og drivende for os har været kan vi få nedbragt ventelisterne kan vi sikre at patienter der ellers står på en venteliste til behandling

kommer hurtigere til behandling

de hurtigere komme tilbage til arbejdspladsen de kan hurtigere komme tilbage til

har som udgangspunkt så skal jeg høre på at i forhold til at sikre at der er et godt system og helst et offentligt system der sikrer behandling af de her patienter skulle jeg være ligeglad så lyder det som om jeg er ligeglad

de offentlige sygehuse ved at hvis ikke man behandler patienten inden for en vis tid har patienten

han sådan set var ret tilfreds med regeringens

samlede økonomiske politik både nu og

rejser det problem med at vi har mistet op mod tohundredetusind private arbejdspladser i de senere år og at danmark ligger rigtig rigtig lavt

at sikre at der kommer gang i beskæftigelsen i den private sektor igen

jo været en debat der mest har handlet om den offentlige sektor og den

bliver vi jo nødt til at bruge en del tid på at forklare at det er der jo ikke vi har det højeste niveau nogen sinde

flest offentligt ansatte og så videre men det andet er helt klart

det er også derfor jeg dog har haft tid til at glæde mig over at der i den seneste økonomiske redegørelse er en opjustering af væksten i danmark fra en procent til to procent det er jo en del af det at der kommer gang i den private sektor

udvikle sig til at forske vi kan jo se at vi

nogle af de sektorer som herre thulesen dahl nu roser sig af

at se et mere aktivt dansk folkeparti fremover

en virksomhedsrettet innovationsstrategi

om politikere er særlig gode til at udpege de fremtidige vindere

er mere tilbøjelig til at give for

de økonomiske vismænd og andre ret der bidrager til debatten ved at sige at vi

tro at vi kan forudse hvem der om fem ti og femten år er de gode

men det er i bund og grund folk ude i virksomhederne der er dem der kan se hvor

det næste store forretningsområde

herre steen gades parti og jeg ser forskelligt på tingene det er

der er en tilbøjelighed til at man i højere grad går ud og siger at det lige præcis

vi skal leve af fremover det er jeg altså varsom med

i den ene skandalesag efter den anden og

i mit indlæg gav jeg bare den forbrugerorientering at der er en hel bog her der indeholder

indeholder rigtig mange ting som ikke har været diskuteret her i folketingssalen overhovedet i dag men som for de mennesker det vedrører har stor betydning jeg

hjerneskadede patienter folk der i dag ikke bliver rehabiliteret altså genoptrænet så de genvinder deres førlighed og kommer tilbage til et aktivt virksomt liv jamen der afsætter vi penge til en forstærket indsats det

en lille solstrålehistorie som burde gøre at hvis folk har opdaget det og

finanslovaftale som jo næsten aldrig finder ind i sådan en debat som vi har i dag

så i forhold til det andet altså mit grundsynspunkt er jo at de fleste der vælger

vælger at sige

en milliard i det regnestykke fru hækkerup

jeg sagde før giver anledning til at vi skulle være ligeglade med

ganske mange mennesker i det her land som har ønsket sig et barn og ikke har

de har haft penge op af lommen mange af dem

store omkostninger ved det men de har været drevet

foretage i deres økonomi for at få råd til det

det vil være hvis man har det brændende ønske

i den prioritering vi har foretaget har vi altså syntes det var

fjerne fertilitetsbehandlingen skal bruges til kræftbehandling engang i to tusind og fjorten det der jo også er realiteten og det håber jeg også dansk folkepartis ordfører vil anerkende er

klar over men det er jo bare sådan at når man nu først får en brugerbetaling på

det er svært at vide hvor mange behandlinger man skal igennem før man må sige

finde pengene til

det barn man faktisk har et brændende ønske om

blande tingene for meget sammen her altså hvis vi kigger på

har vi lige nu det problem at vi jo døjer med en ledighed som følge af finanskrisen jeg tror der er rigtig mange mennesker der er ledige pt der synes at vi først

for at få dem i arbejde der er rigtig mange der går på efterløn som egentlig gerne ville blive på arbejdsmarkedet men

bliver der fordi de ikke er efterspurgte altså der er jo en arbejdskraftressource til rådighed som man kunne begynde at efterspørge

om de vil forsøge at adoptere et barn jeg konstaterede bare før

været sådan i årevis at mange familier har haft ganske mange penge op af lommen for at kunne adoptere

man når der nu er den udgift så lægger en yderligere udgift over

hvordan er det så lige at man på en su skal finde de penge det synes jeg ikke rigtig hænger sammen og jeg synes ikke rigtig herre kristian thulesen dahl har held med at

en række embedsmænd i finansministeriet

er foregået overkompensation af privathospitalerne

samtidig med at at statsministeren

overkompensation sidder dansk folkeparti tilbage med en følelse af at man er blevet snydt af regeringen

nu handler det så ikke om en almindelig families økonomi nu handler det

det næste bliver vel hvis man er enlig på su

det kan næsten blive for krampagtigt det her handler om at vi har valgt at sige ja til at der er brugerfinansiering ved kunstig insemination de penge der tilvejebringes skal blive inden for sundhedsvæsenet de skal blandt andet bruges til at helbrede folk med livstruende sygdomme det er et valg at tage og det valg har vi

til sygehusdebatten og privatsygehuse og så videre

vi har en situation hvor rigsrevisor gør sit

finder ud af at der er steder hvor han mener man kan have bedre omhu

nytte i en diskussion om om vi får nok for de kroner vi bruger i den offentlige sektor

så utroligt at opleve at hele retorikken omkring den offentlige sektor kører på det her med massive nedskæringer derfor har vi har vi jo være nødsaget til at bruge noget tid i dag på at få tilbagevist den myte den påstand når vi kan konstatere at vi aldrig tidligere har brugt så mange penge i den

så jeg synes det er rigtig godt hvis debatten også med spørgerens

sygehusene før bygger på at det at man som patient har et alternativ hvis ikke man bliver behandlet inden for en tidsfrist

de offentlige sygehuse til at blive mere effektive det har vi jo kunnet se i den praktiske verden

i virkeligheden en innovativ udvikling på de offentlige sygehuse hvor man

været inde omkring de her diskussioner før vores udgangspunkt er at man skal have størst mulig omhu

får så meget som overhovedet muligt for pengene til hjælp for det og til hjælp for at folketinget hele tiden kan stille ministrene til ansvar for om de rent faktisk

vigtigt hjælperedskab når rigsrevisor kommer med en beretning der siger at her mener han at man konkret på et tidligere tidspunkt kunne have forhandlet sig frem til bedre priser til gavn for de offentlige offentlige kasser

det må vi lægge til grund det er rigsrevisors bedste bud og det bygger vi så

øvrigt konstatere at meget af den her debat handler om hvad der skete i en periode hvor det frie valg

jeg har jo været inde på det mange gange fordi jeg har haft den glæde at få flere spørgsmål her i dag om lige præcis det her

svaret ændrer sig jo ikke fordi man spørger igen altså svaret er at vi har været optaget

hvordan sikrer vi at patienten hurtigst muligt bliver helbredt gerne på et offentligt sygehus men under

hvis ikke man kan blive behandlet inden for en given frist

pengepungen der afgør om man kan flytte sig

det er om man bliver behandlet inden for en tidsfrist er med til at sikre at de offentlige sygehuse opper sig

vi kunnet se de offentlige sygehuse er blevet meget mere effektive de gør det rigtig rigtig dygtigt rigtig mange steder

til gavn for patienterne hele det her system har været til gavn for patienterne

det til efterretning og lægge det til grund for vores arbejde og sige

andre patientgrupper de ældre medicinske patienter de psykisk syge

hvis hele forudsætningen for at de offentlige sygehuse i virkeligheden er blevet så meget mere effektive som de faktisk

behandle patienterne før de får den her ret til at bevæge sig til et privat sygehus så kan selve det at der er en en valgfrihed for borgeren

at kunne flytte sig jo være med til at have genereret så store effektiviseringer på de offentlige

er blevet sikret bedre behandlinger som følge af det system der er blevet

kan jo sagtens være sagen det er min påstand at det er sagen at det er sådan det forholder sig og det er der meget god logik i det

otte og tyve milliard kr

tyve plan endnu som regeringen siger den vil komme med det må vi jo se og så diskutere på det grundlag vi har lavet en genopretningsaftale for dansk økonomi der handler om to tusind og elleve to tusind og tolv

siger vi at det der er gældende i forhold til kommunerne er at de penge de har at

godt med i to tusind og elleve er de penge de havde i deres budgetter for to tusind og ti reguleret med pris og lønfremskrivninger så de har den samme købekraft

pristalsreguleret så de har til de stigende lønninger de har til de stigende priser

tretten skal de minsandten have det samme som de fik i

reguleret for stigende priser stigende lønninger

regeringen havde fremlagt et ønske om i deres udkast til genopretningsaftalen at man sparede fire milliard kroner i kommunerne i

to tusind

vi hvert eneste år siden to tusind og et har fået at vide at vi nu stod

mest massive nedskæringer i den offentlige service

med den største forringelse af velfærdssamfundet der var set så vidt jeg husker i den tid han kunne tænke tilbage

fundet sted som vi har hørt hvert eneste år siden to tusind

så kan vi nu konstatere på denne onsdag at vi aldrig har haft så stor en offentlig sektor aldrig nogen sinde at vi aldrig har

i år tolvtusinde

det er med det udgangspunkt at spørgeren så

ske i to tusind og elleve og der ved spørgeren med sikkerhed at

at man altid skal indlede med at være høflig

vi ved dette års finanslovforhandlinger blev inviteret til et sættemøde omkring

meget glade for måske er vi mindre glade for at det ikke blev til så meget mere dog er der to forlig jeg godt vil fremhæve at vi har deltaget i

politiet som den her gang blev underlagt en helt anden form for økonomistyring det medvirker vi gerne til

er jo lidt forunderligt at se at to af de steder hvor

regeringen har svært ved at styre økonomien

justitsministeriet og forsvaret derfor synes vi

taget hul på også at få en styring af justitsministeriets økonomi når det er sagt

anerkendelse af statsministeren som i forbindelse med vækstforums arbejde jeg tror det godt et år de har arbejdet

hvad danmark skulle gøre for at komme

de ti udfordringer er sådan set desværre en konstatering af at at det lige nøjagtig på de ti områder er gået

ikke er for gode til at læse og regne at der er for mange der forlader folkeskolen uden de nødvendige kompetencer

har en erhvervspolitik hvor man ikke tør satse og prioritere så man kan i al sin enkelthed sige at der

at det var tid til forandringer der skulle laves nye veje og nye mål har det sådan skårtet lidt på resultaterne både under den forrige og den nuværende statsminister

det offentlige forbrug som jeg synes har været yderst interessant og som vidner lidt om at vi ikke tør tage debatten

så vil jeg gerne sige

er noget jeg føler det er noget jeg ved at siden madsen mygdal stauning baunsgaard og frem til den nuværende statsminister er det offentlige forbrug steget

hvis man lige vil have det gentaget siden madsen mygdal stauning

steget det er sådan set et udtryk for at der har været en vækst i samfundet

gøre det til et problem at vi er blevet et rigere samfund det er da første gang at man har haft en debat en hel formiddag om at det er en ulykke at samfundet er blevet rigere

interessant er at diskutere hvordan

er det sådan at man kan gå ud i folkeskolen og sige at den almene undervisning igennem de sidste ni år er blevet styrket eller er blevet forringet er der blevet flere skoler der nedsætter antallet af timer

der er virkeligheden jo det tror jeg ikke der er nogen der indtil videre har benægtet

resultaterne viser at det er gået tilbage under den her regering det er rigtigt at der bliver brugt flere penge og

det fordi der er flere elever der får specialundervisning det er dyrt men der er bare ikke nogen heller ikke i

af børn der skal specielundervises

gjort bedre så færre har brug for specialundervisning det

at der er sparet på folkeskolens almenundervisning

sådan kan man tage andre områder

til førtidspension må pengene gå fra et andet sted

nu har debatten jo som herre ole sohn rigtigt er inde på drejet sig en del om hvor mange midler der bliver anvendt og også sådan set hvordan de bliver anvendt i den offentlige sektor hvor vi ligesom

og hvor vi ligesom får indtrykket af fra venstrefløjens side

jacob jensens sidde i salen under min ordførertale og netop for

give herre jacob jensen en mulighed for at stille bare en lille variation af det

venstres pressetjeneste forberedte standardspørgsmål fra morgenstunden

med at sige at siden madsen mygdal

grunden til at vi har et problem nu er ikke den offentlige sektors størrelse det er faldet i

som gentagne gange har talt om udsultning af den offentlige sektor om nedskæringer om massakre på den offentlige sektor og nu hører vi så herre ole sohn sige at udgifterne

venstres ordfører slet ikke hører efter hvad der bliver sagt

at venstres ordfører ikke kan se sammenhængen mellem at man godt kan have et stigende offentligt forbrug og at der samtidig bliver skåret ned i den offentlige sektor det var faktisk

når det offentlige forbrug stiger i kraft af flere arbejdsløse i kraft af flere

i kraft mere specialundervisning i kraft af flere ældre der har hjælp behov så skal de penge tages et andet sted fra og det er derfor man kan se at

foretaget markante nedskæringer af folkeskolens

er den undervisning almindelige børn får i folkeskolen altså i de normale klasser

jo også derfor man kan se at resultatet af ni års indsats fra herre jacob jensens parti er

sine venner på venstrefløjen altså

de spørgsmål der har været rejst til både venstres ordfører og til mig selv indtil nu og så kommer herre ole sohn og siger at hele den debat

jo blandt andet det her med megabesparelser

støttede i to tusind da man lavede to tusind og ti planen forudsagde

fylde af vores samlede velfærdssamfund af

se igennem det der med at der jo altid

nu var jeg faktisk i salen da min gode kollega herre bødskov var på talerstolen

trods af at han svarede på spørgsmål

fjorten andre forberedte spørgsmål som gentog det men det bliver

værste man kan diskutere i hvert fald hvis man vil benægte dem

bødskovs svar det matchede fuldstændig med det jeg sagde

sektors størrelse det afhænger hvad man bruger pengene til hvis man skal have gang i den private

nødt til at investere i det der er fundamentet for at

uddannelse det er en ordentlig infrastruktur og det er gode velfærdsordninger

at der aldrig nogen sinde har været brugt så mange penge

det er sagen uvedkommende siger

sektor i kroner og øre stiger år for år

en i to tusind

en større andel af bruttonationalproduktet end under nyrup

det var derfor jeg sagde i min ordførertale at det der er det helt store problem og det store problem ved den her regering og det støtteparti den har er at den slet ikke er opmærksom på den mega store udfordring det er at bruttonationalproduktet falder som følge af at den

man kan gøre det den nuværende regering og

siger vi skærer en milliard uddannelserne næste år og vi fortsætter besparelserne fremover

det vel ikke kan være rigtigt når vi debatterer noget så fundamentalt

forklare os hvor stor en andel af bnp den offentlige

helt afgørende og den er næsten fire procent større end

de konkrete tal på banen her at oppositionen

helt åbenlyst ikke ved det vi bruger betydelig

da overhovedet ikke efter jeg sagde faktisk i mit ordførerindlæg netop for at undgå at man behøver gentage alle spørgsmålene

været større end den er i dag

man ikke diskutere så hvorfor spørgsmålet

underholder befolkningen med vildleder

rygende ruin et forarmet land alt er beskåret og nedgjort intet fungerer

når nok ikke er elektroniske skoletavler i alle klasser endnu men vi kan være stolte af det land

spørger har været borgmester

en situation hvor man totalt set har flere penge

kan komme flere studerende ind og så siger man at det skal de selv betale så gør man uddannelsen dårligere det er jo en besparelse men hvorfor er det man kommer i den

flere på overførselsindkomster

der er nogle udgifter som stiger

nulvækst og der er nogle udgifter der stiger er det da en rimelig enkel logik også for en tidligere borgmester at man så må spare andre steder

forstå at herre ole sohn undres lidt over den måde der debatteres på jeg mener at

sådan en gang udenomssnak i forhold til om der foregår nedskæringer

jo også lige fået finansministerens ord for at der i to tusind og elleve skal skæres der skal være minusvækst i den offentlige sektor

minusvækst er regeringens eget mål for to tusind og elleve til gengæld synes man at det private forbrug herunder køb af store biler og og andre varige forbrugsgoder skal have et ordentligt

sådan nogle firkantede dogmer det vi er meget optaget af

at få gang i den private vækst igen få skabt nogle nye arbejdspladser

det vil også give et øget privat forbrug men men jeg er sådan set enig med spørgeren i at

for at man kan få

infrastruktur investeringer i i vores fælles værdier i form af uddannelse

arbejdspladser inden for klimaet kalder vi det grønne job

er noget meget firkantet og abstrakt

for længst erklæret

er vk regeringens mål på sigt at slanke det kollektive og lade det private

og så måske mere forholde mig til herre ole sohns spørgsmål til venstres ordfører

eksempel ikke at infrastrukturerne er blevet forbedret i landdistrikterne at

sikrer at mellemindkomstfamilier har råd til at sende deres børn på

højskolerne oven på regeringens nedskæringer takket

ikke bare at blive inviteret til et sættemøde

komme til flere møder og dermed få mulighed for at

sådan er det men jeg vil gerne anerkende at kristendemokraterne gjorde en god indsats for efterskolerne og højskolerne og det vil jeg meget gerne kvittere for og jeg håber

udkantsdanmark at man med den samme finanslov som

mulighederne for folk der vil uddanne sig i udkantsdanmark men der har sf jo så stillet nogle forslag som jeg går ud fra at kristendemokraterne også vil se velvilligt på netop det med at

man kan skabe ny vækst blandt andet i udkantsdanmark når vi har foreslået at man skal lave en

vil også gerne kvittere for at sf ønsker at gøre noget det trænger vi måske også snart til at sf gør i stedet for al den snak

et enkelt mandat at gå ind og

stillet forslag om at afskaffe de fattigdomsskabende særydelser med kontanthjælpsloft og starthjælp som jeg har forstået at kristendemokraterne

der bliver der jo rig mulighed for at stemme for vores ændringsforslag og dermed gøre en kontant indsats for de mest udsatte i samfundet men jeg vil gerne gentage min kvittering for

og jeg citerer den offentlige sektor har aldrig nogen sinde været større end den er

det går over i historien for formanden herre villy søvndal siger jo noget helt helt andet han taler om den sociale massegrav massive drastiske nedskæringer de største nedskæringer

at han sagde mange gange det værste vrøvl

den sociale massegrav social katastrofe og så videre

finansordføreren for socialistisk folkeparti her i dag men

egentlig ville forholde mig lidt mere til var de langsigtede løsninger

har jo fuldstændig ret i

gennem de sidste ni år med god støtte fra dansk folkeparti er skabt flere fattige i danmark

jo noget man kan konstatere man kan se på de mange hjemløse man kan se på de mange børnefamilier

for at holde jul på ordentlig vis

underlagt kontanthjælpsloft og starthjælp en direkte følge af fru pia kjærsgaards aktive medvirken til at

øge fattigdommen i samfundet jeg ved ikke om fru pia kjærsgaard er stolt over det jeg er beskæmmet over at man kan være sådan

og håbe at fru pia kjærsgaard måske også tænker lidt over at når nogle partier ikke har indflydelse i folketinget

så det skulle man måske også se ud over

til det med de tolv minutter vil jeg gerne anbefale fru pia kjærsgaard at se på side tretten i økonomisk redegørelse som regeringen

behovet for når vi kommer på den anden side af krisen at vi arbejder lidt mere regeringen anerkender

og til de her tolv minutter om dagen og den der aftale man skulle have med fagbevægelsen som vist ikke rigtig bliver til noget

og socialistisk folkeparti for at tale om de her tolv minutter

vi fremlagde en fair løsning tog vi fat på to udfordringer den kortsigtede og den langsigtede det var svært at trænge igennem i den offentlige debat med det specielt når vi har en finansminister og en statsminister som gang på gang siger vi kan ikke forholde os til mere end ét problem ad gangen så nu tager vi de opgaver vi har i dag og så må vi se hvad fremtiden viser

eus konvergenskrav og henstilling

ikke er nok at den langsigtede ubalance i dansk økonomi kræver strukturreformer det kan enten ske ved fortsatte nedskæringer på velfærden som

glade for at dansk erhverv dansk industri og nu senest regeringen

budskabet er vist en sandhed med modifikationer når man så taler om vækst

ville tage fat i er det budskab som

det betyder jo så også

rødovre kommune sparer tolv million kroner ved at ændre den måde de forsikrer deres medarbejdere på eller man i københavn sparer hundrede million kroner på udlicitering

simpel logik at hvis man bruger pengene klogere får man mere ud af dem

ens privatøkonomi altså vi vil da gøre alt hvad vi kan for at få afbureaukratiseret det regime som er lagt ned over kommuner og borgere under den her regering og frigøre ressourcer i den offentlige sektor fra det massive massive kontroltyranni som har udviklet sig og som jeg også forstår at regeringen

lige voldsomt nok det er da klart at kan man spare nogle penge dér kan de da bruges bedre kan man kan man få

det civile samfund til at fungere bedre så får man også nogle mere velfungerende børn i folkeskolen som kan deltage i den almene undervisning og så vil man kunne spare på specialundervisningen

herre ole sohn i sit ordførerindlæg

beløbet på lige nøjagtig den konto kan jeg ikke

at gå ud i i virkeligheden jeg ved godt at det bryder regeringspartierne sig ikke om

til nogle af de unge som har haft det svært i folkeskolen nogle af de unge som hænger på kanten af arbejdsmarkedet på kanten af samfundet

vi bruger også samlet set mere på uddannelse

nu har jeg i min ordførertale overhovedet ikke nævnt de gymnasiale uddannelser for jeg har ikke specifik viden om dem jeg har taget det som generelt ligger i regeringens genopretningsplan om hvordan man vil prioritere

man vil skære fire milliard

og hvorfor fordi det her samfund

brug for så mange ufaglærte og korttidsuddannede

at alle får en faglig uddannelse eller en boglig uddannelse

kan matche de opgaver som fremtidens vækst

prøve at se lidt ud i fremtiden men det det er det den her regering

eller andet krampagtigt forsøg på at sige at fordi der bliver brugt flere penge

ser i øjnene at der bliver flere arbejdsløse at man producerer

jo fuldstændig enig med herre ole sohn i at det går galt hvis man sparer på det der er fundamentet for fremtiden derfor vil jeg

når nu regeringen har en ambition om at

skal have dobbelt så mange fjernsyn

køkkener og badeværelser og så videre dobbelt så tit som vi gør i dag

af nogle af de skattelettelser som dansk folkeparti og regeringen har givet til

at vi tager lidt af de skattelettelser ind til det fælles forbrug for at vi kan investere i en bedre folkeskole vi har jo en ambition om at vi i den kommende valgperiode under en ny regering investerer to milliard kroner mere i folkeskolen i almenundervisningen

den her regering har været hjulpet af en højkonjunktur og alligevel har den ikke fået stillet folkeskolen

med på at man heldigvis har lyttet til

hvorvidt vores privatforbrug skal stige så voldsomt som regeringen lægger op til eller om man skulle sige at jo der er de fattige og vil vi gerne have til at stige det har vi et fælles forslag om

malplaceret tidligere på dagen

det fuldstændig med de forslag socialdemokraterne

har lagt frem at der skal investeres mere i folkeskolen i uddannelsessystemet i forskningen

flere ansatte i den offentlige sektor

først opstiller en hypotese som jeg slet ikke

med et eneste ord har ikke nævnt med et eneste ord overhovedet hvor mange offentligt

der skal være så kommer spørgeren med en tese om

spurgt hvor mange flere svaret til den første del af spørgsmålet

det at man bruger flere penge i den

udtryk for at samfundet over tid

der skal komme flere offentligt ansatte

vi er nødt til at tilrettelægge det offentlige på en sådan måde

man flytter arbejdskraft fra administrative opgaver som skal forenkles enten over til den private sektor hvor der snart

det er faktisk den største kovending jeg har

i et sf svar siden to tusind og et efter at man nu i ni ti år

så

et underligt spørgsmål altså under den her regering

og hvorfor skulle det være en ulykke hvis der kom

der bliver flere ældre som har hjælp behov

det var da en en besynderlig tankegang

en rimelig konsistent linje i det

en hel del efterhånden

fuldstændig lige linje i det jeg har sagt og så det både herre morten bødskov har sagt og det herre villy søvndal har sagt

på centrale områder i den offentlige sektor

nogle af dem som har det allerværst i samfundet som i dag er hjemløse

er grund til glæde i den her debat efter at vi har kunnet høre sfs

de offentlige budgetter aldrig har været større end de er i dag jeg synes jo det er fantastisk at vi nu kan se at

den socialpolitiske massegrav vi har hørt om katastrofer

det danske bruttonationalprodukt var faldet

hørt så meget i den her sal men det er da lidt fantastisk

støtteparti ikke kan se sammenhængen mellem at når et samfund bliver rigere og rigere

for det er et udtryk for prioriteringer

at skabe fattigdom her op til jul ser vi børnefamilier jeg

det er seksoghalvtredstusind børnefamilier

at sikre en jul som vi alle sammen ønsker

busannoncer for det er da fantastisk at man ikke kan se sammenhængen mellem

vælgerne og politikerne i

omkring den danske konkurrenceevne

samtidig med at folk jo skal til at arbejde en uge længere om året og så videre konkurrenceevnen kommer massivt under pres

arbejdspladser i den private sektor

vil gerne sige jeg har forsøgt at sige det nogle gange her men det

med at det bliver forstået jo det tror

høre svaret

uddannelse de fleste virksomhedsledere

start nu med at få styr på folkeskolen det er den bedste forudsætning for at øge

vores konkurrenceevne så skal de

jo interessant at

sf som man

spindflokken spinder sit spind sit spind heroppe fra talerstolen

vores spørgsmål ned og det lød næsten som om min gode kollega herovre herre hans kristian skibby

det vil jeg nu ikke sige at de kruseduller han har skrevet på papiret

jeg vil gerne komme med den erkendelse hvis det bliver inden

jo sf går efter at få flere stemmer vi går efter at få en ny regering og det siger vi til vælgerne morgen middag og aften

om den offentlige sektor vil jeg driste mig til at gentage hvad herre morten bødskov så rammende sagde indledningsvis

direkte citat fra den tidligere statsminister herre anders fogh rasmussen

også giver flere afskedigelser ude på de enkelte arbejdspladser

jeg forestiller mig ikke at jeg er i stand til

overbevise spørgeren så jeg vil bare sådan stilfærdigt henvise til at vismændene har bekræftet

forslag er påkrævet når vi kommer på den anden side af krisen

anerkender jeg er også glad for

faktisk har kritiseret s og sf for at vores ambition om hvor meget der skal til af merarbejde for at tingene hænger sammen er for

vi er også glade for og anerkender da også at den nuværende finansminister forleden på side tretten i økonomisk redegørelse faktisk tager fat på den samme dagsorden fordi

spørgernes gennemskuelse af vores politik jeg sagde det faktisk også i et tidligere svar

til den gennemsnitlige vækst der har været i

ind til sagens kerne og derfor er jeg rigtig glad for spørgsmålet er at

har baseret sine skattelettelser i to tusind og fire og syv på at man havde en stigning i det offentlige forbrug på en procent

og så viser det sig at budgettet ikke holdt man brugte flere penge end man havde det er derfor vi hele tiden argumenterer og kan fastslå ved hjælp af fakta at derved er skattelettelserne ufinansierede og hvad er det

og væksten i samfundet i den private sektor er ikke fortsat derudad sådan som vi drømte om i evighedsriget

finansminister sagde vi kommer til at eje hele verden nu kom krisen og nu kommer regningen

beklage stemmen som ikke alene er

om forkølelse men også et spørgsmål om en opposition der har meget vanskeligt ved at forstå argumentationen så man må gentage sig selv i det uendelige men lad det nu ligge

der er to veje for danmark den ene vej bugter sig smukt igennem et romantisk landskab

der råd til det hele på denne vej hersker magelighed dovenskab og ubekymrethed vejen er finansieret af lånte penge

drømme af tolv minutters varighed

arbejdsløshed social usikkerhed og utryghed den anden vej er op ad bakke og fuld af huller og forhindringer den følger et kuperet og barsk landskab flere steder er det goldt og vindblæst men den er bygget af flittige og ansvarlige mennesker og de har hele tiden haft målet i sigte et samfund i vækst med plads til udfoldelse og en hjælpende hånd til de svageste med finansloven og elleve har vi valgt den hårde men ansvarlige vej

hvor det til tider går stejlt op ad bakke det er en vej hvor vi skal hjælpe til hvis vi skal nå vores mål der ligger en række forhindringer på vejen vi bliver flere der skal forsørges og færre til at forsørge vores konkurrenter er blevet bedre og billigere og vores vækst er gået i stå

der kan få os frem økonomisk ansvarlighed oppositionen har valgt den uansvarlige vej tomme løfter klingende slogans og penge lånt i udlandet virkeligheden er at socialdemokratiet og sf er ved at underminere det velfærdssamfund som de selv hævder at de har bygget det bliver en dyr fornøjelse hvis s

i givet fald skulle få indflydelse lad os dvæle lidt ved konsekvenserne s og sf vil hæve skatterne med i alt over tredive milliard kr jævnfør deres eget finanslovudspil

sf respekterer ikke de aftaler som vi selv har indgået indgået med eu om gæld virksomhedsskatterne skal alene stige med over tre

milliard kr hvilket vil betyde at virksomhederne vil flygte ud af landet s og sf vil indføre en særskat på dygtighed og flid

såkaldte millionærskat det må alt sammen være fordi s og sf synes at det er fornuftigt med et hængekøjesamfund hvor man straffer virkelyst det er jantelov af værste skuffe vi konservative foretrækker et samfund hvor vi belønner anerkender og hylder folk som skaber flotte resultater

oppositionens partier har travlt med at fortælle hvad de vil gøre for alle deres udvalgte vælgergrupper men de glemmer at fortælle hvor pengene skal komme fra

konservative folkeparti ikke være med til det er nemmere at bruge pengene end at tjene dem lad os tjene pengene først så kan vi fordele ressourcerne bagefter det kan måske fremstå lidt kedeligt men alternativet er et forfærdeligt scenario hvor vi risikerer at skulle skære drastisk i velfærdens kerneydelser vi skal derfor vise rettidig omhu vi skal føre økonomisk ansvarlig politik det er det finansloven for og elleve gør den styrker væksten i danmark

virksomheder vækstpakken vil styrke adgangen til kapital for virksomheder med særligt potentiale initiativerne vil sikre vækst arbejdspladser og fremtidens velfærd hvis den private sektor skal blomstre skal den risikovillige kapital for iværksættere i små og mellemstore virksomheder øges allerede i foråret tog vi fat på genopretningen af dansk økonomi og vi lagde kortene på bordet over for vælgerne det bliver hårdt vi må alle gøre en indsats

fælles opgave for hele befolkningen at få betalt regningen for krisen

for vores fremtid og for vores børn de forkerte beslutninger kan på nuværende tidspunkt få konsekvenser langt ind i fremtiden den verdensomspændende krise har været en dyr omgang for danmark det er en kendt sag vi har her i folketinget et ansvar som kalder på handling det gør vi nu

en upopulær metode aftalen for finansloven indeholder et serviceeftersyn af skattereformen hvor vi skal jeg minde om lettede skatten på arbejde med syv

det bedste politiske resultat for konservative i nyere tid

den såkaldte iværksætterskat er omlagt sådan at et aktieafkast under visse omstændigheder bliver skattefrit multimedieskatten er nedsat for ægtefæller vi reducerer den med fem og tyve procent for hver af dem endnu et vækstinitiativ for erhvervslivet er et større fradrag for momsudgiften på hotelydelser det vil forbedre de danske hotellers konkurrencevilkår og vil som sidegevinst være en kærkommen gave til yderområderne som får nemmere ved at tiltrække turister og gæster på sundhedsområdet afsætter vi over otte hundrede million

vi prioriterer tidligere undersøgelser end i dag og bedre behandlinger for kræft samt en bedre sammenhæng i behandlingen vi afsætter også penge til specialiseret genoptræning eksempelvis for folk der er ramt af hjerneskader eller lignende svære sygdomstilfælde en veluddannet arbejdsstyrke er afgørende for vækstmulighederne i dansk økonomi søgningen til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser er øget markant i de senere år samtidig falder færre fra uddannelserne

positiv udvikling i en tid hvor danmark står foran store økonomiske og demografiske demografiske udfordringer men det kræver

uddannelse og praktikpladser derfor muliggør aftalen optagelse af mange ekstra elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne aftalen tilvejebringer desuden to

som led i en særlig indsats på praktikpladsområdet der tegner sig håb for dansk økonomi og vækst men det kræver økonomisk ansvarlighed at sikre en vækst på sunde vilkår vi kan ikke betale gæld med gæld vi skal ikke låne unødige penge i udlandet for at fodre den

derfor tæring efter næring og målretter vækstinitiativerne derhen hvor samfundet får mest for pengene

der gør en ekstra indsats og hvor vi samtidig tager hånd om dem der har behov for hjælp vi vil sætte skatterne ned på arbejde det skal kunne betale sig at arbejde over det skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats

betale sig at være flittig og hårdtarbejdende det skal kunne betale sig at dygtiggøre sig og stræbe

sætte skatten ned og belønne dem der altså rent faktisk gør en ekstra indsats vi vil have et samfund hvor vi tager hånd om dem der har brug for det de svageste og sårbare i samfundet skal

for de skal opleve at der er en varm hånd

kan klare sig selv de skal opleve at fællesskabet træder til

som skal bidrage mere i dag er dem som kan klare sig selv men som trækker på fællesskabets kasser vi konservative mener at vi skal målrette ydelserne til dem der har brug for hjælp ikke til dem der har ret til hjælp vi vil reformere og modernisere den

vejen til et samfund i balance går gennem økonomisk ansvarlighed det betyder svære og også upopulære beslutninger men målet er et samfund hvor vi belønner dem der gør en indsats og hvor vi hjælper dem der har behov for hjælp økonomisk ansvarlighed handler ikke om at dele penge ud ansvarlig økonomisk politik skal være katalysatoren til at vi får et samfund i vækst

på den måde bliver der grobund og råd til et samfund

økonomisk ansvarlighed bliver aldrig en indholdsløs banalitet hos konservative økonomisk ansvarlighed er det redskab der skal lede os frem til et samfund med en høj grad af frihed og mange valgmuligheder

og nikker

milliard kroner på uddannelse og forskning

at vi skal have en passende stor offentlig sektor der netop kan tage hånd om de borgere der har brug for det og i øvrigt håndtere de opgaver vi har lagt ud til den

hvordan den offentlige sektor er vokset

største offentlige sektor i hele verden

der i al evighed det håbede vi men finanskrisen har vist

en offentlig sektor der er i balance med den private

men på de mest skadelige måder i forhold til at kunne løfte fremtidens

respekt for at oppositionen skal forsøge at tegne

når jeg som konservativ repræsentant står på talerstolen er det sådan dagsordenen er men det gør jo ikke påstandene og retorikken rigtig faktum er

det er rigtigt at vi har

det må man altid gøre og det skal enhver ansvarlig politiker stå på mål for men vi har ikke sparet på undervisning og vi har ikke

der er områder i danmark

hvad er den konservative ordførers vision

at sikre at unge der for eksempel bor uden for holstebro stadig væk kan blive ved med at gå

hvordan regner herre

i en københavners øjne kan betragtes som et yderområde

er ikke noget som helst negativt i at komme

vestkysten nogle steder er reelt yderområder

via infrastrukturen vi sørger for at der er

og hvis jeg skulle nævne et eksempel i

pensionist gå på statsbetalt

det må være svært at høre på for folk ude i uddannelsesverdenen når der står en konservativ ordfører og affejer de milliardbesparelser

man har sparet på undervisningsområdet

jo fint at man siger at man så har friholdt undervisningen

en pct reduceret universiteternes bevillinger til øvrige formål

og dertil som følge af genopretningsplanen

så ender det jo alt sammen med et ringere udbud af uddannelse dertil kan vi lægge at

har lagt et loft over folks selvvalgte uddannelse

for at gøre sig attraktive for arbejdsgiverne

der er jo ikke noget parti der har talt højere om reformer end

til noget andet dér det er vi jo fuldstændig enige i men jeg undrer mig da over at spørgsmålet kommer fra det radikale venstre

de bærer ansvaret

for den politik der bliver ført og den er målrettet

milliard kroner på det her års finanslov

men virkeligheden er jo at ikke engang når vi taler om regeringens langsigtede planer om den to tusind og tyve plan

barsler med kan man få sin egen regeringspartner i tale når det kommer til reformer jeg konstaterer

der kommer ikke eksplicit til at stå noget om efterlønsreform i

og tyve planen vi kan ikke få venstre med på den idé herre

skyde alt det han vil på oppositionen men sandheden er at man sidder i en regering

gennemført tre skattelettelser i den her tid og to sænkelser af selskabsskatten så det er jo fuldstændig idioti at stå og påstå noget andet

vi jo se at i folkeskolen har de kommunale enhedsudgifter per elev været stigende de seneste tal for ni viser historisk høje

til at fortsætte regeringen har investeret massivt i at øge fagligheden der er afsat fem milliard kroner til flere timer i i dansk og matematik for de yngste elever

ungdomsuddannelserne stiger det samlede taxametertilskud med mere end fem hundrede million

med hensyn til hvordan politikken vil se ud flytter vi os så

og tyve planer som jo ikke er en del af finansloven

jo velkendt at det konservative folkeparti er et parti der er rigtig gode venner med de

store erhvervsvirksomheder her i landet og også modtager meget pæne tilskud til partikassen

store selskaber

tre uger siden fik jeg et svar fra skatteministeren der viste at store selskaber som ap møller carlsberg danisco flsmidth nkt og rederiet norden

selskaber inden for industrien stort set ikke betaler skat i danmark

det konservative folkeparti og visse dele af erhvervslivet det er spin og løgn og latin vi er et politisk parti der arbejder ud fra politiske holdninger og der er selvfølgelig nogle der får lov at påvirke os med deres synspunkter

af enhver art og fra en hvilken som helst samfundsklasse

er ikke nogen der har særstatus på det område hos os så meget kan jeg forsikre om med hensyn til beskatning er vi selvfølgelig

at enhver skal betale sit vi har en skattelov og den skal følges fra a til å

men man skal passe på med at kritisere virksomheder for ikke at betale skat

meget meget vanskeligt at afsætte sine varer på markederne og vi har jo bedt dem om at hæve produktiviteten altså investere i det vi kalder deres kapitalapparat det vil sige de maskiner

om kammerateri jeg noterede mig bare at det

forbindelser til det store erhvervsliv

ganske pæne beløb til partikassen det er bare rent faktuelt det er ordføreren selv der mener at det kan mistænkes for at være kammerateri

i bare vi kunne være enige om at det er et problem for jeg tror da at de følger skatteloven

mistænke ap møller og danisco og de andre for ikke at følge loven måske kniber det lidt ude i nordsøen med olieforurening men generelt set tror jeg

ved herre frank aaen jo også godt fra vores arbejde i skatteudvalget hvor vi mødes jævnligt

meget højt har transfer

at finde ud af om der er nogle der spekulerer i at flytte pengene over grænserne

som viser

rigtig dygtig finansordfører og en god kollega og jeg ved jo at han

han ved jo også godt at jeg ikke har sagt at der ikke er sparet på uddannelsesområdet

at vi skal spare også på uddannelse men besparelserne er tilrettelagt på en sådan måde at det ikke går ud over undervisningen og det går ikke ud over de kompetencegivende

det vil så sige at

helt uenig i at med den finanslov som man lige har vedtaget og som altså

der bliver

gentage det jeg lige har redegjort for vi har nu vedrørende ungdomsuddannelserne en målsætning om at fem og halvfems procent skal have en ungdomsuddannelse når vi når frem til to tusind og femten

siger

er uddannelse oecd

med al respekt for fru pia olsen dyhr fra socialistisk folkeparti så er sf ikke i en position til at skulle belære det konservative folkeparti om hvad der skal til for at skabe vækst

sfs svar er at erhvervslivet skal brandskattes med mere end tredive milliard kroner mere end tredive milliard kroner skal danmark beskattes mere end i dag hvor vi i forvejen

erhvervslivet alene

for at der er finansieringsholdbarhed i sfs

der kæmper for at forbedre konkurrencevilkårene for dansk erhvervsliv sænke skatter og afgifter sådan at vores

konkurrere bedre ude på markederne sådan at vi kan få sænket lønpresset sådan at de varer der skal sælges og vi skal leve af så vi herinde i folketinget kan sidde og fordele de penge der kommer ind i statskassen

altså jeg er nødt til at

meget mild i min kritik

fuldstændig absurd problemstilling

vil bruge flere penge selv om vi er dybt forgældede

tror sf at vi kan løfte den situation vi står i i danmark ved at stifte mere gæld låne flere penge i udlandet vi ville gå direkte mod konkursens afgrund hvis vi gjorde det og heldigvis tror jeg danskerne er kloge nok til at det ikke er den vej vi går

udvide den offentlige sektor som i forvejen er den største og som ikke vil give noget afkast

skulle vi så virkelig høre på

den snak der tror fru margrethe vestager jo ikke selv på har vi ikke lige gennemført en dagpengereform hvor vi forkorter

fra fire til to år

kan man finde på her i folketinget at påstå

i al den tid jeg kan huske talt og været imod efterlønnen men men vi arbejder jo i et demokrati hvor vi er nødt til at acceptere at der skal findes halvfems mandater vi er borgerlige stemmer der arbejder vi står ikke ude på sidelinjen

netop handlet vi har skaffet resultaterne vi har skaffet reformerne vi havde en udfordring om at vi skal nå en balance på to femten planen og lur mig om vi ikke også når det

så jeg kan ikke anerkende

man kan selvfølgelig blive ved med at gentage en påstand tilstrækkelig mange gange

til man måske selv tror på den jeg ville gerne høre den konservative ordfører

en utrolig høj beskatning i danmark og at der er en stor risiko for at erhvervslivet ikke vil være her og så videre hvordan passer det med de seneste oplysninger vi har fået om

og bevare det erhvervsliv vi har uden det

jeg holdt jo et længere indlæg om at situationen er den at vi har været ramt af en verdensomspændende krise som har gjort at virksomhederne

haft meget svært ved at afsætte deres varer produkter og ydelser på markederne

der mange af dem der ikke har tjent de penge de normalt gør det er også derfor vores indtægter er faldet betragteligt

indtægter til staten i form af afgifter og skatter er faldet betragteligt og

også derfor at de store virksomheder er jeg sikker på ikke har betalt den skat vi tidligere

vi ved både fra vismændene

økonomiske redegørelse som den glimrende finansminister lige har fremlagt at vi er i et moderat opsving

i årevis at de stort set ikke har betalt nogen skat også da opsvinget buldrede derudad

i modsætning til rigtig mange borgere der

så jeg vil bare

procent er langt nok

investere i uddannelse den uddannelse som er nødvendig hvis selskaberne skal have den arbejdskraft

jo bare en dødssejler af rang og det er ikke det system vi andre

af en helt anden grad og vi tror på at vores virksomheder gør det de skal

ikke acceptere at fru line barfod

legarth

eller andet sted eller om det er målingerne

i stedet for bare at skyde på andre

høre den konservative ordfører

ske nedskæringer på universitetsområderne ganske drastiske

set allerede meldt ud at her i de kommende år skal man yderligere skære to milliard

er en hellig person som ikke skyder på andre ordførere og ikke skyder på andre partier men alene koncentrerer sig om at fremlægge sin egen politik hvis det er korrekt

har misforstået for det er en stor del af

det nu ligge lad det nu ligge i det konservative folkeparti er vi meget optaget af at vi får skabt nogle

konkurrencevilkår for vores erhvervsliv sådan at de kan konkurrere ude på markederne og sådan at de kan tjene de penge der skal til for at vi kan få fuld beskæftigelse i danmark og sådan at

levere det velfærdssamfund vi gerne vil have a la det vi leverer i dag det er det vi gerne vil fortsætte med vi vil gerne udvikle

diskutere den politik som regeringen og de konservative står bag

set meget enig vi skal gerne have gode virksomheder som er i stand til at konkurrere internationale markeder

mennesker nogle højtuddannede mennesker som er i stand til at gå ind og bidrage i de her virksomheder skabe innovation skabe udvikling og så er det bare

det konservative folkeparti vil rulle milliardbesparelser

jeg tror ikke at jeg skal på efterløn jeg tror ikke at jeg bliver så træt at det

men når spørgsmålene kredser om det samme er

vi skal leve af at vores konkurrencevilkår og vores rammevilkår er så gode som muligt og vi skal selvfølgelig investere massivt

forskning innovation og koordination vi troede engang at vi kunne læne os tilbage at vi var det land her i verden der kunne leve af

kunne organisere tingene at vi kunne designe

kigger vi nu på os selv og kigger på hvordan resultaterne har udviklet sig og så er vi blevet overhalet indenom og udenom

blevet for tilbagelænede vores vækst er gået i stå og

skeen over i den anden hånd samtidig med det er vi blevet ramt af en verdensomspændende krise som har gjort at vi er nødt til at få betalt en regning

nogle minusser og vi gør det der er ansvarligt vi har anvist vejen vi betaler regningen vi er ikke populister der går ud og bilder befolkningen noget ind der ikke er korrekt vi anerkender

er tillid til dansk økonomi ender det med at vores rådighedsbeløb bliver brugt

vedgået at det er store besparelser på uddannelsesområdet der ligger i de kommende år jeg står her med de udfordringer som

af vækstforum det vækstforum som regeringen har bedt om

beskrive hvordan vi løser de opgaver og de udfordringer der står

produktiviteten står i stampe at fornyelse og innovation ikke er

har haft indflydelse på at gå i spidsen for at løse udfordringerne for det her land hvordan synes herre mike legarth

med den måde man har valgt at løse opgaverne på plus at man nu lægger en kæmpestor besparelse

til herre orla hav at vi lægger en kæmpestor besparelse ned over uddannelsesområdet

at der er besparelser men at vi ikke sparer på undervisning og at vi ikke sparer på kompetencegivende uddannelse

anerkender vi det er en del af genopretningspakken men vi er altså også et af de lande der investerer mest i forskning faktisk et af de få lande

besparelser inden for uddannelses og forskningsområdet man

hvordan harmonerer det med at herre mike legarth siger at løsningen på mange af de udfordringer vi står over for er uddannelse uddannelse og uddannelse

svarende til fem og halvtreds procent af statens besparelser er på uddannelsesområdet det er jo ikke

tvivl om at spanien er hårdere ramt af krisen end danmark er men ikke desto mindre går spanien den stik modsatte vej

den sammenligning overhovedet ikke bruges til noget som helst sagen er jo og jeg kan da læse op så det måske har nemmere ved at sive ind

historisk høje engangsudgifter på mere end syvogtredstusind kroner per elev prognosen tyder på at den udvikling vil fortsætte

investeret massivt i at øge fagligheden i skolen vi bruger fem milliard

mere på flere timer i dansk og matematik på ungdomsuddannelserne stiger det samlede taxametertilskud med fem

de offentlige forskningsbevillinger

den beslutning er jo truffet ud fra en betragtning om at vi er nødt til at have et loft

give sig selv i løn for den her opgave

er nogle af skatteyderne der ikke accepterer at der er nogle

at passe sit eget barn derhjemme jeg synes det er en meget sympatisk tanke vi har jo selv

det var en smule besynderligt at man kunne bevare den indtægt man havde ude i det private erhvervsliv

tohundredetusind private arbejdspladser

herre mike legarth hvorfor har det konservative folkeparti så siddet på hænderne i forhold til at fremme innovationen i det her samfund

vi har selvfølgelig forsøgt at drive den udvikling så godt vi kunne og det vil vi også gøre i fremtiden men det er da rigtigt at vi kan konstatere

fogh rasmussen skrev i regeringsgrundlaget i november to tusind og syv

det blev gentaget af bendt bendtsen den enogtyvende december over for

hav fra socialdemokratiet det blev gentaget af lene espersen

at vi har et grundlæggende strukturproblem i

så kunne man måske slutte den her fremlæggelse

hvornår mon den kommer

jeg er sikker på at den redegørelse nok skal komme i nær fremtid men lad mig så i hvert fald slå fast at

forstå

nu er ude at og

en uansvarlig politik og så synes jeg

jeg kan forsikre at vækst står øverst på vores dagsorden

så påstod spørgeren at vi havde gennemført en ufinansieret skattereform det har vi talt om mange gange og vi tager en runde mere det er løgn og latin det passer ikke den er finansieret krone til krone

det var det vismændene og alle andre anmodede om og anbefalede at vi gjorde fordi vi var midt i en krise og det var en fordel at give folk

halvdelen af det man tjener i arbejdsindkomst går til fælleskassen og den anden halvdel kan man beholde selv

man kan være helt sikker på at det er den dagsorden vi forsøger at arbejde efter også

skal betale for skattereformen skattelettelserne den skattereform vi lige har gennemført er der

det der klimabelaster det der er farligt

cigaretter alkohol sukker og fedt

motivere til at yde en indsats tage en lang uddannelse arbejde over tage en risiko gøre noget mere til gavn for danmark

første årti et årti hvor venstre og konservative og dansk folkeparti siden regeringsskiftet i to tusind og et har lavet samtlige finanslovaftaler med hinanden og hvor de dermed må påtage sig det fulde ansvar for den førte økonomiske politik

det er måske økonomer som nationalbankdirektøren eller de økonomiske vismænd som finansministeren havde i tankerne da han mandag aften i dr 2’s deadline i en af sine efterhånden velkendte ansvarsfralæggelser afviste al kritik med at økonomerne jo altid er bekymrede bekymrede og som finansministeren sagde

den tilgang er det måske lettere at forstå hvorfor det sejler og hvorfor regeringen konstant og konsekvent må revidere sin økonomiske politik fordi forudsætningerne brister senest i mandags i den økonomiske redegørelse hvor regeringen dumper med et brag nøgleforudsætningen om nulvækst i de offentlige udgifter har vist sig lige præcis så urealistisk som den er uansvarlig regningen er ikke betalt allerede nu er

planen fra maj skredet med fem milliard

er hullet i to tusind og femten planen

nationalbankens nok noget mere realistiske prognoser for offentlig vækst

engang begyndt at tale om de huller der er i skattereformen

være underfinansieret på en række områder

for at få sin to tusind og femten plan til at hænge sammen

angreb og finansministeren har da også igen og igen angrebet oppositionens politik for at være løs i kanterne jeg håber og forventer derfor i dag at finansministeren meget præcist vil redegøre for hvordan regeringen vil nå målet om strukturel balance i dansk økonomi i to tusind og femten

hvis ikke regeringen har de her svar efter nu at have forhandlet sin tiende finanslov på plads den sidste inden folketingsvalget hvis ikke man har de svar så forsvinder den sidste rest af troværdighed som dug for solen

hvad så med det her års finanslov kan man her finde et flertal som tager ansvar og som har lavet en finanslov der peger frem for at finde svaret på det spørgsmål

hovedudfordringer vi står over for

hvor vi spås den næstlaveste vækst blandt oecd landene i de kommende år vores konkurrenceevne er under skiftende konservative erhvervsministre løbende blevet svækket krisen kostede os op imod tohundredetusind arbejdspladser det største jobtab siden man begyndte at måle det i begyndelsen af

radikale venstre tidligere på efteråret spillede ud med et

om en ny globaliseringsaftale der skal sikre et fortsat og kontinuerligt løft i investeringerne

det var derfor vi fremlagde forslag til en national innovationsstrategi som målrettet fokuserer på at kombinere klog offentlig efterspørgsel

er arbejdsstyrken når de store årgange går på pension og langt mindre årgange træder ind på arbejdsmarkedet udfordres både den private sektors vækstmuligheder og den offentlige økonomi der bliver flere

her finder vi hovedårsagen til at der er underskud på de offentlige finanser lige så langt

øjet rækker derfor fremlagde radikale venstre som det hidtidigt eneste parti en genopbygningsplan for to tusind og tyve som med en udfasning af efterlønnen og en række andre reformer vender underskud til overskud allerede for to tusind og tretten og frem til to tusind og tyve vi er klar til at tage ansvar for reformer mens regeringen blot udsætter sin

og tyve plan med jævne mellemrum og skubber en gigantisk regning foran sig

den sidste hovedudfordring er ubalancen i arbejdskraftens kvalifikationer vi vil om få år stå med for mange ufaglærte og for få kvalificerede medarbejdere og derfor kunne vi aldrig drømme om at skære i uddannelse hverken i uddannelses eller i beskæftigelsessystemet tværtimod vi har afvist regeringens milliardbesparelser på uddannelse som i genopretningsplanen kommer op på mere end fem milliard

vi afviser besparelserne på arbejdsmarkedsuddannelserne som både arbejdsgivere og lønmodtagere advarer imod fordi regeringens besparelser vil forhindre de ledige i at tage de mest jobrettede kurser radikale venstre har fremlagt og finansieret et historisk efteruddannelsesprogram for lærerne i folkeskolen så ingen elever skal undervises af lærere der ikke har linjefag i de fag der undervises i regeringen er optaget af nye test statslige kontrolforanstaltninger og flere elever i klasserne men hvornår forstår man at det er undervisning af veluddannede topmotiverede lærere med de bedste pædagogiske faciliteter som giver resultaterne hvornår vil man droppe den fejlslagne ideologiske skolepolitik som ikke engang i de forjættede pisa undersøgelser kan vise resultater for i stedet

den evidens der er for hvad der giver resultater i folkeskolen så der er fravær af reformer og konkrete væksttiltag massive besparelser på uddannelse og forskning og dertil en nulvækstkur som ingen uden for finansministeriet tror på realismen i og som hver dag forøger den regning som regeringen vil sende til danskerne via kommuner og regioner som jo altid må gøre det beskidte nedskæringsarbejde når christiansborg forsømmer at holde styr

har vi oplevet en kraftig stigning i antallet af udsættelser der er kommet mange flere fattige psykiatriske patienter udskrives før de

med beskæringer i børnefamilieydelsen og den helt grumme fratagelse af de særlige rettigheder til at optjene folkepension for flygtninge det er ikke nok med fattige børnefamilier fire hundrede og

timers regel og starthjælp næh

vil hellere finde pengene hos familier med handicappede børn

barnløse og børnefamilier frem for at lave de nødvendige reformer men hvad vil vi så huske finansloven for ja det bliver jo det samme som alle de ni andre finanslove for mens økonomien er hårdt presset

endnu en gang måtte danskere med udenlandske ægtefæller agere prügelknabe for et

at fokusere kræfterne på at isolere danmark yderligere i yderligere i europa når det kommer til udlændinge og integrationspolitikken det nye dyr i åbenbaringen var et pointsystem med enhver form for liberalt tankegods efterladt solidt på bagperronen

har man en udenlandsk ægtefælle og ønsker man at slå sig ned i danmark afgøres det hele af en statslig nytteværdivurdering af

og statsministeren vil nu nøje vurdere om en danskers udenlandske udkårne er fin nok til at opnå opholdstilladelse ved for eksempel at have en kandidatgrad fra et af verdens tyve bedste universiteter eller en adresse i et godt borgerligt kvarter og så videre og så videre før valget i to tusind og syv sagde den nuværende konservative gruppeformand fru henriette kjær at udlændingepolitikken var strammet nok men det varede kun indtil fru pia kjærsgaard og dansk folkeparti igen sagde hop og regeringen som altid svarede hvor højt men mon ikke befolkningens reaktion har overrasket mange jeg har deltaget i flere offentlige arrangementer om sagen og mødt et utal af danskere med alle mulige politiske ståsteder som

det udlændingepolitiske selvsving på christiansborg pointsystemet går langt over stregen det løser ingen problemer og på den måde var årets forhandlinger som et dacapo over nullernes politik ingen løsninger der peger fremad men altid nye udlændingepolitiske stramninger og symbolpolitik nullerne kommer ikke tilbage skal vi skabe

vi også gerne fortsætte med at gøre i mindst ni år yderligere for det tror vi

den her debat i dag har afsløret ganske tydeligt men når nu

alle sine æg i socialisternes kurv

egentlig ser af lighedspunkter eller hvor man kan forestille sig at herre morten østergaards parti de radikale kan være enige med venstrefløjspartierne på centrale økonomiske områder er det inden for skatteområdet eksempelvis hvor vi har hørt fra venstrefløjen at de gerne vil sætte skatterne markant i vejret i omegnen af godt tredive milliard

inden for dagpengeområdet

blive enig med venstrefløjen kunne det være i

i den måde vi har tilrettelagt vores økonomiske

meget selektiv avislæser for ikke at kunne konstatere at også venstre og konservative har

hvordan den økonomiske politik skal tilrettelægges herre jacob jensen vil køre nulvækst til to tusind og tyve

uenigheder men det der samler i oppositionen er jo en klar afvisning af de massive besparelser der

på det her års finanslov og et krav til hinanden om at finde finansieringen på anden vis

at det er ved at stoppe tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet altså gennem en udfasning af efterlønnen s og sf foreslår at det sker ved at folk skal arbejde mere

er afgørende er altså at forfølge et reformspor frem mod to tusind og femten som langt overstiger de ambitioner som regeringen og dansk folkeparti har og

der skal føres præcis ligesom jeg antager at der foregår forhandlinger mellem venstre og konservative om

jeg lytter meget interesseret til de svar som

morten østergaard ser at han kan blive enig med venstrefløjen om nu har vi jo så lagt en dagpengereform frem den

vi har tidligere lagt en skattereform frem som jeg var lidt undrende over hvorfor de radikale ikke

underskud til overskud allerede her fra to tusind og tretten og frem til to tusind og tyve det er jo noget som engang drømmer om at

tusind og tyve plan der skal komme til foråret

an på en anden måde de har afgivet et løfte om reformer for femten milliard

ole sohn har sagt at set i et længere perspektiv er det ikke nok derfor er det jo at vi vil holde de partier fast på at der er et reformbehov og det er i

den størrelsesorden i første etape måske og derefter må man gå videre så er spørgsmålet

hvad man kan blive enig om men det er jo bemærkelsesværdigt at det eneste tidspunkt herre jacob jensen tør tale om reformer på er når han står i spørgerens rolle

for nogle timer siden spurgte herre jacob jensen hvordan man

lukke hullet i regeringens økonomiske politik

og det er jo fordi der er uenighed mellem venstre og konservative og det er helt fair

princip gennemsyrer jo både vores finanslovudspil og den økonomiske genopbygningsplan

to gavnlige effekter for det første bidrager det kraftigt

underskud vendt til overskud på de offentlige budgetter

en indtægt på skattesiden så det er klart

er det jo også med til at sørge for at der er arbejdskraft og dermed mulighed for at skabe privat vækst så det er derfor at det for os er naturligt at sige at vi kan se der bliver behov for de reformer når de store årgange går på pension efter

er der ingen der kan komme uden om det og de økonomiske vismænd som

dahl for nylig er begyndt at referere til tit og ofte

næste tre år vil øge skatterne med

som man vil hæve skatterne med blandt andet for at finansiere og det skriver man jo direkte et øget offentligt forbrug et

forskel i den økonomiske politik som det radikale venstre har lagt frem og den som s

har lagt frem det er helt åbenbart jeg synes også

venstre og konservative på den økonomiske politik

set ikke noget odiøst i men det er rigtigt at det er godt at have principper og i hvert fald er alternativet altså den totale principløshed

det regeringen der går til valg på et skattestop hvor meget er det er det vi hæver

kan man jo tale om en egentlig principløshed

skattegrænserne alt andet

er da almindelig ordentlighed i en tid hvor vi beder alle om at bidrage i et fælles ansvar for at få betalt regningen for krisen

have fulgt meget dårligt med eller i hvert fald ikke have læst de radikales skatteudspil hvis man

mistænker os for at ville hæve personskatterne tværtimod er vores økonomiske politik jo blandt andet baseret på et bidrag fra skattereformen hvor vi omlægger væk

personbeskatning og i retning af

tilsyneladende eneste ordentlige er nu at sætter skatterne op med et stort milliardbeløb

på personskatterne siden to tusind og et vi har sænket selskabsskatten to gange så vi har leveret resultater

ikke skal sende regningen hen i børneværelset til næste generation det er det vi kalder ansvarlighed og her må alle bidrage

et eksemplar af det radikale venstres skattepolitik så han kan få den helt ind under

hvor fin og velkonsolideret den er

kig på nogle dele af erhvervsområdet vi udfaser

i vores økonomiske plan en række

til landbruget på jordskatterne det er sådan at selv om alle skulle betale lidt mere fordi det er det eneste ordentlige så har herre mike legarth og

finansministeren jo alligevel fundet plads til at man kunne sænke skatten for

skulle efter sigende være en kompensation for at de skulle have nogle nye pesticidafgifter der ville rive tæppet væk under landbruget dem har man så ikke lige fundet

sympati for dele af radikale venstres politik på udlændingeområdet

radikale venstres politik der vi har tidligere diskuteret hvad det hjælper at lave skattelettelser til de rigeste og hvad det hjælper at fjerne

radikale venstre været med til at halvere dagpengeperioden for de arbejdsløse og gøre det vanskeligere for

det spørgsmål for det giver mig lejlighed til at understrege at der er behov for at vi

en reform af vores beskæftigelsessystem som slet slet ikke er godt nok

det vi lægger op til er det vi kalder en håndholdt beskæftigelsesindsats og det er altså en meget målrettet beskæftigelsesindsats

en hel masse regler og kasser som

proceskrav og det ene og det andet cv klik og hvad det ellers hedder

landsdækkende så det er vores bud vi ønsker faktisk ikke for

at de skal gå ledige ud over to år og altså dermed ramme

den nye dagpengegrænse og vi kan jo se at det heldigvis er ganske få af dem der gør det i dag

at tilbyde de arbejdsløse men naturligvis

det der foregår i øjeblikket er angår behandlingen af arbejdsløse for de skal tage rundt og lege dyr ikke men

hjælpen til at de arbejdsløse kan komme tilbage på arbejdsmarkedet

hvad er logikken i at halvere dagpengeperioden

ikke lykkes at skaffe folk et arbejde smider vi dem ud af a kassen og i fattigdom

jeg synes er helt absurd i radikale venstres politik

et nummer ud af den radikale

vækstpolitik som altså består i

vi løfter investeringerne i uddannelse og forskning med en milliard kroner hvert eneste år i de kommende år og så i

national innovationsstrategi som for alvor vil kunne sætte

gang i væksten og løfte os ud af den her lavvækstfælde vi er

ret i at det er en af de centrale udfordringer som jeg også

vi bare sige at de reformer vi lavede på dagpengeområdet i

begrebet ansvarlig økonomisk politik i det arbejde som er gjort under vk regeringen

så kunne man jo tage den diskussion med herre rasmus jarlov men jo præcis det der ikke er jeg indledte min tale med et citat fra nationalbankdirektør nils bernstein som beskrev det forløb der har været hvor man altså godt nok har investeret under lavkonjunkturen

han sagde og jeg citerer denne asymmetri er farlig og

økonomisk fundament det er den økonomiske politik der har været

set også er enige i og vi vil jo gerne have et bredt samarbejde om den økonomiske politik noget som

men jeg tror at vi er kommet til samme konklusion som

som minder mest mulig om

den førte økonomiske politik mener jeg at jeg i min ordførertale ret klart gennemgik

kan hæfte ordet ansvarlighed på den økonomiske politik der bliver ført det er en chancesejlads hvor man baserer sig på nogle helt heroiske forventninger om hvad man kan gøre ved det offentlige forbrug

vist sig at forudsætningerne er bristet

man har et hul på mellem ti og femten milliard kroner i sin økonomiske plan frem mod to tusind og femten og man har ingen svar på det man overtog en holdbar økonomi siden da har den ikke på noget tidspunkt været holdbar

bare sige at vi jo er nødt til at basere os på den erfaring vi har med vko og det

om de arbejdsløse og hvor vigtigt det var at lave en stor reform af beskæftigelsesindsatsen det er

set fuldstændig enig i især hvis vi kan få det fælles udgangspunkt at arbejdsløse er mennesker der gerne vil have et arbejde

men det jeg så stadig ikke forstår heller ikke efter herre morten østergaards svar til herre frank aaen

jeg er i virkeligheden oprigtig talt i tvivl jeg tror det

acceptere de kendsgerninger som jo er er erfaringsbaserede nemlig at folk altså har en tendens til måske fordi systemet hjælper dem mere

faktum er i hvert fald at for den lille gruppe som ikke er ledige bare i meget kort tid for det er langt de fleste

at flere kommer i arbejde hen imod slutningen af deres dagpengeperiode det gælder i norge og det gælder i sverige hvor man har dagpengeperioder på det niveau vi nu

i danmark med den daværende lange dagpengeperiode og det vil givetvis også gælde med den nuværende lidt kortere dagpengeperiode derfor må man spørge sig selv

en masse konkrete forslag til og vi synes det er rigtig vigtigt at folk kan genoptjene deres ret til dagpenge

regeringen og de radikale har gennemført i sommer ikke kun er en forkortelse af dagpengeperioden men også en fordobling af det antal timer man skal have

mister man alligevel sin ret til dagpenge

selvfølgelig helt afgørende uanset hvilken

man fører at vi får gang i væksten i danmark og

under den økonomiske krise det er selvfølgelig helt afgørende men der hvor enhedslisten jo vender det blinde øje til

om udfordringerne for den danske arbejdsstyrke og jeg gjorde endda en del ud af det i min ordførertale nemlig det forhold at de store årgange går på pension

på arbejdskraft i de kommende år vi kommer også til at stå med det problem at mange af dem der så er på arbejdsmarkedet ikke har de fornødne kvalifikationer og det

være med til at skære ned på uddannelse det ved jeg at vi er enige om men udfordringen og det må herre frank aaen og fru line barfod altså også lægge sig på sinde er at få flere mennesker til at blive

sagde statsmagten blander sig

med familiesammenføring

til den del af min tale der handlede om udlændingepolitikken og pointsystemerne

en eller en form for forsvar af det der er foregået for det er det er jo en statsmagt der er løbet løbsk når herre karsten lauritzen

det understreger jo dobbeltmoralen i det herre morten østergaard

at det er fuldstændig umenneskeligt

pointsystem har overrasket også langt ind ind på regeringsbænkene

når man ikke lige havde løsningerne på de store økonomiske udfordringer

man altid i finanslovdebatten trække det her udlændingekort frem og så

en sællert det viste sig slet ikke at være tilfældet danskerne er dødtrætte af at der hele tiden skal strammes i

udlændingepolitikken og jeg forstår det godt vi siger at folk der har en udenlandsk ægtefælle som de ønsker

at bringe til danmark skal kunne forsørge dem

fuldt finansierede forslag som kan sikre at det tilbud er til stede det er det vi siger så vi er ikke blege for at stille krav det herre karsten lauritzen vil

erstatte den nuværende blokpolitik hvor vi for tiende gang står med en finanslov der primært er baseret på v k og o

ønsker at erstatte én én blokpolitik med en ny blokpolitik derfor vil jeg da håbe

liberal alliance når man er kommet sig over chokket over at der kom et andet flertal end det man gik og håbede på

i en finanslov hvis de

men hvis nu rød regering

kan vi jo så bare konstatere at man skal føre en politik sammen med fru line barfod som lige fortalte

stedfortræderdiskussion jeg er havnet i her jeg forstår at herre simon emil ammitzbøll har en disput med

herre morten bødskov og den skal jeg da for alt i verden ikke

komme midt i det jeg siger er at vi søger et bredt samarbejde og vi har ikke noget behov for

vurdere med sig selv men jeg vil da håbe at herre simon emil ammitzbøll og liberal alliance i det omfang man sidder i folketinget er i arbejdstøjet og klar til

simon emil ammitzbøll og herre

det radikale venstre kan indgå samarbejde om en politik som slet ikke matcher det som den røde blok jo ellers står for

det rigtig snerper til er jo når man skal udarbejde et regeringsgrundlag hvis det når så vidt

kan ordføreren afvise at der i det regeringsgrundlag ville kunne fremgå bemærkninger om at skatten skal stige i kongeriget danmark det må være ret nemt at sige det kan man simpelt

så vi får en skat der virker hvor vi omlægger beskatningen fra

andre indtægtskilder beskatning af overforbrug usunde fødevarer energiforbrug

men jeg vil gerne sige til herre villum christensen at

da love for at liberal alliance må siges at være svar skyldig

den afgrund der er mellem det økonomiske program man selv lægger for dagen med halvering af selskabsskatten og højst

hvis vi nu kigger på

hvor er skillelinjen størst for det radikale venstre

at være enige i oppositionen der er det bare at jeg siger at det

komikkens skær over sig når man ser hvordan

liberal alliance fører sig frem med med konstante skældud til venstre og konservative på trods af

for det radikale venstre er det

jo afgørende at få indflydelse på den førte politik nu har vi haft ti finanslove med v k og o man overtog en økonomi efter en sr regering der var holdbar ikke på noget tidspunkt i de forgangne ti år har dansk økonomi

at kritisere særlig socialistisk folkeparti for økonomisk uansvarlighed

vil jeg sige jeg vil så høre den radikale ordfører

som sfs formand herre villy søvndal

seksogtyvende april i nordjyske om at man ville bruge seks hundrede million

have en vis grad af stedfortræderdiskussioner men det er jo ikke længe siden at

noget mere naturligt at diskutere med sfs finansordfører

man kommer med er i overensstemmelse med det herre villy søvndal skulle have sagt i nordjyske engang i april

vil vi have at der er et ordentligt forsørgelsesgrundlag

for det andet har vi sagt at vi har meget vanskeligt ved at tro at det er muligt at lave en reform der har en sådan kvalitet at man kan hente nogle meget kortsigtede besparelser vi tror altså ikke på

det der løfter regeringens kontante udfordringer med det hul man har på mellem ti og femten milliard

endnu mere næste år det er jo klart beskrevet af virkeligheden og det er også klart fremlagt af regeringen at den står på minus ude i i det offentlige velfærden næste år regeringen og dansk folkeparti siger så at nedskæringerne

kommunerne har brugt for mange penge

være kommunerne har brugt flere penge end regeringen har tilladt

er altså ikke sådan at der er for meget velfærd ude i kommunerne det er der ikke når der nu fyres på skolerne hospitalerne i ældreplejen

ikke nogen der mener at det er fordi den fælles velfærd er for god og derfor skal slankes

der mangler penge siger man så bare fra

vko har jo tømt statskassen

til de rigeste i samfundet men det har vi diskuteret så mange gange før så lad os bare lade debatten om skattelettelser

den linje som skattelettelserne

er også meget godt illustreret af den økonomiske redegørelse

en konsekvensberegning af regeringens

det som nu bliver gjort med vedtagelse af den nye finanslov for to tusind og elleve

man har prøvet at indregne

økonomiske redegørelse og der redegøres for at samfundet bliver rigere næste år der bliver flere penge i samfundet at bruge i to tusind og elleve end der var til rådighed i to tusind og ti der er altså råd til forbedringer i to tusind og elleve hvis man vil spørgsmålet er bare

indlysende klart politisk valg det som man synes

ekstra indkomst samfundet har næste år skal bruges til er privat forbrug hvorimod der skal gives mindre til

for at sige at det ikke er økonomisk nødvendighed der gør at der skæres i kommunerne

samme måde som der skæres lige i øjeblikket

at gøre med økonomisk nødvendighed det er et meget klart politisk valg hvor regeringen har sagt

for regeringen og dansk folkeparti er det vigtigere at få en større omsætning i fona hos elgiganten

bilforhandleren det er vigtigere at deres omsætning stiger end at der bliver sikret mere og bedre velfærd det er altså ikke en regnefejl på nogen måde det er regeringens langsigtede mål at lade det private forbrug stige mens velfærden sakker bagud og det er altså et direkte minus i to tusind og elleve hidtil har man sagt nulvækst også i to tusind og tolv

og det ved vi jo godt betyder nedskæringer på område efter område fordi behovene for velfærd

så kunne vi så lige se i avisen at venstres ordfører

finansministeren jo sætte venstres ordfører på plads

i en af deres rapporter hvor de viser hvorfor de

den måde at de har lavet nogle regnestykker som de så prøver at

en af de interessante forudsætninger vismændene bruger er at de mener at det private forbrug skal fordobles

i to tusind og fem og tredive skal have dobbelt så mange biler som vi har i dag vi skal have dobbelt så mange computere som vi har i dag vi skal have dobbelt så mange fladskærme som vi har i dag vi skal have dobbelt så meget af alt muligt til privat forbrug end det

har set i den senere tid med det vi ser i den finanslov der behandles i dag i den økonomiske redegørelse regeringen lige har fremlagt og i det som vismændene regner på ud fra tilsvarende forudsætninger og så i det længere åremål

udtrykte så klart for flere år tilbage da der var kritik af at finansministeren ikke var liberal nok så svarede finansministeren

og den fælles velfærd vokser mindre og gør det

man vil forvandle danmark fra det vi altid har kaldt den danske model

større og større i stedet for fællesskabet det er den minimalstat som anders fogh rasmussen i sin tid skrev om som han blev bange for

alligevel har arbejdet hårdt på at gennemføre

og det er derfor vi ikke bare angriber regeringen og dansk folkeparti for deres ønske om mere privatisering på bekostning af fællesskabet

der selvfølgelig det behøver jeg ikke at sige står for en klart bedre politik end regeringen det

en ny statsminister men som altså også når vi læser på s og sfs tal har en målsætning der tvister samfundet væk fra fællesskabet over mod det private

lidt flere penge i egen lomme i stedet for at blive brugt til fælles bedste det er altså

om hvordan samfundet skal udvikle sig som står på spil i øjeblikket og det er det som vi vil bruge vores indflydelse på en kommende regering

har et regeringsskifte

også får en anden samfundsmodel som vision det synes vi er meget vigtigt måske skal der også

i dansk politik end det vi ser i øjeblikket hvor der er en stor tendens til at folk render i hælene af hinanden vi har selvfølgelig vores

lang række forslag som vi plejer

fire forslag der skaffer penge i kassen de rigeste i samfundet dem der tjener mere end

det synes vi ikke er noget dramatisk krav det vil give syv milliard kroner i kassen og kunne aflyse enormt store nedskæringer ude i kommunerne vi foreslår at man skal have ti milliard

altså olien vi foreslår skat på spekulation vi foreslår flere penge fra de multinationale selskaber så har vi også

energirenovering og energibesparelse

fra transportsektoren og vi skal have omstillet landbruget til økologi

der kunne skaffes tredstusind arbejdspladser der vil samtidig kunne sikres et meget vigtigt bidrag til klimaudfordringen

bringe sig i spidsen for at gøre noget

i særdeleshed i industrien som er hårdt ramt af nedskæringer og i forhold til udkantsområderne som er hårdt ramt af krisen

visioner vi har på det område

bemærkninger i forbindelse med de lidt uhyggelige perspektiver

vi får et regeringsskifte ved det kommende valg

det er jo helt tydeligt at enhedslisten vil styre det private forbrug folk skal ikke have lov til at gå i fona eller i elgiganten og købe sig en cd afspiller hvis det viser sig at der måske er nogle problemer i forbindelse med at

ja det er jo helt korrekt beskrevet der skal stå to politibetjente ud for hver eneste fona butik og kontrollere folk der skal stå to betjente uden for hver eneste elgiganten og kontrollere

skal vise deres selvangivelse for at vi kan være sikre på at de ikke har brugt for mange penge og så tager vi i øvrigt lige tyve procent og indbetaler til

statskassen det er da

spørgeren virkelig at det er sådan vi tænker i enhedslisten vi gør bare opmærksom på hvad der er konsekvensen af den politik regeringen fører i øjeblikket det er at man twister pengene

herre frank aaens argumenter tidligere i forbindelse med spørgsmål til nogle af de andre ordførere

rent sludder det var bare sådan en gang sniksnak som man lige kunne fremføre for ligesom at fortælle folk

som udgangspunkt har vi den politik at når

er der både råd til mere velfærd og der er sådan set også råd til mere forbrug vi vil gerne dreje forbruget over i en mere grøn retning fordi noget af det forbrug der foregår i dag er ødelæggende for klimaet og for vores miljø men vi har aldrig sagt at der aldrig

høre herre frank aaen sige at regeringen tvister økonomien væk

det største offentlige forbrug nogen sinde

markere var herre frank aaens argument om

nu må venstres ordfører lige undskylde mig at jeg har læst finansministerens økonomiske redegørelse deri står sort på hvidt at man prioriterer at det private forbrug skal vokse og det skal særlig ske

biler og varige forbrugsgoder apropos hvem der bestemmer hvad det skal jeg så ikke blande mig i

sættes på minus det er en tvist det kan man

at prøve at sætte spørgsmålstegn ved om det er rigtigt

er krise jo det skal det jo fordi det offentlige forbrug er

til og det mener selv finansministeren det kan vi få bekræftet lige om lidt

krisen og er med til at forberede

hjælpe samfundet ud af krisen den krise den private økonomi har skabt kan den offentlige sektor være med til at mildne følgerne af og hjælpe os ud

mod indvandrere udefra der i høj grad lever af offentlig forsørgelse det er noget

og med et pointsystem som sikrer

over skatten det vil sige at de kommer til betale noget af den skat som

aaen i øvrigt argumenterer godt for

at man stiller krav til dem der kommer hertil som familiesammenførte og indvandrere

er at vi skal hjælpe dem med uddannelse og vi skal hjælpe dem med arbejde det er det bedste for dem og det er det bedste for samfundet

indvandring med henblik på at få folk til til danmark for at arbejde det er ikke det vi diskuterer

pointsystemet går ud på at vi skal sortere i i dem folk gerne

hvem det er folk skal giftes med og kan bo sammen med og så oven i købet sortere dem på en måde så dem der har en fin universitetsgrad har forrang frem for

man jo typisk noget erhvervsarbejde oveni at man så

enhedslisten

indvandrerområdet og når

har solidaritetsprincip netop noget af den skat som enhedslisten gerne

svageste i samfundet men hvis der er for mange der ikke

uomgængeligt at det pointsystem

efter om man synes de er til gavn for det danske samfund der synes man at dem der har meget uddannelse er mere værd

det er simpelt hen forkasteligt at man på den måde vil sortere blandt dem folk ønsker at bo sammen med og har giftet sig med det er den ene debat den anden debat er om indvandring det er helt korrekt at

kan løse alle verdens problemer ved at have fri indvandring

for at hjælpe folk der hvor de bor så de kan bo der i fred

i alle de finanslovforslag jeg har været med til at lave for enhedslisten

været med enten direkte eller på sidelinjen i dem alle sammen er der et overskud

er uenig i den måde overskuddet skabes på det er i orden det kan man bare sige men at påstå at vi har fremlagt noget med underskud

politik i enhedslisten at vi siger det vi mener og vi stemmer i øvrigt også sådan når vi kommer til at

ind for et forslag der øger beskatningen af pensionister

ikke ind for et forslag der øger beskatningen af arbejdsløse i modsætning til dansk folkeparti

der er jo et meget langt forløb hvor man har gjort hvad som helst og hvor man har sagt det modsatte jeg kan sige med garanti at enhedslisten

vi satser på en middagspause

så er det liberal alliances ordfører herre anders samuelsen

sige at jeg på mange måder føler mig udsat for fuldstændig urimelig konkurrence i dag på den ene side har vi oplevet en heftig diskussion mellem venstre og socialdemokratiet og sf om hvem der

statsministeriet det er jo helt umuligt at have med at gøre men jeg vil alligevel gøre forsøget

endte med at blive sat uden for døren eller ikke blev inviteret ind igen i forbindelse med de finanslovforhandlinger som er overstået og det

det er kort sagt

de umodne komme til orde det er på tide at vi lader vismændene velfærdskommissionen og arbejdsmarkedskommissionen komme til orde for den politik som liberal alliance står på ryggen af

har en jordisk chance i det her land hvis vi ikke får taget et opgør med efterlønnen vi har ikke en jordisk chance i det her land hvis vi ikke begynder at udlicitere noget mere vi har ikke en chance hvis vi ikke får nogle færre offentligt ansatte

det er udfordringerne det er

det var det som vi også ønskede at pege på da vi gik til finanslovforhandlingerne

de store vismænds ønsker og sagde ok det kan

vi så yderligere ned til tre meget meget små ønsker vi gik til forhandlingerne med ønsker om at få fjernet multimedieskatten iværksætterskatten og særskatten på pensioner det lyder voldsomt med tre skatter på engang men sandheden er

de tre skatter tre milliard kroner ud af de samlede indtægter som ligger

om året det skal ses op imod et samlet offentligt forbrug på op mod tusind milliard kroner

ønsker for tre promille

som er bakket op af konservative på den ene side og dansk folkeparti på den anden side dansk folkeparti som er ledet af tre personer som engang meldte sig ind i fremskridtspartiet som gik ind for nul skat på arbejde ja de var faktisk så offensive i forhold til at begrænse det

nedlægge forsvaret og erstatte det med en telefonsvarer hvor der på russisk blev sagt vi overgiver os

det kunne vi ikke komme igennem med derfor blev vi bedt om ikke at vende tilbage til forhandlingerne og det

at vi fik anklagen om at være barnlige og umodne og

vi forsøger hver dag at tage os sammen og vi tror på at det kan lade sig gøre om

at der næsten er opstået en ny alliance

har vi børsen

og det gør de på baggrund af analyser fra dansk erhverv gennemførte de reformer som liberal alliance står for nemlig at få gjort noget ved efterlønnen

ved pensionsalderen få gjort og selskabsskatten og få en mere effektiv og slankere sektor så ville det give en gevinst til en ganske almindelig lo familie

gå ud og forklare at det her

som er helt pinedød nødvendig hvis vi skal have nogen som helst chance for at komme til at uddele bare nogle af de gaver som der har været et ufatteligt kapløb om

fokus på i dag jeg hørte venstres ordfører stå heroppe på talerstolen og gentagne gange understrege i hvor høj grad venstre og regeringen

professor fra aarhus universitet bo sandemann rasmussen at det at gennemføre liberal alliances politik vil give en ekstra indkomst til en ganske almindelig lo familie på seksogfyrretusind kroner om året

om regeringens og s sfs planer der er to veje i dansk politik og de fører begge mod afgrunden

imens har vi her i folketingssalen en diskussion om hvem der er bedst til at bruge flere penge jeg synes ikke det er godt nok

og derfor holder vi fast i at gå til valg på og ønsker at få gennemført de helt nødvendige reformer som regeringens egne kommissioner gang på gang har peget på

at vi både i forbindelse med finanslove og i forbindelse med regeringsdannelse efter et valg vil pege entydigt på en borgerlig regering for de er hundrede procent sikkert

man kan så sige

at den ene side vil hæve skatterne med en og tredive milliard

drillende sige svarer til at skulle vælge mellem at drukne på to

resultatet er cirka det samme man kunne også sige at det er

blive frosset ned ved et højt antal

men det er bare nemmere at blive tøet op trods alt fra et lavere antal grader end fra et højt antal grader derfor er det selvfølgelig helt uden for enhver diskussion at vi peger på en

vi er af den opfattelse at venstre og konservative meget meget gerne ville gøre

har vi forklaret hvordan vi vil

den samlede finanslov fordi det her land

have et husholdningsbudget men vi håber rigtig meget på at når vi mødes igen næste år til finanslovforhandlingerne er det igen under en vk regerings ledelse

med et helt andet ambitionsniveau og en situation hvor man på en helt anden måde tager de udfordringer som landet står over for alvorligt

og firstusind arbejdspladser i den

et underskud på firs milliard kroner hvor mange år kan man

med troværdigheden i behold

meget vanskelig situation i den forstand at hele folketinget har besluttet sig for at det eneste man vil diskutere er alt det gode man vil

venstre og konservative radikale vælgere socialdemokratiske

aldrende samfund og

står vi i de kommende år og mangler arbejdskraft

gået fra et overskud på tres milliard kroner til et underskud på firs milliard og det bedste socialdemokraterne kan stille op med er et spørgsmål om kunstig befrugtning herregud

senere på aftenen skal stemme om

gentage at vi står ved det som vi stemmer i den sag nu er der

jeg synes bare den helt grundlæggende problemstilling her er

det skal være gratis med kunstig befrugtning

hvordan vi skal sikre tilstrækkelig meget arbejdskraft i

at vi skal have en efterlønsreform vi skal have sat skatten

procent skat på arbejde vi skal udlicitere betydelig mere og finde femten milliard kroner ad den vej vi skal halvere virksomhedsstøtteordningerne og finde ti milliard kroner der vi skal have fyrretusind færre ansatte i den

ved over de næste otte år at hver gang der er tolv der går på pension

dengang man overtog magten efter en sr regering var der jo holdbarhed i

ikke været på noget tidspunkt i den mellemliggende periode og den her finanslov tager jo heller ikke store skridt i retning af at skabe

får de afgørende mandater ellers havde vi vel meldt os ind hos venstre og konservative men pointen er jo faktisk at vi er et selvstændigt parti som forsøger

en situation hvor vi har de afgørende mandater

og liberal alliance at det radikale venstre er overbevist om at inderst inde i det dybeste hjerte

og herre villy søvndal utrolig gerne lave de mange reformer

de vil faktisk gerne have taget det opgør med efterlønnen som nu

talt om reformer i den to tusind og tyve plan som

en slags generalprøve i år man havde jo netop de afgørende mandater regeringen v

salen ja det er fuldstændig rigtigt at

der hvor man ikke kan vælge andre vi er overbeviste om at efter næste valg

den skal have dansk folkeparti med på den ene side og så skal den

fortalelse have liberal alliance med for at kunne skabe forlig jeg tror at dybt ind i regeringen glæder man sig til den dag hvor man kan gå sammen

nu her vi skal finde nogle kompromiser hvor dansk folkeparti får noget og hvor liberal

sektor og gode vilkår

det private erhvervsliv

vi kigger på det økonomiske område er ene og alene at konservative og

hvorfra man kan kritisere venstre og konservative

danmark var blevet et bedre sted at være hvis vi var kommet af med multimedieskatten iværksætterskatten og særskatten på pensioner

opfundet hos de konservative

men det er helt sikkert at hvis man lægger sig ned for under tre promille

som de konservative valgte at gøre så kommer man i ganske alvorlige problemer med sit bagland

valgte at lægge sig ned for under tre promille det gjorde vi ikke

promille det mente de konservative sammen

at der er forskel på de konservative og liberal alliance fuldstændig enig det de konservative har lagt stemmer til er at man først hæver skatterne på en hundrede og seksten forskellige områder inklusive

jo man udskød den og det

mellem liberal alliance og de konservative jeg ville gerne have at den konservative ordfører herre rasmus jarlov huskede sig selv på hvad han har sagt

der enten nogen der har løjet eller lyver eller

virker en anelse desperat at påstå det vi ser jo bare så forskelligt på det her herre mike legarth indrømmer jo selv lige nu og her at man har udskudt de hævelser af grænserne for hvornår skatterne skulle sætte ind

er den store omkostning man ender med reelt set at hæve skatterne med tolv milliard kroner i genopretningspakken

brug for politisk lederskab hvor man står fast på nogle ting

eller fik besked på at vi skulle komme igen

herre mike legarth

vi har et skattestop og det fastholder vi nogle vil opleve at betale lidt

men det tror jeg godt at folk kan forstå hvordan er det et skattestop

vi forsøger så at gå ind og sige ok vi kan

komme af med efterlønnen vi kan ikke få gennemført de store ting som vi gerne vil

ned på først ti ønsker og så helt ned på tre bittebittesmå ønsker og håber på at få hjælp af de konservative i forhandlingerne og hvad sker der så når vi forlader

herefter er det kristendemokraternes ordfører herre per ørum jørgensen

kristendemokrat tror jeg næsten jeg vil starte med

den er ved at være lidt triviel men

vi behandler her i dag jeg synes at

situationen kræver vi kan jo godt bruge rigtig meget tid på

hvor hurtigt man kan afskaffe efterlønnen og hvor mange offentligt ansatte vi kan fyre men bundlinjen er jo som bundlinjen er vi står midt i en finanskrise

jeg egentlig rigtig stolt af og glad for

liberal alliance forlod

og udstillede meget meget tydeligt at det er et parti som har meget svært ved

vi har fået en finanslov som er økonomisk ansvarlig og som også er socialt ansvarlig

firserne da vi var en del af schlüterregeringen

jeg må også sige at når jeg sådan følger debatten i dag

endnu mere bestyrket i min opfattelse af at det er de rigtige samarbejdspartnere vi har fundet når det gælder den økonomiske politik

vi hørt socialdemokraternes bud på en økonomisk politik som

radikale som så har en helt anden økonomisk politik

har en fjerde økonomisk politik altså mit parti er drevet af

vi også har et ansvar der rækker fremad

lægge det puslespil og føle mig overbevist om at det

var vigtigt for kristendemokraterne da vi gik ind i

version vi sidder med i dag og så var der en version

i skattelettelser som ikke var finansierede

den kreds der nu har indgået en finanslovaftale også har fundet plads til

og hvorledes så er der jo altså en virkelighed lige uden for vinduerne

vinduerne og hvor vi er nødt til at gå ind og

været vigtigt at sikre nogle nogle resultater og

fingeraftryk på den her finanslov

medmenneskeligheden er den bærende faktor

for en indflydelse kristendemokraterne har haft i forbindelse med

bliver det antal hospicepladser i danmark som eksperterne siger der er behov for så vi allerede

to tusind og fjorten når op på to hundrede og halvtreds hospicepladser det betyder noget for dem der har været på

venteliste og som gerne vil have en værdig afslutning på deres liv det betyder noget for de familier som er i den situation helt konkret

bedre lindrende pleje ved at der bliver

palliative udrykningsteam

styrke medarbejderne i sundhedssektoren som sådan så vi også får

mere faglighed ind på det område det er noget der konkret kommer til at betyde noget for mennesker vi har

mellemindkomstgruppen får råd til at sende deres børn på efterskole jeg tror egentlig

her i salen kommer fra familier hvor man har tradition for at sende

børn på efterskole og der må vi sige

den situation at mange familier ville have svært ved her under finanskrisen at få deres børn på efterskole der har vi sikret

med en husstandsindtægt på

bliver berørt af den besparelse der lå i genopretningspakken og at det kommer til at hænge bedre sammen så der er sammenhæng mellem tilskud

den indtægt man har som husstand vi har sikret at befordringstilskuddet

til friskoleeleverne blev genindført og

det ny højskolevenstre og det tror

på baggrund af at vi faktisk er optaget af

tidligere højskolevenstre repræsenterede vi har styrket infrastrukturen i udkantsområderne ved at få en dato og sikre finansiering

det betyder at virksomhederne bliver boende i vest og ikke flytter til øst det betyder at man bedre kan rekruttere arbejdskraft det er med til at skabe vækst og udvikling vi har sikret at der kommer et videncenter for kystturisme så vi styrker turismen

hvor man måske ikke have en phd

ved at vi styrker turismen

også ydet vores bidrag og så er der

som vi fik til sociale indsatser i to tusind og elleve nu spurgte jeg jo socialdemokraternes ordfører

set også sfs ordfører om hvad man sådan

leveret af konkrete resultater i forhold til de socialt udsatte grupper som man

bare ét eksempel det var kun snak kun snak og jeg bliver nødt til at sige

sindslidende

folk med misbrugsproblemer eller andre udsatte som er vant til at bruge natcaféen på nørrebro som er vant til at bruge varmestuen i slagelse som er vant til at bruge den blå paraply som er et værested i randers den blå sociale café i hjørring perlen i nykøbing mors café vita i gellerupparken eller center for seksuelt misbrugte i odense nu nævner jeg bevidst de socialdemokratiske kommuner hvor man har skåret ned tilskuddet

kristendemokraterne der går ind og sikrer at de mennesker har et sted at gå hen efter nytår vi er jo ikke herre over hvordan de skærer ned i kommunerne men det viser også bare at socialdemokratiske kommuner lige nu skærer ned i forhold til de udsatte grupper

prioriterer på den måde så den udsatte person som er vant til at komme på natcaféen

nørrebro går hen til en lukket dør det er kristendemokraterne der så sørger for at den dør

ved at gå ind og tage ansvar politisk

en udlændingeaftale som vi ikke er en del af men som

sige alle de ting man gerne vil men hvor er de konkrete resultater

jeg jo vestjyde og en beskeden mand

kristendemokraternes ene mandat faktisk har større

de internationale konventioner

på den lovgivning der bliver gennemført hvor hvor vi

men så synes jeg også man måske

man forvente af et mandat vi var ikke i en

i skattelettelser når jeg nævner de her ting

kommer til at betyde rigtig rigtig meget for rigtig mange mennesker vi vi kan jo ikke redde hele verden med et mandat men jeg håber da og det kan vi jo så også se både

og meget gerne i forbindelse med næste års finanslovforhandlinger for vi har faktisk

på baggrund af de resultater vi har leveret her

er i overensstemmelse med virkeligheden det

fordi der er en organisation der skriver at det er i strid med nogle rettighedserklæringer at det så er sandheden

er jo at hvis der er en misbruger hvis der er en som er sindslidende som

fællesskab have noget hjælp på natcafeen hernede på nørrebro i en

afgørende mandat for en regering der havde mistet sit flertal

stærk position at forhandle ud fra

der jo ikke er andre her i salen end netop de halvfems mandater bag finansloven der vil stemme for herre per ørum jørgensen er citeret i politiken den ni elleve man kan fristes til at kalde det kristendemokraternes nineeleven for at sige min analyse har hele tiden været at de stramninger ville blive virkelige uanset om jeg sad med ved bordet eller ej jeg har svært ved at få den analyse til at gå op

sf medlemmet

med det afgørende mandat

fået en udlændingeaftale som jeg tror vi hurtigt

samtidig med at man så havde fået ufinansierede skattelettelser for tre milliard kroner

at gå ind og og søge indflydelsen på det

vil bare sige til sf

det på samme måde gør mennesker op i nytteværdi

at det system vi har foreslået ikke gør mennesker op i nytteværdi men lad nu det ligge for herre per ørum jørgensen siger at han har valgt at søge indflydelsen

har betydet at man altså har været nødt til

stemme for det her pointsystem men også at man

senere ikke vil stemme for et ændringsforslag der vil fjerne de fattigdomsskabende ydelser

og halvtreds timers reglen og starthjælpen som kristendemokraterne jo ellers hævder at være inderligt imod men det har man

og lyttede efter da ordføreren var ved det punkt i sin tale og jeg har

det man har fået er en allerede planlagt motorvej mellem herning og holstebro

meldt ud før finanslovforhandlingerne begyndte og man har fået et center for kystturisme en slags museum derfor undrer det mig

det kan måske være meget godt at sikre et partis eftermæle med et museum

hvis s og sf har lagt den strategi

s og sfs pointsystem ikke gør folk op i nytteværdi

bag det pointsystem som s og sf foreslår

kigge på pointene skal man have en vis uddannelse for at komme ind i danmark

folk op i nytteværdi vi har en holdning til det og den går ud på at vi mener at familier skal

blive i danmark hvor vi så stiller nogle krav

danskfærdigheder og så videre det er vores udgangspunkt

reddet julen for de svageste i vores samfund

tilkendegive og stå ved at

som kristendemokrat

hvor der blevet seks og tyve procent

hvor der er tohundredetusind danskere

mogens jensens spørgsmål hen i retning af at man har sådan meget meget

til hvad vi kan levere med ét mandat at vi kunne ændre på

fattigdomssituationen med ét mandat er måske

i al stilfærdighed hvor det betyder noget konkret jeg ved ikke rigtig hvad socialdemokraterne har gjort i forhold til at forbedre den situation

initiativ fra socialdemokraternes side hvor det betyder noget hvor det ikke bare er snak

bare sige at det vi har gjort konkret er hvis folk vil på natcafé nørrebro hvis man vil besøge varmestuen i slagelse hvis man vil besøge den blå paraply i randers som er et værested den blå socialcafé i hjørring perlen i nykøbing mors café vita

kan sikre noget støtte

jo alle sammen op om

nødt til at hjælpe herre mogens jensen i forhold til at læse det politiske og

det var ikke den afgørende stemme

har hele tiden været klar så sent som da der var tvivl

hvis bare man fik sine tre milliard kroner i skattelettelser så kan det godt være at herre mogens jensen har en interesse i at få det her til ikke at betyde noget og ikke se betydningsfuldt ud men jeg tror bare for den hjemløse eller den misbruger eller den sindslidende

har sin faste gang på et af de her væresteder

det sted hvor herre mogens jensen er er stillet op hvor jeg hvor jeg selv har været ude

for nylig og faktisk talt med med beboere som græd

det skulle lukkes nu bliver det så også reddet

meddelte at det var fejlagtigt at antyde at de havde det afgørende mandat

jeg så forstå på ørum jørgensen

misforståelse at mene at herre per ørum jørgensen og kristendemokraterne havde det afgørende

mange år ikke nu

søgt indflydelse vel vidende at der i hele pakken også er nogle ting som man ikke bryder sig om

et kompromis

tidligere svenske leder af kristendemokraterne

blev dømt umoden og fejlede i sit forsøg

men det er jo rigtigt at man skal have evnen til at kompromis og man skal udnytte at man har

jeg valgte sådan set den løsning at stå helt uden for den aftale

jeg må så bare konstatere at når jeg kigger mig rundt i folketingssalen

tage imod kritik fra det radikale venstre

at søge kompromisets kunst

jørgensen omkring det at vi har udsatte

en bedre tilværelse det synes jeg er en utrolig vigtig diskussion jeg

hvorvidt det er realistisk at de mennesker

et tidspunkt altså kunne komme ud og forsørge sig selv

af den finanslovaftale som han så er med til at indgå

jeg er enig i analysen af det radikale venstre de er jo en sådan lidt sjov størrelse specielt

det kunne klæde det radikale venstre

at komme i arbejdstøjet og det er måske også derfor det

det at folk kommer i arbejde og bliver selvforsørgende er vigtigt

anmodning som så er bygget ind i

det er mennesker der har været i en udsat situation noget af det mest livsbekræftende for mange af de her mennesker er jo at blive stillet i udsigt at de også på et tidspunkt kan komme ind

tjene deres egne penge betale skat og så videre det

helt logisk at noget af det man kan se når man kigger ud

en uansvarlig økonomisk politik bliver ramt af en højere rente

med portugal

jeg meget enig

både det ene eksperiment

og det andet eksperiment med at man bare skal fyre fyrretusind offentligt ansatte sænke skatten til fyrre procent og så afskaffe

den sociale situation jeg er ikke sikker på at nogen af de

to eksperimenter duer det er i hvert fald

og derfor synes jeg egentlig at

den ansvarlighed der ligger bag den her finanslov

midt og vestjyske ud over

om en ny motorvej mellem holstebro og herning overskriften i finansloven er

hvor stor er sikkerheden for

en motorvej mellem holstebro og herning der står at

motorvejen forudsættes finansieret ved indtægter ved salg af statslige ejendomme statslige aktieposter med videre

og det forudsættes at projektet igangsættes i to tusind og tretten hvis

socialdemokraternes finansordfører stiller mig det spørgsmål

i det fremtidige arbejde hvis man skulle få et flertal

det at man henviser til statens aktiver er faktisk

anvendt metode i et finansministerium og det vil herre morten bødskov også få glæde af hvis han

kom frem i dag i god tid

man ikke skriver hvilke af statens aktiver

godt kan siges at være lige så meget uld

én statslig ejendom som skal sælges

et godt råd videre til socialdemokraternes

skrev et konkret eksempel ind på hvad det var man

ikke kunne få den pris for det som som det var værd

morten bødskov hvis han skal være finansminister en dag at det nok er

handle på

på det samarbejde nu kunne jeg forstå at herre kristian

en en underlig ting at

vores reformprogram

en skam at blive væk fra en fest som man ikke

nej jeg tror ikke jeg generer nogen ved at sige

ud af at samarbejde på trods af forskellighederne

enige om at den sociale indsats i forhold til det

det er jo så sådan man kan vælge at arbejde i folketinget vi har det sådan hos

vi kan samarbejde med alle partier

sikre og bidrage til at vi får indflydelse på politikken

kunne jo også vælge at stille os uden for finansministeriet og protestere mod pointsystemet med et banner

sikre regeringens

kan gøre for socialt udsatte mennesker i danmark

har

jeg ved ikke hvad jeg skal sige til

morten bødskov eller fru margrethe vestager

gøre opmærksom på nogle ting jeg vil sige

med de resultater vi har fået

ikke rigtig se hvordan man skal konkludere at det så betyder at varmt værdifællesskab med dansk folkeparti jeg tror egentlig jeg var meget ærlig omkring hvad vi bryder os om og hvad vi ikke bryder os om

som jeg egentlig tror de radikale også vil vil synes er en god ting når den bliver etableret

folkelig debat hvor højskolerne er inddraget

tage ordet som privatist jeg følte det som om der var adskillige der kiggede den vej da jeg nævnte muligheden for det jeg synes faktisk det er lidt underligt herinde i folketinget

kommer herind oplever man at der er en hel masse restriktioner

afslutningen af finanslovdebatten

skal man lige ind at tjekke først om den pågældende minister har slettet sig af listen

og man må kun stille to spørgsmål til den samme minister og to spørgsmål til to forskellige ministre

kan sandelig ikke lade sig gøre hvorfor er alle de der forskellige regler blevet lavet ja de er jo blevet lavet

ikke så mange i salen lige pt det kommer der men

der gennemførte efterlønnen i nitten ni og halvfjerds den er blevet ændret mange gange siden

i dag er der et stort bredt flertal bag efterlønnen senest blev reformeret i to tusind og seks det der er problemet her

er at af de partier som

efterlønsreformen og bekræfte den både i

er også nogle nye partier der er opstået ud af næsten ingenting kan man sige og derfor er der selvfølgelig et spørgsmål omkring

her hen over sommeren i forbindelse med genopretningsplanen

en slags schweizerkniv den kan løse alting hver gang der er

for dansk folkepartis vedkommende er det de fremmede

to schweizerknive i dansk politik derfor er der grund til at kigge lidt på det og vi har jo

vi hører altid fra liberal alliance at der kan spares milliarder af kroner det hører vi også fra vores venner i venstre nu og de konservative er også begyndt at snakke om det selv om de to sidstnævnte partier

er reelt sådan i dag at efterlønsordningen koster sytten

der vil være med i ordningen til selv at betale det er sådan at hver

en ordning der har en meget stor og bred folkelig opbakning derfor

også kigge på om det nu også er klogt at lave den om

efterlønsordningen blev skruet sammen på

rettighed og man kan se hvem det er der bruger den den lever fuldstændig op til de mål som blev handlet af i

jeg kan jo huske hvordan det skete i

sf jo meget imod at vi ændrede efterlønsordningen jeg har nu forstået at sf

vil være med og accepterer velfærdsforliget fra to tusind og seks men det der er

at de to partier aldrig nogen sinde har stemt

som ikke har de der gode pensionsordninger som bankdirektører og andre det er jo den fattige mands pensionsordning

at holde fast i at vi skal have den her efterløn i fremtiden

i dansk politik der er en økonomisk ansvarlig linje som regeringen dansk folkeparti og kristendemokraterne tager ansvaret for

som føres af s og sf man kan jo nogle gange stille spørgsmålet om debatterne her i salen flytter noget men det gør de jo for et års tid siden

erkendte socialdemokraterne at skattereformen

fuldt finansieret

havde sagt det modsatte men også i dag er jo blevet en mærkedag faktisk en stor mærkedag og debatten her viser jo at man har flyttet tingene herre morten bødskov erkendte fra denne talerstol i formiddag at de offentlige udgifter til velfærd ja til hele den offentlige sektor er steget under hele vk regeringens tid fra to tusind og to til to tusind og elleve endnu mere bemærkelsesværdigt var det jo at herre ole sohn slog fast at alting er gået frem siden madsen mygdal som regerede fra

det skal herre morten bødskov og

have en tak for for det er jo vigtigt at vi i politik

beslutningerne så meget desto bedre men herre morten bødskov løftede

også sløret for den økonomiske politik som en fru helle thorning schmidt og herre villy søvndal regering vil føre

det var ærlig talt lidt skræmmende men det forklarer jo så samtidig en hel del man taler jo i disse tider meget om oplevelsesøkonomi men det har

i sandhed fået en helt ny betydning efter herre morten bødskovs udlægning af s og sfs oplevelse af økonomien

oplevelse af økonomien være det økonomiske pejlemærke nu skal landet styres efter ja ikke virkeligheden og kendsgerninger

i dansk økonomi nu skal statsregnskabet gøres op efter herre bødskovs fornemmelser og følelser

i den offentlige sektor så er det forkert hvis

noget andet når tallene viser som herre ole sohn sagde

kroner til kernevelfærden siden nitten tre og halvfjerds er en nedskæring så det er jo herre bødskovs følelser

det forklarer jo temmelig meget det forklarer hvorfor herre morten bødskovs eget finanslovforslag er underfinansieret med

når eu giver en henstilling om at nedbringe underskuddet så mener herre bødskov ikke at det skal efterleves

han føler at eu og de internationale långivere bør behandle danmark anderledes så når han mangler ti milliard kroner i at opfylde henstillingen bygger det på en god oplevelse han har haft på et eller andet tidspunkt

har den følelse at der er blevet mindre velfærd så skyldes det jo nok at han mener at de offentligt ansatte laver mindre end før og den insinuation vil jeg sige jeg er helt uenig i for jeg mener at de offentligt ansatte gør en stor

indsats men herre morten bødskov

at de skal øge de offentlige udgifter

højere end den vækst skiftende regeringer har planlagt efter de seneste tyve til tredive år fra det udgangspunkt skal der så hentes nogle penge hjem ikke blot til at finansiere de mange løfter om højere udgifter men også

at bringe det offentlige underskud ned for at indfri eu henstillingen

problemet er at de konkrete forslag til skattestigninger ikke henter de penge hjem som s og sf påstår der mangler omkring ti milliard kroner for at indfri eu henstillingen det er bundlinjen når der regnes efter de samme principper som blev anvendt af skattekommissionen

må de jo give et klart svar på om skatten

eller om de vil undlade at indfri deres mange og udgiftskrævende

er konsekvensen af deres økonomiske plan en markant stigning

den offentlige gæld det fører til stigende renteudgifter det vil fortrænge andre udgifter til velfærdsydelser og det øger risikoen for pres på kronen og stigende renter som de senere års uro på de internationale finansmarkeder

mankoen skyldes at skattestigningerne ganske enkelt ikke vil indbringe de beløb som s og sf hævder i en fair løsning fremgår det at der skal gennemføres reformer på sigt som kan styrke de offentlige finanser men der er stort set ingen konkrete tiltag i planen der kan skaffe de penge hjem i stedet antages det og jeg går ud fra at det er et udslag af herre morten bødskovs følelser at pengene kommer i kassen det antages i en fair løsning

hentes femten milliard kroner på lang sigt gennem en aftale med arbejdsmarkedets parter

hvad en sådan aftale skal indeholde og hvor mange af de knap tre millioner danskere på arbejdsmarkedet der vil støtte op om en aftale

kan ikke få s og sf til at komme med deres bud der antages og jeg går ud fra

en større beskæftigelsesvirkning af øget uddannelse på længere sigt

men det er jo ikke et tiltag som afspejler en anden politik end regeringens det er blot en anden teknisk beregningsforudsætning om virkningerne af denne politik

sikre udfordringen med den langsigtede holdbarhed er det finansministeriets vurdering

fair løsning mangler et tocifret

milliardbeløb minimum elleve milliard kroner og måske op til otte og tyve milliard kroner

s og sf har jo som bekendt udstedt mange og store valgløfter og på en eller anden måde nærmer det sig jo

derfor kan vi jo også læse og høre at s og sf leder efter begrundelser for at slippe ud af dette forhold man arbejder med kan jeg forstå på pressen et kasseeftersyn hvis eneste begrundelse jo må være at legitimere at de kan løbe fra deres mange løfter hvis de skulle vinde næste valg

mere reelt var det jo hvis s og sf selv lavede et eftersyn af deres mange løfter et reelt økonomisk baseret og ikke et følelsesmæssigt eftersyn

s finanslovforslag er underfinansieret med ni milliard

fører det jo til en stigning i den offentlige gæld højere renteudgifter og risiko

skattepolitik som s og sfs forslag indeholder medfører en reduktion i arbejdsudbuddet på

finanspolitiske målsætning nemlig at reducere væksten i det offentlige forbrug man planlægger derimod en vækst vi må som sagt ikke høre mere om de tolv minutter eller de femten milliard kr som arbejdsmarkedets parter skal skaffe og det er jo mærkeligt at vi ikke bare kan få en antydning af et forslag men at der skal være sådan noget mystik omkring det her

rulle dagpengene tilbage

skal dagpengene hæves i begyndelsen og sænkes senere

nu her senest forleden dag oplevede vi

som jo langt overstiger hvad man selv har afsat

i fair forandring men i hvert fald er man jo langt over grænsen for hvad man så påstår

afsat hvis vi nu bare tager det forslag på folkeskoleområdet så koster en tolærerordning to milliard kroner

milliard kroner man vil give en pc til alle skoleelever hvis vi nu siger at man kunne forhandle det frem

fem hundrede kroner for en pc så er det en udgift på ni hundrede million kroner man vil lægge loft over hvor mange der kan være i klassen fire og tyve elever det er yderligere ni hundrede million kroner man vil indføre læsecafé det koster seks hundrede og fem og halvtreds million kroner derudover

hundrede skoler

sfo at der skal det være gratis

være hundrede men der ligger yderligere to hundrede million kroner så vil man afsætte midler til indeklima og alle skal have nye bøger og så videre det er udgift udgift på udgift

ikke er finansieret

klima og energipolitik og jeg skal love for

mette frederiksens og sfs mange løfter i milliardklassen som skal indfries efter et valg

hvordan man på trafikområdet lover at man skal

hvert eneste år det ligger på socialdemokratiets hjemmeside i et program der hedder grøn trafik regeringen har fremsat et førtidspensionsforslag

som skal give et arbejdsudbud og styrke holdbarheden det er s og sf imod vi har fremlagt et et su forslag som også skal sikre at vi får et større arbejdsudbud det er s og sf

når man lægger det hele sammen og når man hører og læser hvad s og sf foreslår så er

ende til den anden

så skal de rige betale det her fint det forslag til millionærskat

s s og sf har fremsat indbringer tror jeg otte hundrede million kroner

og socialdemokrater der er til stede her i dag kan høre hvor hult det klinger regeringen laver et kasseeftersyn en gang imellem det seneste kasseeftersyn vi lavede var konvergensprogrammet i februar måned det viste at der var store udfordringer i dansk økonomi og derfor tog vi fat med genopretningspakken i maj måned s og sf har stemt imod næsten alle elementer i den pakke

almindelig politisk anstændighed tilsiger at man forholder sig til kendsgerningerne men det er jo her i dag at vi har fået en skelsættende nyhed vedrørende den økonomiske politik nemlig at

er baseret på herre morten bødskovs oplevelser fornemmelser og hvad han ellers sådan drømmer og får anelser om

jeg kommer så nu til et af de meget store mysterier i dansk politik

den radikale sjæl er vel kendetegnet ved ubeslutsomhed vi kender alle sammen billedet med det her tagselvbord hvor den radikale bliver helt lammet men det virker som om det traume udvikler sig og udvikler sig som tiden går de radikales finanslovforslag fra september

det ligger så langt fra s og sfs udspil som det næsten er muligt

i dansk politik de radikale går ind for forkortelsen af dagpengeperioden s og sf har tordnet mod det her forslag og vil rulle det tilbage de radikale vil sætte marginalskatten ned s og sf er på vej i en helt anden retning blandt andet med den føromtalte millionærskat de radikale vil udfase efterlønnen men prøv at spørge helle og villy om det har nogen gang på jorden de radikale siger at de

s og sf lægger op til at skatten skal øges markant men man kan dog sige at de radikale kan blive enige om at fremsætte underfinansierede forslag om højere offentlige udgifter selv om både vismændene og nationalbanken advarer imod

på det her punkt kan man så henvise til de radikales finanslovforslag som jo øger det offentlige underskud med fem

at deres forslag er fuldt finansieret men der vil jeg bare advare

dagens debat viser at der er to veje i dansk økonomisk politik den ene vej er regeringens som er en økonomisk ansvarlig vej regeringens hovedprioritet er at genskabe balance i den offentlige økonomi

fastkurspolitikken fastholdes det er den eneste måde hvorpå vi kan fremtidssikre det danske velfærdssamfund heroverfor står oppositionen

de økonomiske udfordringer

oppositionen en vækst i de offentlige forbrugsudgifter

højere end den vækst som skiftende regeringer har planlagt efter de seneste tyve til tredive år og hertil kommer at skatterne vil stige markant med genopretningsaftalen er der lagt en klar køreplan for at genoprette den offentlige økonomi regningen efter krisen bliver betalt og med finanslovaftalen for to tusind og elleve retter vi nu fokus mod at skabe bedre vækstmuligheder i danmark fremadrettet

afsæt i vækstforum sætte endnu stærkere ind for at styrke vækstmulighederne

med et meget direkte spørgsmål til finansministeren

tale ned om at fagbevægelsen har vist ansvarlighed til gerne at ville se på at være med til at øge den gennemsnitlige arbejdstid nu læser jeg følgende op for finansministeren

øget og mere fleksibel arbejdstid i det offentlige kan også bidrage til sunde

står i økonomisk redegørelse men min kritik går på herre morten bødskov at vi ikke må høre et eneste forslag fra s og sf om hvordan de femten milliard

alle forslag bliver hældt ned ad brættet og det er da underligt

at de har et columbusæg som kan løse alle landets problemer uden at nogen kan mærke noget men man vil

ikke fortælle bare antydningsvis at

finansministeren nu skriver under på publikationer

kan bidrage til at skabe sunde finanser så er den jo ligesom ude og

gøre godt det er vi så enige om der står at en øget og fleksibel arbejdstid kan give sunde finanser

kunne bidrage lidt mere til fællesskabet millionærer og bankdirektører og andre som har fået frit spil under den her regering

kan løse nogle økonomiske problemer men fortæl mig hvordan

det er jo bare noget magi man siger herre morten bødskov skal udfylde femten milliard kroner for at få sin plan til at hænge sammen og det eneste herre morten bødskov siger

øget og fleksibel arbejdstid jamen hør nu her lad os da høre hvori det består skal det være en time mere i den ugentlige

på den diskussion jeg må så også erkende at vi jo også i

gjort for at få en afbalanceret løsning da vi jo alle sammen skulle bære byrder i den her forbindelse så vores genopretningspakke

sammensat af tre elementer den er sammensat af at vi holder de offentlige udgifter i ro

manuskript som finansministeren

det kræver at man har humor og det var der ikke

så kan vi jo nærme os hinanden finansministeren anerkender i økonomisk redegørelse nøjagtig som s og sf at øget arbejdstid er en del af løsningen jeg vil i øvrigt også henvise til side seks og fyrre til fire og halvtreds i

der er fire og tredive konkrete

det er altså noget mere end de tre linjer der står i økonomisk redegørelse så vi er lidt mere konkrete end regeringen men lad

tryllekunstneri om

efterfølgende stilfærdigt må erkende ja den her regering hæver faktisk skatterne med tyve milliard kroner dertil kommer så

nu ser vi bort fra de ufinansierede skattelettelser som regeringen og statsministeren senest

og rigtig fine følelser løste de økonomiske problemer vi står med i landet men desværre slipper vi jo ikke så let det kan godt være at herre ole sohn synes at jeg skulle have præsenteret de her problemer på en mere humoristisk måde

en situation hvor s og sf bager op til noget

det er vi jo nødt til at få en debat om en gang imellem

er jo netop afslutningsdebatten

gør et vist indtryk om man bare skal fjerne den her debat fra s og sfs plan men skal der være mening i et folkestyre

skal man jo have de forskellige valgmuligheder over for hinanden

her ting men har sådan noget woodooagtigt med

tingene nok kan blive løst som finansminister må jeg jo erkende at tingene ikke løser sig af sig selv og det er jo mærkeligt at der skulle findes en plan

hele den der skrevne tale var jo forståeligt nok en stor kritik af oppositionen altså vi kritiserer også regeringen

svare svarer ministeren

hæver skatterne med tyve milliard kroner ja siger finansministeren denne regering mener faktisk også at det er fornuftigt at øge arbejdstiden som en del af løsningen ergo har regeringen jo bevæget sig i retning af nogle af de løsninger s og sf har om at vi også er nødt til

og til skattelettelser og derfor står vi med regningen og derfor skal der skæres ned på kernevelfærden ude i

at når vi foreslår at gennemføre noget der øger arbejdsudbuddet

stemmer s og sf imod dagpengereformen er jo en del der medvirker til løsningen af det problem

det spørgsmål når man er imod de ting vi foreslår som øger arbejdsudbuddet hvad er det så man vil sætte i stedet for så siger herre ole sohn at øge arbejdstiden jamen fint hvis herre ole sohn vil øge den ugentlige arbejdstid med en time

at fremstille det som om herre ole sohn har svar på noget som helst herre ole sohn fejer det hele ind under gulvtæppet og siger

har vi løst de her problemer men sådan spiller klaveret jo ikke i politik vil ole sohn man er nødt til at få frem hvad

for nogle konkrete forslag vælgerne skal da også vide hvad det er herre ole sohn agter at foretage sig som

så fordrer det selvfølgelig også at man selv er i stand til at give klare svar

nationalbanken regner med at det tal kommer til stige til ti milliard kr inden

hvis ikke man vil gøre regning uden vært og regne reformer med der endnu ikke er

vedtaget i folketinget det betyder altså at regeringen står og skal redegøre for et sted mellem ti og femten milliard

om at bringe balance i dansk økonomi

komme fra finansministeren skal lige huske at landets statsminister i mandags lovede at sundhedsudgifterne

konsolidere økonomien med fire og tyve milliard

vi omprioriterede ti milliard

og tretten tre milliard kroner til uddannelse fordi vi skal opnå de her fem og halvfems og halvtreds procent målsætninger

til svage grupper så vi havde

en øvelse i genopretningspakken

giver vi et løft til sundhedssektoren på to milliard

inden i selve den her genopretningspakke og det betyder

med de økonomiske udsigter vi har at vi skal blive skarpere og bedre til at omprioritere i den kommende tid for forbedringerne i den offentlige sektor

ved at vi omprioriterer og ved

er genopretningsplanen allerede skredet med fordi nulvæksten ikke holdt det er fem milliard kr man mangler i økonomisk redegørelse

nationalbankens nok lidt mere realistiske vurdering af hvordan

udgifter bliver til trods for regeringens

ambitioner så er det ikke fem milliard

man mangler det man skylder svar på

tretten hvor de offentlige udgifter skal holdes i ro vi har gennemført nogle meget skrappe sanktioner

vi kan modregne tre milliard kroner i bloktilskud vi modregner individuelt tres procent i de kommuner

regnskabspligt der skal laves politisk godkendte halvårsregnskaber og så videre

derfor er jeg ret sikker på at budgetterne bliver holdt

og tretten og så længe kommuner og regioner holder budgetterne i to tusind og elleve giver merforbruget i to tusind og ti ingen problemer i forhold til målet om balance i to tusind og femten

eller i forhold til eu henstillingerne de budgetter som kommuner og regioner har vedtaget for to tusind og elleve ligger oven

viser jo at samfundets indkomster vokser i to tusind og

tror med fire og halvtreds milliard kroner det er jo også en slags penge men når man så kigger på hvordan

det her er jo ligesom beregningen af hvad konsekvensen af regeringens politik

at en meget stor klump af de penge vi tjener ekstra næste år

private forbrug til at købe biler og køleskabe og

vi ser på hvad der afsættes til velfærd så er der negativ vækst så er der benhårde besparelser

at den private sektor i danmark vokser

vi har brug for at danskerne får tillid til at de kan bruge nogle flere penge så vi kan få nogle flere penge i den private sektor og det er jo dér vandene skilles

frank aaen ser bort fra hele tiden er jo at de mange penge som vi fordeler herinde til velfærd skal tjenes et bestemt sted nemlig i den private sektor

derfor skal vi jo være ømme over for at vi ikke udsulter den private sektor og husk nu på at der er mistet ethundrede og firstusind

den offentlige sektor er vokset med tredivetusind

jo selv fremlagt en lang række forslag til mere beskæftigelse også inden for private virksomheder vi synes bare

og miljøet i modsætning

så det giver jo ikke beskæftigelse så jeg synes

men her går en stor del af pengene altså til noget der ikke skaber beskæftigelse og så har man samtidig valgt at den offentlige sektor skal

jeg tror faktisk ikke der er en modsætning mellem de to ting jeg betragter det da som en del af velfærden at vi kan købe noget hos elgiganten at vi kan købe noget hos fona

østtyskland hvor der ikke var noget

er helt afgørende er jo at vi kan få noget eksport

vi kan tjene nogle penge det er vel sådan set den banale

sandhed om det her jeg må jo så

bruge formuleringen enhver anstændighed tilsiger at man skal kunne svare konkret og

hvis jeg lige skal gøre historikken

synes jeg faktisk at den er på regeringens side den oprindelige udfordring i to tusind og syv da vi lavede to tusind og femten planen var en udfordring strukturelt på fjorten milliard kroner så gennemførte vi i og ni skattereformen og vi gennemførte i

en jobplan som gav de syv milliard kroner så var der en udfordring på syv milliard

som jeg sagde før laver vi jo et kasseeftersyn en gang imellem og det gjorde vi

at krisen havde slået os ud af kurs økonomisk set og udfordringen var så en og tredive milliard kroner strukturelt

femten jeg kan så ti måneder senere konstatere at af de en og tredive milliard

som udfordringen var har vi nu løst seks og tyve milliard kroner med genopretningspakken inklusive dagpengereformen vi har fremlagt en su reform og en førtidspensionsreform som giver en

og det vil sige at udfordringen fra nu af

milliarder så skal hentes

en krise i to tusind og otte den kunne vi nok rimeligvis ikke forudse ved sidste folketingsvalg men må jeg gerne have lov til at sige og jeg ved at de radikale ikke bryder sig om det

det jeg støder på er at vi har fået en eu henstilling at vi skal under tre procent af bnp

med genopretningspakken

mangler ti milliard kroner i at løse den helt nære udfordring så har vi udfordringen

løst over syv og tyve milliard

også nok klare at løse den

er jo det som fru margrethe vestager må

socialdemokraternes omsorg for hvordan vi

er udgifter der falder i seksten og fremefter og tro mig

må vi også holde igen med de offentlige udgifter og det er jo i al sin enkelhed det regeringen og dansk folkeparti har besluttet

regningen op og derfor skal vi i de næste tre år

det betyder at de offentlige udgifter til næste år vil være de samme som og ti dog forøget med pris og lønudviklingen i de kommende år og det det ved jeg

at herre klaus hækkerup er imod for jeg kan jo se at socialdemokraterne og sf stiller massevis af ufinansierede forslag så

sig selv at man ikke vil respektere det men det er jo den byrde

sørge for at vi kommer sikkert igennem den her krise

er at holde de offentlige udgifter i ro

betyder kort sagt at vi får mindre

regeringen har ikke forlangt at kommunerne skulle spare en eneste krone regeringen har hvert år set og fået præsenteret hvad kommunernes budgetter er vi har leveret pengene den ulykke nogle kommuner er kommet i er jo at de ikke har kunnet overholde deres egne budgetter efter to tusind og ni hvor vi et helt år igennem måtte høre om hvordan man alle steder havde sparet viste det sig så

regnskabet kom at man havde brugt

at man sparede gav sig udslag i at man havde brugt fem milliard kroner mere vi finansierer gennem de aftaler vi laver de budgetter som kommunerne

det eneste vi forlanger er jo sådan set at man overholder sine egne budgetter som fru pia olsen dyhr måske kan huske indgik der i vores udspil om genopretningspakken at man skulle spare fire milliard kroner

skal jeg

det er helt i orden nu holder vi jo på formerne her de og du og

jeg synes det er meget meget fint hvis pia olsen dyhr kan komme med ét forslag hvor vi har forlangt at kommunerne skal spare kom med et forslag så vil jeg gerne se det hvor er det vi har forlangt at kommunerne skal spare vi har godkendt deres budgetter de er historisk høje og det eneste vi forlanger er at man har orden i pengesagerne vi kan jo konstatere at man havde en oplevelse af at spare i to tusind og ni

ikke overskrider budgetterne

at der er

at man i i skolerne oplever at der bliver presset flere og ind i lokaler hvor der næsten ikke er plads til dem at ældre

at handicappede ikke længere kan få

og ikke kan få hjælp til at tage den medicin de har behov for og så videre kunne ministeren ikke forklare

det er vigtigt at man her

er historisk høje og vi leverer finansiering til det så er der nogle kommuner der ikke kan styre deres økonomi

ligesom fru line barfod må sørge for at der er overensstemmelse derhjemme mellem indtægter og udgifter

må kommunerne selvfølgelig også det og det vi oplever i øjeblikket

at man har overskredet budgetterne nu skal vænne sig til den ubehagelige ting at budgetterne skal overholdes men tilbage bliver bare

bedt kommunerne eller forlangt at de skulle spare vi har tværtimod leveret penge til at de kan overholde deres budgetter og så er der nogle kommuner der må spare nogle kommuner har opført sig økonomisk fornuftigt nogle bruger ethundredetusind kroner per folkeskoleelev om året og andre kommuner bruger halvtredstusind kroner per folkeskoleelev om året nogle kommuner har nitten offentligt ansatte per tusind indbyggere andre kommuner har elleve administrativt ansatte

ministeren det er vigtigere

mener jeg heller ikke jeg leverer de aftalte penge til kommunerne og i to tusind og elleve får kommunerne det samme beløb som i to tusind og ti det er oven i købet fremskrevet med løn og prisudviklingen så man kan have det samme personale som man har i år fordi beløbet fremskrives med lønudviklingen man kan købe de samme varer og tjenesteydelser til næste år fordi beløbet fremskrives med prisudviklingen så er der nogle kommuner der har haft et kæmpe overforbrug men ligesom det gælder for fru line barfod

skal vi da sørge for at indtægter og udgifter hænger sammen

skosede finansministeren

med hvad der foregår ude i samfundet og jeg må sige efter

voksnes efteruddannelsesmuligheder som regeringen jo gør her fra to tusind og elleve

et enkeltfagskursus på hf hvor man skærer i uddannelsesydelsen til voksne med tyve procent og hvor man fjerner

ubehageligt når man ikke kan imødekomme alting jeg ved godt det er en følelse som ikke deles af socialdemokraterne men hvis følelser overskygger realiteterne så bliver følelser nogle gange

et problem og derfor kan man nok ikke føre et lands økonomi på følelser vi har været meget omhyggelige med de besparelser

måttet gennemføre og blandt andet kunne man jo konstatere

på enkeltfags hf var mange der var tilmeldt men

mange færre der gik op derfor var vores skøn at man dér måske i et ret stort omfang var ovre

man tog og derfor var det et område hvor vi mente at

at gennemføre nogle besparelser men jeg skal jeg skal da ikke skjule

ikke at kunne imødekomme alle ønsker det er ikke sjovt at skulle konsolidere økonomien men det vi har bestræbt os på er at friholde de kompetencegivende

betyder i et område som jeg repræsenterer i det vestjyske er at en vestjysk virksomhed der

en til at kunne noget tysk eller et andet sprog i forbindelse med at styrke eksporten nu skal til at betale titusind kroner mod i dag ni hundrede kroner

der gerne vil have adgang til internettet skal til at betale titusind kroner for at få it undervisning

ikke medgive mig at det giver en social

vi tilrettelægger den økonomiske politik sådan at den er retfærdig vi prøver

jo siddet her i dag og lyttet til at at der i

tale om store besparelser på undervisningsområdet og der er jeg nødt til at sige at der på finansloven for to tusind og

elleve er en stigning i bevillingerne på det statslige område til ungdomsuddannelser videregående uddannelser og

på over to milliard kroner i forhold til to tusind og ti

jo også se

stiger i to tusind og elleve

der fremføres fra s og sfs side

vi forholder os til de økonomiske realiteter der er nogle byrder der skal bæres og vi prøver

indledning til den her runde de tyve minutter brugte finansministeren til

regeringen har forestillet sig at de konkrete konsekvenser vil være af de tredive milliard

efter to tusind og tyve planen kommer til at mangle hvordan skal de udmøntes finansministeren vil sikkert læne sig tilbage og sige at det skal kommunerne

de må gøre sig lidt dygtigere og overholde deres budgetter hvordan er det finansministeren forestiller sig at der skal mangle titusind job i den offentlige sektor i en tid hvor befolkningen spørger efter ydelser fra den offentlige sektor fordi vi falder bagud på

er jo nemt for herre orla hav at stå og sige det herre orla hav repræsenterer et parti hvis finanslovforslag for to tusind og elleve mangler ni milliard kroner i finansiering

man skulle opfylde eu henstillingen

jeg ønsker bare at vi kan få en reel debat her i salen om de økonomiske udfordringer landet står over for og der kan jeg jo bare se at de svar som s og sf giver overhovedet ikke bidrager til løsningen af de problemer

fremlagde forleden dag kan man jo konstatere at der alene i år er ansat tolvtusinde og femhundrede flere i den offentlige sektor og så forudser vi at den vil blive reduceret med tre tusind til næste år

være ved naturlig afgang at at de ting sker så det billede herre orla hav

af situationen er jo pivforkert og det er jo derfor at herre orla hav

mange konkrete bud vi fik på hvad det var finansministeren og regeringen ville gøre ved de her udfordringer hvis jeg sådan

skal fortælle finansministeren hvad det er befolkningen oplever i øjeblikket ja så er det at der ændres ganske alvorligt på skolestrukturen i vores land det er ikke alle steder det bliver modtaget lige godt og det er ikke alle steder det bliver forbundet med at det var det regeringen sagde da den fik de budgetter vedtaget

som kommunerne skulle arbejde efter nu sidder store kommuner og reducerer ganske alvorligt i skolestrukturen

at kommunerne skal spare en eneste krone kommunerne skal overholde deres budgetter nu inddrager herre orla hav regionerne vi har tilført regionerne to milliard kroner mere i to tusind og elleve til sygehusvæsenet

erkendelse at de offentlige udgifter

hvordan kan man så stå her i salen og sige at vi har skåret ned de har aldrig været større herre ole sohn sagde det

med det der nye it system

om finansministeren er enig i de betragtninger der kom fra den medarbejder i finansministeriet

hvad det rent faktisk er regeringen mener om det her punkt så sent som i mandags

hvad statsministeren mente om og regeringen er blevet modsagt ikke bare af dansk folkeparti og rigsrevisionen men stort set alle andre der arbejder bare en lille smule med sundhedsvæsenet

været meget klare i mælet inklusive finansministeriets egne medarbejdere

ministerierne med at afdække den overbetaling

overbetaling og

da regeringen indførte ordningen

var det en helt unik løsning løsning der var designet til at gøre op med den tidligere regerings og vel alle socialisters opfattelse af at der kun skal være én løsning

vælge der skal ikke være valgmuligheder for

vi ville godt gøre op med det at bedrestillede patienter og rige mennesker

blive behandlet uden om det offentlige sygehusvæsen og derfor indførte vi den her unikke ordning så blev der fastsat en pris dengang og ligesom med mobiltelefoner

huske da jeg fik min første mobiltelefon og

og det var rigtig rigtig dyrt at benytte den

og mobiltelefoner er i dag meget billigere og det er meget billigt at sende sms beskeder

finansministeren svarede at kigge nogle af de uddannelsesnedskæringer igennem

at man ikke kan få voksen su inden for en række områder på samme måde som tidligere sparer

tyve million kroner over tre år og så tager vi lige

søgningen og den samlede aktivitet på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser er jo som bekendt steget markant i de senere år og den i bund og grund positive udvikling har så også medført at at udgifterne stiger med den genopretningspakke vi vedtog i

er der gennemført omprioriteringer af offentlige udgifter for i alt ti milliard

er der ikke desto mindre opført en stigning i bevillingerne på det statslige område til ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser

det er det samme som undervisningsministeren har sagt

nogle steder sparer og andre steder tilfører

men fru christine antorini vil kun diskutere de steder hvor der spares det billede der hele dagen i dag

ned på undervisningsområdet og her er svaret bare at vi bruger to milliard kroner mere i

undersøgelse der blev lavet for et par år siden

hvorfor taler man hele tiden om besparelser i kommunerne når

den genopretningspakke og de besparelser som

ytring om at det skulle man nok få gjort også selv om

vil godt lige sige

vi lavede et kasseeftersyn i februar marts måned der viste hvad udfordringen var

femten vi har sagt

statsregnskabstallene for

og tyve plan og når vi ser hvor stor udfordringen er er så vil vi vi selvfølgelig tage stilling til

på den anden side siger finansministeren jeg har ikke andet at sige om det end det

så tvivl om menneskers livsgrundlag

og tyve plan når vi har det talmateriale der skal til

fru margrethe vestager løser løser vi de her udfordringer og vi har siden

hvor udfordringen viste sig at være på en og tredive milliard

i kommunerne i to tusind og ti

skolefritidsordningen

vil gerne sige

forlangt at kommunerne skal spare en eneste krone vi fremsatte i vores genopretningspakkeforslag at kommunerne skulle bidrage til omprioriteringen til sygehusvæsenet med fire milliard

men vi besluttede i forhandlingerne at tage det ud og resultatet blev

trods af at der er så mange til stede fra s

er der ingen der har kunnet nævne ét spareforslag vi har en ting som vi forlanger det forlanger vi af os selv

det er at man overholder de aftaler og de budgetter man indgår kommunernes budgetter for

er historisk høje det eneste vi forlanger er at man overholder de budgetter så er det jo rigtigt at der er nogle kommuner der ikke har kunnet styre deres udgifter og der bliver selvfølgelig

til det andre kommuner har kunnet styre deres udgifter nogle regioner for eksempel i sydjylland kan styre deres økonomi de fire socialdemokratiske regioner kan ikke styre deres

nedad til

hvordan det må være i dag at være

jeg tænker man ude i kommunerne men tilbage

nogle

har store konsekvenser for det private erhvervsliv

vi er også optaget af lukkedagene

lavet en aftale med kommunerne om hvordan de her lukkedage skal være vi har kompenseret kommunerne for det og det er klart at hvis man ikke fra kommunernes side lever op til den aftale ja så vil vi naturligvis tage det op men vi har kompenseret kommunerne over bloktilskuddet

aftale vi har lavet om at begrænse de her lukkedage og lægge dem på nogle bestemte

der er en understrøm i den danske befolkning som finansministeren åbenbart er uvidende om

nemlig i de familier hvor mor eller far er arbejdsløs

har forkortet dagpengeperioden fra fire til to år og når de to år er gået hvad så er man nødt til at gå

hus og hjem ender det med at familien bliver splittet det

også over hvordan som finansministeren siger at den kortere dagpengeperiode forøger beskæftigelsen regeringen påstår jo at halveringen af dagpengeperioden vil

giver herre østergaard noget men herre morten østergaard fra det radikale venstre svarede jo meget fremragende på det spørgsmål fra herre frank aaen eller fra fru line barfod tidligere på dagen

noget at gøre med at menneskers søgeadfærd ændrer sig og det burde herre eigil andersen som arbejdsmarkedsordfører jo

og at ungdomsledigheden bider sig fast og hvis herre eigil andersen går ned og ser

under alle omstændigheder er tallene for langtidsledighed og for ungdomsledighed lavere

på trods af krisen har kunnet holde

det viser de nyeste tal hvis man skal ændre søgeadfærd som det så smukt bliver formuleret her

altså nogle ledige job og det er der jo ikke vi har ethundrede og halvfjerdstusind arbejdsløse dem i den officielle statistik plus dem der er i aktivering der ikke tæller med i statistikken men antallet af stillinger eksempelvis på jobnet er jo mellem

kan det jo ikke have sin rigtighed at fordi man forkorter

har en kort ledighedsperiode det der bekymrer enhver der beskæftiger sig med arbejdsmarkedet

langtidsledigheden fordi vi ved

sværere er det at komme ind i et job den anden bekymring er ungdomsledigheden det at du får en skæv start på dit arbejdsliv ved at gå arbejdsløs i lang tid er selvfølgelig et problem men for begge gruppers vedkommende viser de danske tal at vi ligger meget lavt og vi ligger under alle omstændigheder

lavere end under nogen periode under nyrupregeringerne og det på trods af at vi har haft den største

økonomiske krise siden anden verdenskrig det er da et meget meget fornemt resultat og jeg vil henvise til de tabeller der er i økonomisk redegørelse

se hvordan det er gået i andre lande

skal se hvad udfordringen er før vi finder ud af hvad det er for nogle initiativer der skal tages det må da være simpel logik pt arbejder vi efter en

og det er da også derfor vi gør hvad vi kan

i landet så vi kan få gang i beskæftigelsen igen det er jo det vi alle sammen arbejder for og det er jo det fru julie rademachers parti også burde deltage i i stedet for at stikke folk blår i øjnene

den største økonomiske krise

det bliver jo ikke bedre af at fru julie rademacher bliver ved at gentage noget der er forkert fru julie rademachers parti

at man kan komme igennem den største krise siden krakket i wall street eller anden verdenskrig uden at det har nogen omkostninger jamen hør nu her det er jo det

fra regeringens side fra dansk folkepartis side fra kristendemokraternes side har måttet tage til efterretning

vi står i den krise vi skal igennem den alle kriser har en omkostning vi har så tacklet det ved at sige nu hvad vi gerne vil gøre i modsætning

på finansloven som der er i øjeblikket jeg selv kommer fra et område i landet hvor der kun er knap syv og halvfjerds

der får en ungdomsuddannelse nemlig lolland

er det en procent yderligere der får

de unge mennesker til at gå ind i uddannelsessystemet og man må sige at en af de

positive ting der er kommet ud af den her krise jo

at de unge strømmer ind på ungdomsuddannelserne

det er jo lige præcis det vi har brug for i det danske samfund

også derfor vi har måttet lave nogle prioriteringer der kan sikre at vi får det store optag men debatten i dag har jo handlet om disse massive nedskæringer i undervisningssektoren og der er det bare at jeg i al stilfærdighed siger

i to tusind og elleve bruger to milliard kroner mere til uddannelse

lave nogle besparelser der rent faktisk er med til at gøre at der formentlig lukkes nogle uddannelsesafdelinger

jeg kunne godt høre at ministeren mente at det mest var nogle pensionister

vil man sikre strategierne det er jo dejligt at de strømmer ind på uddannelsesinstitutionerne men de skal ikke kun strømme ind

men det er jo en af vores hovedprioriteter at vi skal have flere ind

ungdomsuddannelserne og at vi skal flere ind

kompetencegivende uddannelser og har set mere på nogle af de områder hvor der ikke er en kompetencegivende uddannelse så

finansministeren taler om at oppositionen vil

når finansministeren selv laver et kasseeftersyn så er det meget eftertænksomt

interessante iagttagelser man

trods alt sagt nogle gange at han er meget optaget af arbejdspladser i den private sektor det er jeg da glad for bliver nævnt for

næsten tohundredetusind arbejdspladser i den private sektor

i den diskussion vi har haft her i dag er jo at jeg tror at det kasseeftersyn som s og sf vil foretage når de kommer i regering skal bruges som platform for at slippe ud af alle de uansvarlige overbud man har givet i de sidste mange år det er milliard på milliard på milliard vi så i dag hvordan det var på trafikområdet med otte milliard kroner om året jeg jeg redegjorde for hvordan

af samfundsøkonomien og

gælder jo lige så meget for s og sf

vi konstatere at bare med hensyn til eu henstillingen mangler s og sf ti milliard

det er det jeg i al beskedenhed prøver

ude i noget der ligner et vælgerbedrag og det kasseeftersyn som man tilsyneladende går og taler med journalister om kan jo kun forstås på den måde at man vil bruge det til at stå af på sin egen politik

samfundsøkonomien så herre steen gade kan jo udmærket se at

jeg konstaterer at finansministeren taler om to slags kasseeftersyn et han tror på og et han ikke tror på

akilleshæl nummer et hos den her regering

rasmussen i november to tusind og syv sagde at vi har brug for en virksomhedsrettet innovationsstrategi

drive virksomhed i danmark

hovedforpligtelse at der kan findes

foreslår vi konsoliderer økonomien

er troværdighed omkring økonomien på de internationale finansmarkeder herre steen gade vil kunne se at rentespændet til tyskland

viljen til at føre en ansvarlig økonomisk politik stiger renten og for hver en procent

det svar som herre villy søvndal og

punktet vi er kommet til vedrører

selv om vi bare skal stemme

statsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en af finansministeren det er vedtaget til §

udenrigsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to fire af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og elleve af

afstemningen slutter

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem af finansministeren det er vedtaget der stemmes

afstemningen slutter for stemte to og halvtreds halvtreds

er forkastet ønskes afstemning

nummer seks otte af finansministeren de er vedtaget

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ni

elleve af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og tre og halvtreds af rv

for stemte otte og fyrre

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tolv og tretten af finansministeren de er vedtaget til § syvende finansministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fjorten til en og tyve af finansministeren

økonomi og erhvervsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tyve af finansministeren det er vedtaget jeg betragter

det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre og tyve til to og fyrre af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre og fyrre af finansministeren og der kan stemmes

afstemningen slutter for stemte en hundrede og ni

ændringsforslaget er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og fyrre til seks og fyrre af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer syv og fyrre af finansministeren

er vedtaget ønskes afstemning om

nummer otte og fyrre af finansministeren det er vedtaget der stemmes

nummer ni og fyrre af finansministeren og der kan stemmes

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer halvtreds til otte

tre og tres til seks og tres af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer syv og tres af finansministeren der kan stemmes

afstemningen slutter

er vedtaget ønskes afstemning om

ni og tres til fem og halvfjerds af finansministeren de er vedtaget

om ændringsforslag nummer seks og halvfjerds til ni og firs af finansministeren de er vedtaget til § femtende socialministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer halvfems til syv og halvfems af finansministeren de er vedtaget der stemmes

der stemmes om ændringsforslag nummer ni og halvfems af finansministeren der kan stemmes

afstemningen slutter

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer hundrede og en hundrede og en af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og to af finansministeren der

nummer en hundrede og tre og fem hundrede og tre og halvfjerds til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes

er vedtaget ønskes afstemning

og syv af finansministeren de er vedtaget der stemmes

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og otte og en hundrede og ni fem hundrede og otte og halvfjerds og fem hundrede og ni og halvfjerds og en hundrede og ti til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes

fem hundrede og tolv af kan stemmes

afstemningen slutter

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning

om ændringsforslag nummer en hundrede og atten af finansministeren der kan stemmes

afstemningen slutter for

vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og nitten af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og en og tyve til tolv fem

finansministeren de er vedtaget der stemmes

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag

og syv og tyve af finansministeren det er vedtaget til § sekstende indenrigs og sundhedsministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og otte og tyve af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og ni og tyve af finansministeren

afstemningen slutter

er vedtaget der stemmes om

tredive af finansministeren der kan stemmes

afstemningen slutter

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og en og tredive og en hundrede og to og tredive af finansministeren de er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og syv og tyve af s og sf som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og tre og tredive af finansministeren

afstemningen slutter

ændringsforslaget er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og fire og tredive til

finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og otte og tredive af finansministeren der kan stemmes

ændringsforslaget er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og ni og tredive og en hundrede og fyrre af finansministeren de er vedtaget der

en og fyrre af finansministeren der kan stemmes

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

hundrede og tre og fyrre af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og fire og fyrre af finansministeren der kan stemmes

og otte og tyve af s og sf som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og fem og fyrre af finansministeren der kan stemmes

afstemningen slutter for stemte

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og seks og fyrre af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og ni og tyve af s og sf der kan stemmes

ni og halvtreds hverken for eller imod

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem

om ændringsforslag nummer fem hundrede og

om ændringsforslag nummer fem hundrede og firs af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og syv og fyrre af finansministeren der kan stemmes

ændringsforslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og en og tredive af s og sf

det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og en og firs af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og tre og tredive af

sf der kan stemmes

beskæftigelsesministeriet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og to og firs af finansministeren der kan stemmes

ønskes ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og to og tres af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og tre og tres af finansministeren

og tre og firs en hundrede og fem og tres og en hundrede og seks og tres af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og fire og tredive af s og sf der kan stemmes

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og otte og halvtreds

afstemningen slutter for stemte halvtreds

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og fem og tredive af s og sf der kan stemmes

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og syv og tres til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes

afstemningen slutter

ændringsforslaget er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en hundrede og seks og firs til

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og ni og firs af finansministeren der kan stemmes

ændringsforslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer en hundrede og halvfems af finansministeren der kan stemmes

de er vedtaget der stemmes

afstemningen slutter

hverken for eller imod stemte ændringsforslaget er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to

de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og otte af finansministeren der kan stemmes

afstemningen slutter for stemte otte og halvtreds halvtreds

vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to

af finansministeren de er vedtaget til § attende ministeriet for flygtninge indvandrere og integration der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og femten af finansministeren der kan stemmes

afstemningen slutter for stemte syv og halvtreds

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og tres af

imod en hverken for eller imod stemte ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og seksten af finansministeren

afstemningen slutter for stemte otte og halvtreds og

ændringsforslaget er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og en og tres af rv

afstemningen slutter for stemte halvtreds

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og sytten af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og atten af finansministeren

afstemningen slutter for stemte en hundrede og syv imod stemte en hverken for eller imod ændringsforslaget er vedtaget

finansministeren de er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og to og tres af rv som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og tre og tyve og to hundrede og fire og tyve af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og tre og tres

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to

og tredive af finansministeren de er vedtaget der stemmes

afstemningen slutter for stemte fem og fyrre

om ændringsforslag nummer to hundrede og en og tredive til

to hundrede og otte og fyrre og to hundrede og ni og fyrre af finansministeren de er vedtaget til § tyvende undervisningsministeriet

og halvtreds og to hundrede og en og halvtreds af finansministeren de er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og fire og tres

som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og to og halvtreds og to hundrede og tre og halvtreds af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og fem og tres af

afstemningen slutter for stemte halvtreds

er forkastet jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og syv og tredive af s

som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og fire og halvtreds og to hundrede og fem og halvtreds af finansministeren de er vedtaget der stemmes

jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og seks og tres

rv som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og seks og halvtreds af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og syv og halvtreds af finansministeren

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to

de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to hundrede og halvfjerds af finansministeren der kan stemmes

afstemningen slutter for stemte otte og halvtreds

af finansministeren de er vedtaget der stemmes

og fem og halvfems af finansministeren der kan stemmes

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to hundrede og seks og halvfems til

og to og tredive af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og tre og tredive af finansministeren

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og fire og tredive af finansministeren

afstemningen slutter for stemte syv og halvtreds

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og fem og tredive til

og fem og fyrre af finansministeren de er vedtaget

kulturministeriet der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og seks og fyrre af finansministeren der kan stemmes

ændringsforslaget er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og syv og fyrre af finansministeren det er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og syv og tres af rv som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og tretten af

der stemmes om ændringsforslag nummer tre hundrede og seks og tres af finansministeren

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og fjorten af el der

afstemningen slutter

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og syv og halvfjerds af finansministeren

nummer fem hundrede og otte og tres af rv der kan

afstemningen slutter for

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre

af finansministeren de er vedtaget jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og ni og tres af rv som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre hundrede og seks og halvfems til

de er vedtaget der stemmes

af finansministeren der kan stemmes

ændringsforslaget er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og femten til

de er vedtaget

ministeriet for fødevarer landbrug og fiskeri ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og fem og tredive og fire hundrede og seks og tredive af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og halvfjerds af rv

afstemningen slutter

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire

af finansministeren de er vedtaget

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og tres af finansministeren

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire hundrede og en og tres

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og tres af finansministeren

afstemningen slutter for stemte fire og fyrre

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og ni og tredive af s og sf som forkastet det er forkastet ønskes afstemning om

og syv og halvfjerds af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire

afstemningen slutter for stemte en hundrede og tre imod

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag

af finansministeren de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og seks og firs af finansministeren der kan stemmes

der stemmes om ændringsforslag nummer fire hundrede og syv og firs af finansministeren

for stemte en

hverken for eller imod stemte ændringsforslaget er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og fem og halvfems og fire hundrede og ni og firs til

de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og seksten

som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og atten af el

afstemningen slutter for stemte to

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og nitten af el

afstemningen slutter for stemte to

er forkastet jeg betragter ændringsforslag nummer fem

som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og en og tyve af

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og en og halvfjerds

afstemningen slutter for stemte syv

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og to og tyve af

og en og fyrre af s og sf som forkastet de er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og to og fyrre af s og sf der kan stemmes

afstemningen slutter for stemte en og halvtreds

er forkastet jeg betragter

det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og fire og fyrre af s og sf der kan stemmes

afstemningen slutter for stemte ni og fyrre

og fem og fyrre af s og sf som forkastet det er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og seks og fyrre af s og sf der kan stemmes

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og to og halvfems til

af finansministeren de er vedtaget til § syv og tredive renter ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem hundrede og seks og halvfems til

otte af finansministeren de er vedtaget

otte og tredive skatter og afgifter der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og syv og fyrre af s og sf

afstemningen slutter for stemte ni og fyrre

der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og tre og tyve af la

afstemningen slutter

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks hundrede og ni af finansministeren det er vedtaget ønskes afstemning om

og ti af finansministeren det er vedtaget der stemmes

afstemningen slutter for stemte en og halvtreds

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fem hundrede og fire og tyve

afstemningen slutter for stemte syv

er forkastet jeg betragter ændringsforslag nummer fem hundrede og otte og fyrre

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks hundrede og elleve til

de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seks hundrede og femten af finansministeren der kan stemmes

afstemningen slutter

nummer seks hundrede og sytten af finansministeren der kan stemmes

afstemningen slutter

ændringsforslaget er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks hundrede og atten af finansministeren det er vedtaget der stemmes

seks hundrede og nitten af finansministeren der kan stemmes

afstemningen slutter for stemte en hundrede og otte imod

er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seks hundrede og tyve af finansministeren der kan stemmes

afstemningen slutter for stemte otte og halvtreds

og en og tyve af finansministeren det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seks hundrede og to og tyve af finansministeren der kan stemmes

folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag